rasmus nordqvist holger k nielsen aaja chemnitz larsen og magni arge beslutningsforslag nummer b en hundrede og to og halvfems

medlem af folketinget fru pernille schnoor har meddelt mig at hun fra og med den fireogtyvende april to tusind og seksten er udtrådt af den socialdemokratiske folketingsgruppe og indtrådt i alternativets folketingsgruppe fra medlem af folketinget ane halsboe jørgensen der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den otteogtyvende april to tusind og seksten atter kan give møde i tinget per husteds hverv som midlertidigt medlem af folketinget

da det ikke er tilfældet

at lovforslaget

ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

som vedtaget det

eksisterer dog allerede i dag har universiteterne en mulighed for at søge om bygningsmæssigt selveje det fremgår af universitetslovens § tredivete i universitetsloven er der tilmed beskrevet en proces og rammevilkår for en eventuel overdragelse regeringen ser ikke grund til at ændre på de regler

at regeringen sidste efterår

en reform af sea ordningen danske universiteters tilbagemelding på reformen har overordnet været positiv det tager jeg som udtryk for at reformen imødekommer en række af de ønsker som universiteterne har rejst universiteterne får med reformen en opprioritering af fornyelse og vedligehold af bygninger og laboratorier der muliggør løbende reinvesteringer som ikke betyder øget husleje for universiteterne transport og bygningsministeriet har indledt dialog med universiteterne om implementering af reformen nu har liberal alliance i beslutningsforslag b fem og firs ikke specifikt henvist til københavns universitets

række fordele for universiteterne hvis de opnår bygningsmæssigt selveje det tror jeg også de fleste i debatten vil erkende argumenterne går i høj grad på om universiteterne så vil

dermed bedre økonomiske prioriteringer hvis de ejer bygningerne og dermed kan belåne dem ligeledes vil man ganske givet også fjerne noget bureaukrati i den løbende renovering hvis ikke man skal inddrage myndighederne i samme grad som det er tilfældet i dag

det her spørgsmål har stor betydning for deres evne til at løfte deres indsats inden for forskning og undervisning

en sådan diskussion mener socialdemokraterne

skal foregå partierne imellem og det skal ske på et ordentligt og meget oplyst grundlag jeg må sige at beslutningsforslaget fra liberal alliance

foreligger beregninger om konsekvenserne på hverken kort eller langt sigt derfor mener jeg at diskussionen såfremt den skal tages skal tages i regi af ministeriet nu hørte vi lige alle at ministeren klart afviste

være et bygningsmæssigt selveje for

og de har jo også fået afslag på den ansøgning

og uddannelses samt forskningsrelaterede konsekvenser ved de her disponeringer med andre

udgangspunkt hvis ministeren

jeg vil i så fald også forvente at man selvfølgelig ville kunne have en diskussion på et tilstrækkelig oplyst grundlag men det er altså

motivation bag forslaget

til beslutningsforslaget at formålet er at sikre at universiteterne kan bruge flere midler

og uddannelse ligesom man vil understøtte universiteternes mulighed for langsigtede

forslagsstillerne sammen med resten af blå blok

og det betyder selvfølgelig også nedskæringer på

og undervisning med store konsekvenser for kvaliteten

få selveje på sine bygninger og der er

en diskussion som vi har haft over flere år

henvist til at københavns universitet har bedt om selveje

der har så været et rigtig langt forløb og vi har hørt rigtig mange ting

spurgte jeg den daværende minister på området om en status på kus ønske om selveje og svaret på det tidspunkt var der foregår en intern proces i regeringen omkring københavns universitets anmodning om bygningsselveje det er en stor og kompliceret sag som omhandler overdragelse af aktiver for mange milliarder det er derfor vigtigt at få belyst alle aspekter og konsekvenser jeg forventer at københavns universitet snart vil kunne få en tilbagemelding det var så i maj

november kom der så en afgørelse hvor ku

en tilbagemelding

lavet en grundig analyse at man havde kigget på bygninger at man

kigget på muligheder for hvordan det kunne gøres

etableres men hvad er det så man svarer københavns universitet på deres ansøgning man starter med at konstatere at man har besluttet at afvise anmodningen så skrives der

under den tidligere regering regeringen har grundigt afvejet fordele og ulemper for både staten og københavns universitet ved bygningsselveje det er vurderingen at der for staten som helhed opnås den mest hensigtsmæssige styring og forvaltning af de statslige ejendomsaktiviteter ved at fastholde en central forvaltning af ejendomsporteføljen

vil derfor ikke modtage et tilbud om overdragelse af de statslige bygninger som baggrund for det brev

ikke har den kapacitet til at styre byggeprojekter som man skal have hvis man skal have selveje og for eksempel skal styre store nybyggerier hvorfor har man ikke det på ku jamen det har man jo nok ikke fordi man ikke har den opgave i dag der står så også i rapporten at det selvfølgelig vil kunne opbygges

så undrer det mig bare når det handler om sådan en overordnet vurdering af

lave den overvejelse undervejs har vi hørt forskelligt om at man kigge på det ene og kigge på det andet og så ender man med den her ganske korte beskrivelse jeg skal ikke sige hvordan

tilbud om selveje for ku skal se ud

om at det her ville ende i en model

forelagt som de ikke kunne gå ind på

mulighed for selveje men når det så kommer til stykket laver man lige en konkret vurdering det enkelte sted af at det kan man ikke det synes jeg faktisk ikke er anstændigt heller ikke at man trækker det i langdrag på den måde som man

forslag der meget minder om

forløb om nu handler det her om at alle universiteter skal have den mulighed og det synes vi

set de skal have så må man diskutere vilkårene og se om det er noget universiteterne ønsker men at de skal

vi fra dansk folkepartis side fuldstændig enige i

når socialdemokraternes ordfører tidligere henviser til at skal vi diskutere det her skal vi

i dag var at det materiale som jeg

i ministeriet som grundlag for den her beslutning kunne komme til udvalgets kendskab så kunne vi jo ud fra det

for dermed at bruge flere penge på kerneopgaven

starte med at sige når det er sagt

jeg må følge trop og ligesom ministeren bekendtgøre at mit parti venstre desværre ikke kan

er muligheden for selveje gennem § tredive allerede indskrevet i universitetsloven og jeg har svært ved at se

aktualiserer behovet for at ændre

vigtigt at forholde sig til at regeringen sidste efterår vedtog en reform af statens ejendomsadministration og den særordning det dækker over de tilbagemeldinger der har været fra landets universiteter og læringsmiljøer har sådan set været ganske positive

vores holdning været noget andet hvis hvis de meldinger der var kommet retur havde været dybt kritiske og den dialog der havde været mellem administrationen politikere og universiteterne var sket i en mere negativ og og problemfyldt tone

det indtryk jeg sidder tilbage med tværtimod er det mit indtryk at reformen har

i tilfredshed med det der er vedtaget

diskutere på hvilke vilkår universiteter kan overtage de bygninger de lejer i dag den nuværende særordning giver mulighed for at man kan reducere sine omkostninger gennem fleksibilitet og dermed faktisk også bruge flere penge på den kerneopgave man jo løser ved at forske

set er tilfredsstillende men imødeser også gerne en en bredere dialog hvis det er

vi tager en debat jeg mener dog ikke at beslutningsforslaget motiverer tilstrækkeligt til at vi kan støtte det og samtidig ser jeg den mulighed der ligger for allerede i dag at

talerstol som dfs ordfører men

bag beslutningen om ikke at give københavns universitets bygninger selveje

forestille mig at ordførere fra la

df eventuelt kunne finde på at stille men jeg vil

med at sige at venstre mener at de nuværende regler på området er skruet rigtig fint sammen hvorfor vi desværre ikke kan støtte las beslutningsforslag

tæt på at befinde sig i

nu

på niels brock det gav mig anledning til at realisere besparelser på to

gøre opmærksom på at der findes gode muligheder for at bruge vores penge smartere det håber jeg også

jo

det er mit indtryk hvis vi ser bredt ud over universitetsverdenen at man faktisk er glad for den ordning der findes i dag jeg har ikke modtaget henvendelser fra universiteter der fortæller at den reform af sea ordningen jeg nævnte tidligere har været til ugunst at man er utilfreds med de parametre der

eller at man på anden måde føler sig dårligt behandlet jeg forstår at der i den sag med københavns universitet er nogle kriterier der gør at man ikke har bevilget

den problemstilling herre henrik dahl bringer

nogle udfordringer på den her konto

udfordringer jeg egentlig mener vi i fællesskab bør bør se på jeg har desværre ikke medbragt en færdigret af løsninger

slutte af med at sige at jeg sådan set mener at den lovgivning vi har i dag fungerer ganske fortrinligt

det må jo betyde at man mener der mangler penge på området

jeg også gerne benytte lejligheden til at foreslå liberal alliance at de kæmper imod de planlagte besparelser på uddannelse og

samtidig

sige at jeg ikke helt forstår hensigten med netop

at liberal alliance kunne opklare hvordan det her forslag ville betyde besparelser for universiteterne og hvordan det

i realiteten ville ændre noget i forhold til

enige så langt at vi i hvert fald ikke ønsker at statens midler bliver brugt på uhensigtsmæssigt bureaukrati

idet vi ser det som et led i en privatiseringsproces og en markedsgørelse af uddannelsessystemet

proces som igen ofte fører til at folketinget fralægger sig en del af ansvaret og henviser til universiteternes selveje selvbestemmelse og egne bestyrelser når det kniber med kvaliteten og økonomien den ansvarsfralæggelse ønsker vi ikke mere af tværtimod mener vi at vi

herunder også deres økonomi

ude på universiteterne men vi mener ikke løsningen ligger i

for dermed på kort sigt at redde økonomien

let har kunnet opsige nogle af de lejede bygninger

vi helst havde set undgået

have været hvis de havde ejet bygningerne vi vil gerne være med til

hvordan man kan lette bureaukratiet på universiteterne

som den søde sygeplejerske på skadestuen sagde i behøver ikke

beslutningsforslaget fra liberal alliance skal jeg starte med at sige at alternativet

universiteterne kan overtage egne bygninger mod en betaling i form af en andel af ejendomsvurderingen hele selvejetankegangen støtter vi i

alternativet et af vores klassiske

nogle synspunkter med liberal alliance

mulighed for at råde over egne bygninger så er der noget i den her debat som på en eller anden måde måske er lidt svær at forstå der er noget med

fået afslag og vi hører også både ministeren og venstres ordfører sige at

ku og staten

vi mener helt klart at hvis man som universitet går ind og vurderer at man har likviditeten og har viljen til og muligheden for at overtage de bygninger som man

var til rektormiddag i sidste uge

var ret interessant jeg spurgte selvfølgelig til

at det bliver nemmere for dem at overtage bygningerne

det handler også om muligheden for at tiltrække udenlandske forskere for dem har det faktisk

vil investere i dem hvilke man vil bruge og så videre det betyder rigtig meget for

til danmark at man har den sikkerhed det gjorde faktisk stort indtryk på mig

dels fordi vi tror at universiteterne godt kan finde ud af at varetage den funktion der er nogen der har været meget bekymret for at man ville

fra bygningerne over til forskning og uddannelse og at det kunne

vi tror på at gymnasierne kan finde ud af det så mon ikke også

bygningsmæssigt selveje

have dobbeltadministration og så er det altså også på et tidspunkt

at være konstruktive på andre måder og se

og det her er i hvert fald et sted hvor jeg da kunne håbe der kunne komme et flertal uden om regeringen der så kunne

selv at få økonomien til at hænge bedre sammen så

det ikke gøre noget hvis man brugte færre penge på bygninger og flere på forskning og uddannelse som følge af bygningsmæssigt

i universitetsloven i dag hvorfor vi i

ikke kan støtte beslutningsforslaget universitetsloven beskriver både proces og de vilkår der skal til for en eventuel overdragelse og derfor ser vi

beslutningsforslag og ændrer reglerne på nuværende tidspunkt vi noterer os også de kommentarer ministeren har haft om den nye sea ordning som faktisk har prøvet at forbedre vilkårene for universiteterne

også det at danske universiteter faktisk har været glade

model for at hjælpe universiteterne økonomisk jeg kan godt

hjælpe dem ud af den dårlige økonomiske situation

som en holdbar løsning for at give bedre kvalitet i uddannelserne og så har jeg det grundlæggende sådan at hvis liberal alliance virkelig vil hjælpe universiteterne

de jo stemme imod regeringen og droppe omprioriteringsbidraget ude på universiteterne for det vil jeg tro gør en meget større forskel end det at man vil give universiteterne bedre mulighed for måske at belåne deres bygninger men men er det holdbart på sigt det kan jeg godt stille mig tvivlende over for

der ligger den hjemmel i loven til at man kan gøre det derfor støtter vi

så hvis ordføreren spørger om jeg vil være med til at kigge på sea ordningen og om den kan laves anderledes hensigtsmæssig

og fremlægger forslag for modeller for selveje selveje vil give en række nye muligheder for universiteterne til at samtænke investeringer og drift og når ansvaret

og beslutningerne samles ét sted netop ude på de enkelte uddannelsesinstitutioner

alt andet lige give mindre bøvl og bureaukrati

de daglige udfordringer og behov og det er også dem der kan se mulighederne så selveje styrker ledelsen fordi ansvaret entydigt samles og sikrer at de økonomiske incitamenter peger i den rigtige retning selveje giver også nye frihedsgrader og mulighed for at prioritere så rent principielt

vi konservative naturligvis glade for selveje

vi får lavet et grundigt grundigt analysearbejde som underbygger de faktiske forhold og muligheder og ikke mindst den økonomiske side for det er nok her

vi konservative har det største største forbehold

når der i teksten blot står at universiteterne får mulighed for at overtage bygningerne imod betaling af en andel af ejendomsvurderingen hvad ligger der så præcis

vi nødt til at få afklaret det konservative folkeparti bakker op om beslutningsforslagets overordnede intentioner men vi ønsker at regeringen fremlægger forskellige muligheder for økonomiske modeller og indtil de foreligger vil vi afvente en endelig model for selveje men herfra

sir humphreyer der også er i stand til at finde på yderst elegante små fif

staten vil gerne ses som en rundhåndet sponsor af forskningen den vil gerne ses som en stat der overholder barcelonamålsætningen men staten vil også gerne spare og

nu har staten både overholdt barcelonamålsætningen og sparet en masse penge jeg ved godt at sir humphrey prisen ikke findes men hvis der fandtes en sir humphrey pris for kreativt embedsmandsarbejde

betragtning til sir humphrey prisen er at vi jo med det her system

særdeles glimrende system til

give universiteterne modsatrettede interesser og spille dem ud imod hinanden det ville sir humphrey selvfølgelig også være stolt af jeg har noteret mig

de meldinger der er kommet fra de forskellige partier

indtil videre jeg ser meget frem til

måske kunne komme ud af den ud over at der vil blive gjort et almindeligt godt stykke arbejde i oplysningens tjeneste måske var at der ville komme en præcisering af hvordan

de eksisterende regler rent faktisk skal anvendes

de universiteter som måtte ønske at bruge de eksisterende regler bedre ville blive i stand til i fremtiden at

til en positiv behandling og gøre sig fortjent til at nyde godt af reglerne

optræde også mere professionelt som bygningsejer

naturmedicin baggrunden for forslaget er at et stigende antal danskere benytter sig af

sætte større fokus på alternativ behandling

rigtig fint og det er en intention som vi fra regeringens side fuldt ud deler men selv om jeg

intentionen bag sfs forslag

jeg samtidig en lille smule forundret over beslutningsforslaget

i dag for hvis man skruer tiden bare

var det netop med en sundhedsminister fra i spidsen at den

fra januar to tusind og tretten valgte at nedlægge det daværende vifab videns og forskningscenter for alternativ behandling vifab var netop en uafhængig institution der havde til formål

sikre forskning i og udbrede viden om alternativ behandling og naturmedicin

forstå at sf tilsyneladende har skiftet mening og ønsker at

det er måske i sig selv lidt besynderligt at sf beder en ny regering om at prioritere alternativ behandling efter at man selv kun

er er sf måske også en lille smule for sent ude for som jeg tror

har regeringen sammen med de øvrige partier bag finansloven dansk folkeparti liberal alliance og konservative allerede

ud af de fem million kroner er de fire af dem afsat til en pulje til forskning i alternativ behandling som sundhedsstyrelsen allerede har slået op puljen har fokus på brobygning mellem behandlingen i det etablerede sundhedsvæsen

patientforeninger som indgår partnerskaber med forskningsinstitutioner det etablerede sundhedsvæsen brancheforeninger for alternative behandlere rab registrerede behandlere eller andre det står i sig selv i kontrast til

sundhedsminister i spidsen fjernede de midler der var afsat til forskning i alternativ behandling

vi gjort med finansloven for to tusind og seksten

alternativ behandling styrelsen for patientsikkerhed der sekretariatbetjener rådet for alternativ behandling holder i to tusind og seksten en række konferencer workshops og informationsmøder for både alternative behandlere og autoriserede sundhedspersoner for at øge kendskabet på tværs rådets hjemmeside bliver desuden opgraderet med en række faglige indlæg om

og søge efter registrerede alternative behandlere i nærheden af

informere borgerne om blandt andet rab ordningen og klagemuligheder

med de fem million kroner vil kunne opnå en øget forskningsbaseret viden om

understøtte brobygning og partnerskaber mellem det etablerede sundhedssystem

og alternative behandlere og det er der brug for

vil midlerne også kunne bidrage til at højne kendskabet på tværs mellem alternative behandlere og autoriserede sundhedspersoner

klæde befolkningen bedre på i forhold til deres muligheder og rettigheder

benytter sig af alternativ behandling så nævner forslagsstillerne i beslutningsforslaget at en uafhængig institution for alternativ behandling kan være med til at styrke patienternes

i dag er sådan lidt usikkert for patienterne at benytte sig af alternative

som det er hele folketinget bekendt

brancheadministreret registreringsordning hvor formålet

styrke danskernes sikkerhed når

behandleren og selv om regeringen nu har afsat

kroner til alternativ behandling er det ikke ensbetydende med at der ikke allerede i dag sker noget i forhold til alternativ behandling sundhedsstyrelsen oplyser at alternativ behandling indgår i styrelsens faglige arbejde med nationale kliniske retningslinjer indtil nu indgår alternativ behandling i fem kliniske retningslinjer blandt andet med fokus på akupunktur klimaterapi og

dertil har vi også sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling som varetager en central rolle i forhold til formidling af viden om alternativ behandling til borgere patienter og sundhedsprofessionelle samtidig

er rådet det overordnede centrale samarbejdsforum mellem alternative behandlere og de relevante myndigheder det indebærer også den vigtige opgave med netop

bygge bro imellem alternativ behandling og det mere etablerede sundhedssystem en brobygning som vi fra regeringens side finder helt central i forhold til at styrke den alternative behandling til gavn for

er der den økonomiske del af sfs

her foreslår sf

godt nok at de fem millioner som allerede er afsat på finansloven og seksten skal overføres til den uafhængige institution man ønsker at oprette som en start hertil må man jo sige at midlerne i to tusind og seksten allerede er taget

selv om sf nu foreslår at bruge penge som man ikke selv har taget ansvar for at være med til at finde samtidig

få pengene til at drifte den uafhængige institution efter to tusind og seksten så alt i alt må vi forstå det sådan at

lad mig til slut give en kort opsummering i regeringen anerkender vi intentionen i

forslag om at styrke området for alternativ behandling det er også derfor vi har prioriteret midler til området

samtidig vurderer vi at patienternes sikkerhed i relation til alternativ behandling allerede varetages hensigtsmæssigt i dag det sker blandt andet igennem rab ordningen og via arbejdet generelt i styrelsen for patientsikkerhed og sundhedsstyrelsen på den baggrund kan regeringen ikke støtte

af alternativ behandling og der er rigtig mange grupperinger inden for hatten eller paraplyen af alternativ behandling nu foreslår sf her at der skal laves et

skal placeres uden for sundhedsstyrelsen men lad mig blot lige resumere lidt hvad det er historikken er jo altså det tidligere videnscenter for alternativ behandling kaldet vifab startede i nitten

otte og halvfems og det blev lukket per første januar to tusind og tretten

det er korrekt at det var den tidligere borgerlige regering som havde truffet beslutning om meget drastiske besparelser i sundhedsministeriets regi så fik vi et regeringsskifte men da var pengene altså taget væk fra budgetterne og det var så den socialdemokratisk ledede regering der trådte til i to tusind og elleve

at man blev nødt til at lukke vifab for at få økonomien til at hænge sammen det man jo så gjorde var at man flyttede centrale dele af det der var vifabs funktion over i sundhedsstyrelsen

drive og opdatere den hjemmeside som sikrer en meget høj grad af tilgængelighed og opdaterethed på området det er også vigtigt og det har sundhedsministeren allerede nævnt at der er taget initiativer til at styrke området det synes vi også fra socialdemokratisk side er rigtigt at gøre både i forhold til at få initieret forskning på området

sker på et meget højt niveau jeg vil sige det

vi ønsker at danske borgere og patienter skal informeres og oplyses

grundlag med den størst mulige objektivitet derfor vil jeg også sige at hvis vi vidste at det at oprette et selvstændigt

måske godt stå her på talerstolen og nikke for socialdemokraterne og støtte

derfor vil jeg foreslå at vi i udvalgsarbejdet her frem mod anden og tredjebehandlingen

drøftet og jeg vil i hvert fald komme med det forslag at sundhedsministeren skal sikre der bliver foretaget en evaluering af den nuværende ordning sådan at vi finder ud af

fungerer i dag for vi ved jo godt at det ikke altid er det bedste

rulle tingene tilbage til det som tingene var tidligere jeg mener og socialdemokraterne mener at vi skal få foretaget en evaluering for der er ikke foretaget nogen evaluering siden det lukkede

indgangen til to tusind og tretten ud over det som ministeren har svaret i nogle spørgsmål

så socialdemokraterne støtter ikke

som det ligger her men støtter tanken

at patienter og borgere skal have den bedst mulige den mest objektive information og oplysning for at kunne træffe de rigtige

derfor vil vi arbejde meget konstruktivt frem mod

og vifab blev en realitet i to tusind

har det altid været vigtigt med fokus på det alternative da mange danskere tyer til alternativ behandling samt naturmedicin vifab

en selvstændig institution under sundhedsministeren som havde hjemsted i aarhus

seks ansatte centeret havde overordnet set

vifab støttede gennem årene flere forskellige typer forskning i alternativ behandling blandt andet effektundersøgelser casestudier statistiske undersøgelser med videre i alt støttede vifab syv og halvfjerds forskningsprojekter

vi havde gerne set at vifab

en undersøgelse af hvordan vi konkret kunne gøre det bedre

hvilket skete siden er intet sket i forhold til forskning i alternativ behandling hvilket vi i df er meget kede af vi vil nemlig meget gerne have højnet dette område præcis som da vi fik etableret

heldigvis fik vi med en ny regering afsat fem million kroner til forskning i alternativ behandling

men det er dog en start det komiske

er så at de som gode socialister vil bruge andres penge sfs forslag går ud på at bruge de fem million

afsat til at etablere et center ja vi ryster på hovedet

afsat de her fem million kroner til en pulje der skal styrke sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling puljen er målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling partnerskaber med patientforeninger og en øget formidling herunder via hjemmesider og konferencer midlerne består af en tilskudspulje på fire million

til forskning og lignende i alternativ behandling og en million kroner til øget formidling blandt andet via hjemmesider og andet og andet ansøgerkredsen

af patientforeninger som indgår partnerskaber med forskningsinstitutter

etablerede sundhedsvæsen brancheforeninger

krav om at repræsentanter for såvel det etablerede sundhedssystem som alternative behandlere indgår i projektet puljen er slået op og

en anden gang at gå sammen om at øge økonomien til det alternative for i dansk folkeparti

de alternative behandlinger

her forslag kan vi som sagt ikke støtte

nogen anvisning på hvordan man skal drifte et center fremadrettet så

besparelser der blev besluttet af en tidligere borgerlig regering

dansk folkeparti vil afsætte fem million kroner på

er positivt når man nu ikke kunne få indflydelse andre steder

men det er kun i to tusind og seksten og

sfs side interesseret i at se på

i alternativ behandling og eventuelt oprette en uafhængig instans

set ganske simpelt det er det vi skal forholde os til i dag

fremsat det her forslag så kan der være en masse diskussion om hvad der skete i den forrige regering og

skulle spares og og det

er der jo i sfs forslag her ikke anvist finansiering til det

område inden for sundhedsvæsenet hvordan det så skal udmøntes

kan vi jo først se når der ligger enten et lovforslag eller et beslutningsforslag men i i bund og grund

skal det i hvert fald være finansieret

søger alternative behandlingsmetoder fra venstres side er vi enige så langt med socialistisk folkeparti at flere og flere vælger at benytte sig af alternative behandlingstilbud eller alternative behandlingsformer

det derfor er helt naturligt at vi i forlængelse heraf også fra politisk hold øger opmærksomheden på feltet og retter fokus

der er de sidste fem og tyve år sket en markant stigning i brugen af

blandt patienter også på de danske sygehuse

for os i venstre er patientsikkerheden afgørende uanset om man vælger en traditionel eller

alternativ behandling det skal være trygt at henvende sig på et offentligt sygehus ligesom der skal være mulighed for at man også kan søge alternativ behandling med tryghed rab ordningen er et godt eksempel på hvordan man som bruger eller patient med et ønske om tryghed

at behandleren lever op til de lovgivningsmæssige krav som der

kan imødekommes derudover findes der allerede i dag i regi af sundhedsstyrelsen en række kliniske retningslinjer hvori alternativ behandling indgår

udbrede viden også oprettet en uafhængig institution for alternativ behandling og naturmedicin som jeg nævnte tidligere

deler vi i venstre den ambition at vi skal styrke området vedrørende alternativ behandling derfor afsatte vi sammen med de øvrige blå partier med finanslovsaftalen for to tusind og seksten fem million kroner til at styrke sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling

skabe yderligere fokus på området for alternativ behandling derfor blev der med bevillingen afsat en million kroner specifikt møntet

og oplyse befolkningen om alternativ behandling således at man for eksempel kan arrangere konferencer og

jeg skal ikke undlade stille at undre

når vi i dag både har et økonomisk fokus via finansloven men også et lovgivningsmæssigt fokus på sikkerheden omkring alternativ behandling via rab ordningen og den forskning

i øvrigt pågår på rigshospitalets cochrane center og på de tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementære

undrer mig allermest er at sf fremsætter et beslutningsforslag når vi alle sammen ved at det var sf

der selv tidligere stod i spidsen for at nedlægge vifab eller videns og forskningscenter for alternativ behandling som det hed jeg vil her tillade mig at bringe i erindring hvad sfs daværende sundheds og forebyggelsesminister astrid krag sagde ved et samråd den syttende april to tusind og tolv om baggrunden for nedlæggelsen af vifab til samrådet sagde ministeren følgende og jeg citerer

at overføre vifabs formidlingsfunktion til sundhedsstyrelsen samler vi alle funktioner vedrørende alternativ behandling ét sted sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i danmark og en samling af alle funktioner vedrørende alternativ behandling vil efter min vurdering være med til at sikre at der i højere grad end i dag kan bygges bro mellem alternative behandlere og sundhedsprofessionelle det må derfor undre enhver at sf nu er vendt på en tallerken og ser behov for en uafhængig institution når sfs tidligere sundheds og forebyggelsesminister for få år siden selv stod i spidsen for at nedlægge vifab sidst men ikke mindst

for selv om der i bemærkningerne peges på midler fra finansloven for to tusind og seksten er der ikke peget på midler til drift af en uafhængig institution efter to tusind og seksten

var det vist også i sin tid den tidligere sundheds og forebyggelsesminister astrid krag fra sf

at hun ikke havde adgang til et pengetræ i baghaven i og med at beslutningsforslaget er ufinansieret må jeg slutte at det stadig er tilfældet for sf

ikke er lykkedes i tilstrækkeligt omfang og derfor mener jeg

oprette en en samordning og for at bruge den daværende ministers ord bygge bro

opfattelse er det ordførerens opfattelse at man fortsat i

i forskellige alternative behandlingstyper den forrige regering valgte at lukke centeret i to tusind og tolv og

overdrage opgaven til sundhedsstyrelsen men uden de samme bevillinger og der har vi desværre kunnet se at det i praksis har betydet en kraftig underprioritering af området nu er der jo en del der har udtrykt

forkert beslutning man traf i sin tid

samme visdom vil ramme

oprettelsen af et nyt og selvstændigt center som det

lægger op til vil betyde et styrket fokus på alternative behandlingsmuligheder

de store folkesygdomme og på de mest benyttede alternative behandlingsformer

bare er tale om en uendelig lille indsats i forhold til de offentlige og især de private investeringer i traditionel medicinsk behandling det er investeringer og behandlingstilgange som i meget høj grad er dikteret af medicinalindustrien som jo har ganske væsentlige interesser på spil i forhold til at opretholde status quo i enhedslisten anerkender vi at der er rigtig mange danskere der hvert år vælger alternative løsninger og tilgange

og derfor vil vi gerne støtte forskning og især vidensindsamling om alternativer til de biomedicinske behandlinger som ofte har ganske store bivirkninger både menneskeligt og økonomisk vi støtter samtidig forslagets idé om et selvstændigt center som dermed sikres uafhængighed af dels

og traditionelle biomedicinske tilgang som måske naturligt nok præges af sundhedsstyrelsen den lægelige verden har igennem historien ofte i stærke vendinger afvist alternativ behandling

og vi ved jo godt at medicinalvareindustrien globalt set har haft en alt for afgørende indflydelse på både forskningen og lægernes valg af behandlingsformer der er dog flere og flere læger og forskere der anerkender og henviser til alternative behandlere

vi også at adgangen til brug af alternativ behandling langt hen ad vejen er forbeholdt mennesker med økonomiske ressourcer idet alternativ behandling ofte foregår privat og er ganske dyr

gerne understrege at vi støtter forslaget med henblik på

dokumentere effekt af alternativ behandling

den vej kunne indlemme nye og virkningsfulde metoder i det offentlige sundhedsvæsen en vigtig del af forslaget lægger også op til at der skal skabes evidens for

hvilke alternative behandlingsformer der faktisk har en effekt vi har desværre set at der har været alt for mange eksempler på forsøg forsøg med

blevet lukket ned på grund af besparelser et område hvor vi har set gode resultater er blandt andet brugen af akupunktur i forbindelse med graviditet og fødsel samt enkelte steder i forbindelse med kemobehandling sådanne initiativer med gratis effektiv og bivirkningsfri behandling ser vi meget gerne yderligere udbredt

fint at der bliver afsat fem million kroner på finansloven her men som tidligere nævnt

jo uendelig lidt i forhold til hvad der ellers bliver afsat til

samtidig synes vi det er vigtigt at bakke op om den intention der ligger i

har vi også i finansloven for to tusind og seksten afsat fem million kroner til området ved at styrke sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling midlerne skal dels bruges til forskning

dels til mere oplysning til borgerne og sundhedspersonalet liberal alliance mener derfor at området er dækket det vurderes endvidere at patienternes sikkerhed og sundhed i forbindelse med alternativ behandling er sikret med eksisterende tiltag blandt andet registreringsordning og kliniske retningslinjer

står nemlig at vi ønsker at oprette et forskningscenter for komplementær

skal så være et universitetsbaseret videns og forskningscenter der skal samle og formidle viden om komplementær behandling

de medicinske fakulteter på universiteterne og i

stigende grad at danske patienter bruger alternative eller komplementære behandlinger jeg mener det er lidt over halvdelen af de danske patienter der har gjort brug af det alligevel

omfanget af forskning på området jo langt langt mindre end omfanget af forskning

kalde den etablerede medicin

og det bliver af mange tolket som om at komplementær behandling ikke virker fordi der ikke er evidens det er typisk det vi hører

er evidens handler det jo lige så meget om at der ikke er

i sig selv en kæmpeudfordring i vores sundhedsvæsen

i det komplementære felt på trods af at vi

som jeg har sagt er sfs beslutningsforslag rigtig sympatisk og vi støtter det også

komplementær behandling måske kunne vi godt savne lidt større vision i beslutningsforslaget for hvad er

inspiration i i vifab vifab havde nogle gode ting i sig

ideen om at man skal være brobygger mellem det det komplementære felt og det og det etablerede det formåede vifab ikke

vi kender allerede det var noget af det som blev nævnt da vi i alternativet holdt konference om komplementær behandling i februar måned her på christiansborg af gode folk blandt andet

kommer inde fra sundhedsvæsenet forstået på den måde at vi skal

i det komplementære felt den del af det er jeg meget enig i når jeg nævner det

synes at den dimension mangler i i beslutningsforslaget

der er evidens venstres ordfører nævnte at vi har cochranecenteret

udvider vores forståelse af evidens i norge forsker de i evidenstypologier det gør de også nede i tyskland

megainteressant for det handler nemlig om at evidens

være mere end de rct studier randomiserede kontrollerede forsøg som man laver i den etablerede

forkerte men det kan godt være at man

for at vi har brug for andre former for evidenstypologier andre former

jeg synes et forskningscenter for komplementær behandling skal kunne det mangler jeg også i det her beslutningsforslag

hvad man også kan putte ind i det

svaret er jo sjældent bare at rulle tilbage til noget der var engang men i stedet for at blive klogere på om der er grund til at gøre det på en anden måde fremadrettet så det vil være vores indstilling til det og dermed støtter vi ikke

fire million kroner går til forskning og en

og så at sige pålægger os hvordan vi skal bruge de penge som man har fundet i forbindelse med finansloven

brugte udtrykket fra det samråd der var tilbage i i april to tusind og tolv

i dag må erkende at det ikke er sket

i tilstrækkeligt omfang er lykkedes for sundhedsstyrelsen

i hvert fald det der har været vores overvejelser internt

at der var meget godt i det gamle vifab men der var altså også noget skidt der var ting der ikke fungerede helt som det

det understreger måske også behovet for at vi ikke bare skal genopfinde noget som vi har

forskningen i alternativ behandling og naturmedicin

fast i at vi skal evaluere ikke mindst de erfaringer der har været af vifab

måske ikke mindst af det man lavede efter vifab og den samordning som

samle opbakning til det i udvalget efterfølgende det håber

se på om det præcis er den model vi lægger frem i dag

skal arbejdes videre med eller om det er en anden model

men jeg mener der er behov for at afsøge mulighederne og ikke mindst sikre

vidensopsamling af alternativ behandling og naturmedicin og det mener jeg ikke

tilstrækkeligt omfang på nuværende tidspunkt

den radikale ordfører alternativets ordfører

vi har fremsat at man så siden hen har udmøntet

lavede men det ændrer ikke på at det stadig

for to tusind og seksten på derfor skal vi finde en

i stedet for derfor synes jeg at ideen om evaluering kan rigtig godt initiativ som forhåbentlig

skabe et relativt bredt politisk flertal

de øvrige eu lande og tiden er efter vores egen opfattelse ikke til at drøfte traktatændringer men det vil jeg ikke gøre jeg vil gerne drøfte substansen i forslaget for jeg synes der er grund til at rette op på nogle misforståelser formålet med en social protokol skal særlig være at sikre at sociale rettigheder altid har forrang i tilfælde af modstående økonomiske rettigheder der står i bemærkningerne til beslutningsforslaget at arbejdstagerrettigheder og medlemslandenes ret til at sikre sig mod social dumping ikke er sikret

eu domstolen har gjort det forbudt for fagforeninger og medlemslande ved lov eller kollektive overenskomster at sikre udstationerede arbejdstagere samme løn som værtslandes egne statsborgere det er nogle præmisser for beslutningsforslaget som efter min mening er forkerte eu og eu domstolen anerkender arbejdstagerrettigheder og håndhævelse heraf det er der flere eksempler på også eksempler som forslagsstillerne selv er opmærksomme på for et af dem er direkte nævnt i bemærkningerne til b en hundrede og en og halvfjerds det er sagen mellem en finsk fagforening og en polsk virksomhed eu domstolen understreger i sin afgørelse at ordlyden af udstationeringsdirektivet indebærer at mindstelønnen defineres i overensstemmelse med national lovgivning

praksis i den medlemsstat på hvis område arbejdstageren er udstationeret dommen siger også at mindsteløn for udstationerede ikke alene kan være den udstationerede arbejdsgivers frie valg med det eneste formål at

tilbyde lavere lønomkostninger end omkostningerne til lokal arbejdskraft

det mener jeg er udtryk for at

medlemsstaterne har mulighed for og ret til at sikre ordnede vilkår på arbejdsmarkedet det afgørende for

et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt eu er netop at fri bevægelighed og sociale rettigheder balanceres over for hinanden hensynet til tjenesteyderen og den fri bevægelighed indebærer at en tjenesteyder på forhånd skal have mulighed for at regne omkostningerne ved en arbejdsopgave ud herunder hvad en

ud fra arbejdets art kvalifikationer anciennitet og så videre man kan altså ikke vente med

for tjenesteyderen i forbindelse med at man ved lokalforhandling efterfølgende bliver enige om at fastsætte den konkrete løn dette har vi med den danske laval løsning sammen med arbejdsmarkedets parter fundet en god løsning på

på en konkret problemstilling som understøtter arbejdsmarkedets parters arbejde for ordnede forhold jeg kunne også nævne et andet vigtigt redskab

eu domstolen har ikke udtalt sig om dette men forholdt sig til det lignende belgiske system limosa her nævner domstolen udtrykkeligt at beskyttelsen af arbejdstagerne gennem bekæmpelse af social dumping er et af de hensyn der kan varetages selv om det griber ind i den fri bevægelighed regeringen ser det nævnte som en balanceret tilgang mellem hensynet til den fri bevægelighed og hensynet til arbejdstagernes rettigheder og det mener vi er den rigtige balance det er klart at hvis man er imod det indre marked og imod

også være uenig i at der skal være en afvejning over for arbejdstagernes rettigheder det er en ærlig sag men regeringen går altså ind for det indre marked

om et øjeblik hvor jeg vil redegøre for regeringens holdning til b en hundrede og en og halvfjerds en social protokol er altså efter regeringens mening ikke nødvendig og som jeg sagde indledningsvis heller ikke realistisk at komme igennem med regeringen ønsker at forfølge sine mål med brug af realistiske midler med disse ord skal jeg oplyse at regeringen ikke kan støtte

mig så komme tilbage til b en hundrede og en og halvfjerds forslaget har både et indholdsmæssigt aspekt samt et processuelt aspekt nemlig om procedurerne ved indhentelse af regeringens mandat til

skal starte med det indholdsmæssige

mine bemærkninger til forslaget om en social protokol at regeringen grundlæggende har et andet syn på afvejningen mellem fri bevægelighed og arbejdstagerrettighederne end forslagsstillerne har men regeringen mener samtidig at der er større mulighed for at varetage

i gældende eu ret end forslagsstillerne giver udtryk for

udstationeringsdirektivet udstationeringsdirektivet er udtryk for den afvejning jeg har talt om direktivet giver på den ene side medlemsstaterne mulighed for at håndhæve de mest centrale løn og ansættelsesvilkår over for udstationeret arbejdskraft og på den anden side giver de udstationerede virksomheder viden om hvad de skal indrette sig efter

dom fra finland bekræfter at medlemsstaterne kan bruge et bredt mindstelønsbegreb regeringens umiddelbare tolkning er

kommissionens forslag til en revision af udstationeringsdirektivet konsoliderer eu domstolens tolkning af mindsteløn efter det gældende direktiv og det vil vi selvfølgelig få nærmere klarlagt i forhandlingerne og vi vil sikre at definitionen af løn og andre vilkår fortsat er et nationalt anliggende

det bringer mig over i det processuelle aspekt af beslutningsforslaget regeringen har efter de sædvanlige procedurer som er aftalt mellem regeringen og folketingets europaudvalg sendt et grund og nærhedsnotat til udvalget jeg vil som det er sædvanlig praksis orientere udvalget om arbejdet i forbindelse med fremlæggelse af rådsmødedagsordener og på et passende tidspunkt forelægge sagen til forhandlingsoplæg med forslaget lægger forslagsstillerne op til en anden procedure for indhentelse af mandat end den der er aftalt imellem regeringen og folketinget det er en uskik

med disse ord skal jeg oplyse at regeringen heller ikke

eu domstolens forskellige afgørelser fuldstændig

at den finske dom som ministeren refererer til

sætter følgende fire domme ud af kraft

lavaldommen hvor

og luxembourgdommen hvor luxembourg jo fik udstedt et forbud fra fra domstolen om at man

udenlandske virksomheder skal følge de samme overenskomster som luxembourgske virksomheder mener ministeren virkelig

beskytte sig imod social dumping ved at kræve lige vilkår

at sige at alle de overenskomster der i luxembourg skal gælde for alle virksomheder uanset hvor de kommer fra så ministeren er da nødt til at forholde sig til det

man jo bruge rigtig rigtig mange timer på at diskutere det interessante her går jeg ud fra er hvad det er for muligheder der er for det danske folketing eller for de danske arbejdsmarkedsparter for at sikre

enhedslisten gerne vil præge det mandat som regeringen vil komme med fordi sandsynligheden for at regeringen kommer anstigende

i europaudvalget med et mandat der ligner det her er jo nok

mene at enhedslisten skulle gribe det her an hvis enhedslisten gerne vil fremme den dagsorden som det her beslutningsforslag

er har opnået rundtomkring i de forskellige

ikke helt hvorfor ministeren så skarpt tager afstand fra at indføre en social protokol

skulle give forrang for de sociale og faglige rettigheder

det indre marked og den fri bevægelighed og den modsætning der er opstået vil ministeren ikke anerkende at konfliktretten jo faktisk er

først og fremmest som følge af den fri bevægelighed

lande men ikke i danmark underminerer konfliktretten

der hvor man fra parlamenternes side

er der jo ikke en parallel konfliktret de danske arbejdsmarkedsparter og indtil nu i al fald et flertal i folketinget har ønsket det anderledes i danmark har ønsket at arbejdsmarkedets parter fortsat skulle have retten til at håndtere disse ting derfor mener jeg ikke at vi i danmark på nogen måde er udfordret

til at gøre noget i danmark er det ikke rigtigt at den konfliktret der ligesom

ud af lavaldommen i forhold til

i høj grad konfliktret der gælder

det b overenskomster altså krav om mindsteløn og den slags ting hvorimod danske overenskomster jo som regel indeholder

indholdet af lavalløsningen er jo netop at sikre at det ikke er markant lavere overenskomststandarder der kan være gældende som låsende for konfliktret i danmark men at man får en konfliktret i danmark inden for nogle

en gennemførelse af det her princip ville være et enestående skridt i kampen imod social dumping på europæisk plan og meldingen var oprindelig at kommissionen ville fremsætte et revideret udstationeringsdirektiv der kunne gennemføre princippet i sin fulde form direktivet skulle samtidig respektere de nationale arbejdsmarkedsmodeller og ikke berøre den nationale løndannelse

glæder vi os over at europa kommissionen har taget skridt til at genåbne udstationeringsdirektivet ud fra en målsætning om at sikre lige løn for lige arbejde tiltaget er sket under pres fra en lang række lande herunder også danmark der er optaget af at indrette eu lovgivningen på en måde så vi kan bekæmpe social dumping og hjerneflugt med videre særlig positivt finder de reviderede bestemmelser i direktivet at medlemsstaterne skal fastsætte at udstationerede vikarbureauer skal garantere udstationerede vikarer de samme rettigheder som gælder for værtsstatens vikarer samtidig finder vi det positivt at der er indsat en ny bestemmelse vedrørende underleverandører en form for anerkendelse af at der kan indføres forskellige former for kædeansvar det giver medlemsstaterne en mulighed for at kræve at en virksomhed kun indgår aftaler med underleverandører der garanterer overholdelse af de samme lønvilkår som den førstnævnte virksomhed skal overholde men vi må også tilstå at vi deler den skuffelse som

lo ftf og akademikerne giver udtryk for i deres høringssvar til kommissionens udkast for kommissionens forslag indfrier ikke umiddelbart den ambition at der indføres et egentligt princip om lige løn for lige arbejde på samme arbejdssted kommissionens udkast formentlig alene af politiske årsager er en minimumsrevision derfor bliver det også afgørende hvordan forhandlingerne kommer til at forløbe og det er afgørende at regeringen er helt oppe på mærkerne for at sikre at lønmodtagere der arbejder i danmark får samme løn for samme arbejde på samme sted vi noterer os at både fagbevægelsen og arbejdsgiverne udtrykker bekymring for om en række af bestemmelserne overholder proportionalitets og nærhedsprincipperne særlig vedrørende lønbegrebet samt begrænsning i medlemsstaternes adgang til at ligestille udstationerede vikarer med indenlandske er der brug for at være ekstra årvågen det kører der lige nu allerede en proces om

henholdsvis europaudvalget og beskæftigelsesudvalget en proces vi i

lige nu engagerer os meget i som sagt anerkender vi de gode intentioner fra forslagsstillernes side men finder det også en smule besynderligt at der lægges op til mandatgivning ved et beslutningsforslag

de fem meget konkrete punkter beslutningsforslagets formulering om at der

afgørende vægt på alle fem punkter i de kommende forhandlinger

regeringen og kan i yderste konsekvens spænde ben for mulige forbedringer af kommissionens udkast og det vil låse regeringen til det uopnåelige for som sagt er socialdemokratiets position at vi er glade for en revision af direktivet

ønsket at kommissionen var gået længere men det håber vi kan opnås i forhandlingerne de enkelte målsætninger i beslutningsforslaget er isoleret set glimrende men det er vigtigt for os at regeringen har manøvrerum i de kommende forhandlinger på den baggrund kan vi

ikke støtte beslutningsforslaget

anerkender vi igen i socialdemokratiet de gode intentioner fra forslagsstillernes side

forhold til at sikre arbejdstagerrettighederne i eus medlemslande

men selvsagt forudsat at de udenlandske arbejdstagere beskæftiges

arbejdsvilkår desuden skal der naturligvis betales skat sociale bidrag og moms efter gældende regler enten i hjemlandet eller i danmark

i den sammenhæng beslutningsforslagets relevans alligevel afviser vi beslutningsforslaget om en social protokol af to årsager for det første mener vi ikke at bemærkningerne i beslutningsforslaget er retvisende i bemærkningerne indikeres det at arbejdstagerrettighederne som reglerne er i dag slet ikke er sikret i eu for eksempel er det ikke rigtigt at der er helt frit spil for arbejdsgiverne i medlemslandene som anført i bemærkningerne herudover er grundlæggende sociale rettigheder herunder konfliktretten allerede sikret i chartret for grundlæggende rettigheder hvilket for eksempel heller ikke fremgår af bemærkningerne for det andet er det grundlæggende socialdemokratisk politik at nyorientering af europapolitikken som udgangspunkt ikke skal foregå via fragmenterede beslutningsforslag

med hensyntagen til danmarks samlede forhold til eu særlig hvis vi gerne vil ændre i traktater eller skrive nye protokoller på den baggrund kan vi heller ikke støtte beslutningsforslag nummer

i strid med det indre markeds regler om fri bevægelighed og det samme sagde lavaldommen og så videre derudad det vil jeg gerne have at ordføreren forholder sig til

synspunkt så har samak samarbejdskomiteen for de nordiske socialdemokratier og loer for ikke så længe siden holdt et møde jeg har læst mig til at de var enige om

om den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol og jeg har ikke læst mig til at de

socialdemokrater og det danske lo skulle have taget afstand fra det

tilslutte os at der bliver lavet en social protokol det er noget vi gerne vil se ordentligt på og

men jeg startede også med at sige at vi anerkender

de nordiske socialdemokratier og de nordiske loer

hvordan ordføreren kan stå her og sige at det vil man ikke støtte

er at der stilles krav om samme regler om løn arbejdstid

og lovgivning altså det er midler man kan bringe i anvendelse for at sikre

der sikres frihed til at indlede de nødvendige kollektive kampskridt for at sikre opfyldelse af princippet om lige løn

lige arbejdsvilkår at eu domstolen ikke får kompetence til at fortolke lovligheden af kollektive kampskridt som det jo er sket med

rüffert og luxembourgdommene og at definitionen af lønbestemmelser og andre bestemmelser vedrørende ansættelsesvilkår udelukkende er national kompetence hvad er det i disse fem krav

mig men det er vores gængse fortolkning af den måde vi plejer at gøre det på i folketinget og så vil det betyde at regeringen skal lægge vægt på alle fem ting når

de skal ud og forhandle og hvis ikke man kan gennemføre alle fem ting eller lignende

nødt til at gå fra forhandlingsbordet eller opgive

små forbedringer af det udkast som kommissionen har

trække mandatgivningen ind i folketingssalen

til det som vi også gør når vi sidder på europaudvalgsmøderne

i givet fald skulle tilslutte

give mandat til når man skriver i beslutningsforslaget

men det er også klart at den revision der er lagt op til fra kommissionens side ikke lever op til de ønsker man på forhånd kunne

kommissionen har selv stillet i udsigt at man i en fremtidig revision af udstationeringsdirektivet ville forholde sig til spørgsmålet om hvor længe

i udkastet til revisionen dog kan man nå så vidt som til at konkludere at det formentlig vil være mere end fire og tyve måneder hvilket der jo ikke er så meget midlertidighed over dertil kommer at det nye direktivudkast for så vidt angår betydningen af direktivets lønbegreb forskubber kompetencer fra nationalstaterne mod eu domstolen i beslutningsforslaget

enhedslisten at udstyre regeringen med et mandat til forhandlingerne om en revision af udstationeringsdirektivet der indebærer en række forbedringer i forhold til det bestående både for så vidt angår det eksisterende direktiv som den foreslåede revision

opfattelse at personer der arbejder i danmark skal være omfattet af de samme regler om løn arbejdstid og ansættelsesvilkår som gælder på det øvrige arbejdsmarked i

det er i øvrigt også grundlaget for den aftale som dansk arbejdsgiverforening og lo indgik om udstationering i nitten to og halvfems med kommissionens

nyt direktiv blander man sig i noget der hidtil har været at betragte som nationale anliggender nemlig spørgsmålet om

sit forslag forholder sig kritisk hertil det må fastholdes

der ud fra en dansk optik synes indlysende nemlig blandt andet strejkeretten og andre kollektive kampskridt dansk folkeparti deler til fulde den utilfredshed med eu domstolens fortolkning af disse forhold som kendelserne i viking

og lavalsagen er udtryk for derfor giver det også god mening at præcisere at de forhold som bør være gældende på det danske arbejdsmarked naturligvis også skal være gældende for så vidt angår virksomheder omfattet af udstationeringsdirektivet som bekendt gjorde den daværende danske regering allerede i forbindelse med viking

og lavalsagen gældende at eu ikke havde principiel ret til at blande sig i konfliktretten derfor er det efter dansk

at dette principielle standpunkt gentages over for kommissionen i forbindelse med revisionen af udstationeringsdirektivet det hører måske også med til historien at beskæftigelsesudvalget jo i øjeblikket har

revision af udstationeringsdirektivet til nærhedstjek

den anden maj og her er det måske ikke helt usandsynligt at udvalget vil nå til en erkendelse af at kommissionen skal udstyres med et

kan vi således godt støtte fra dansk folkepartis side for så vidt angår enhedslistens andet forslag om indførelsen af en social protokol i lissabontraktaten forstår vi sådan set godt de tanker der ligger bag altså ønsket om at beskytte lønmodtagerne i danmark og for så vidt også andre lande mod social dumping spørgsmålet er så blot om det er den rigtige medicin i forhold til den diagnosticerede sygdom grundlæggende tror jeg at dansk folkeparti og enhedslisten er enige om at ambitionen snarere er mindre eu regulering end mere eu regulering men med indførelsen af en sådan social protokol som enhedslisten efterspørger risikerer vi jo at åbne for mere eu regulering altså for at eu overtager et større ansvar på arbejdsmarkedsområdet og det er jo i øvrigt ikke nogen selvfølge at blot fordi vi

som forslagsstillerne ønsker det

eller andre partier måtte

at blive en social protokol som de facto ikke styrker lønmodtagernes retsstilling

tværtimod svækker den det afhænger jo

og derved sætter man jo reelt gang i en uheldig proces mod mere eu regulering og det er i hvert fald ikke dansk folkepartis udgangspunkt spørgsmålet er om det i virkeligheden ikke vil være mere hensigtsmæssigt at angribe den problemstilling som enhedslisten

gennem et dansk forbehold

og det vil efter vores opfattelse give meget god mening at angribe problematikken om social dumping inden for samme overskrift så det vil jeg anbefale forslagsstillerne at overveje så selv om vi

forslaget om en social protokol

noget tilbageholdende med at støtte dette

til det spørgsmål

forslaget om en social protokol og hvad den vil føre til den vil ikke føre til

hvis der skulle opstå en konflikt imellem de faglige og sociale rettigheder på den ene side

reglerne om fri bevægelighed altså økonomiske friheder på den anden side så har de faglige og sociale rettigheder

den europæiske fagbevægelse stillede på baggrund af de domme som vi er enige om

hvis nu det nød fremme at der kom sådan

afsige den slags afgørelser fremover

give eu mere magt tværtimod det handler om at give domstolen

indhold x at det der så kommer ud på den anden side af eu møllen når det har været igennem processen er samme x det kan godt være blevet til z det kan sådan set også være blevet til a

er bange for at man risikerer at bevæge sig ind på en boldgade hvor man ikke er sikker på at man i virkeligheden får

nogle andre kan bruge dem til det går jo ikke vi har et særdeles presserende problem som jeg kan høre vi faktisk er enige om

juridisk begrundelse for at man er nødt til også at have en sådan social protokol man er nødt til at gå ind at fortolke de traktatbestemmelser som domstolen har brugt da den afsagde de domme som vi er enige om

omkring det her velfærdsforbehold det bestemmer vi jo

set selv kan man sige rammerne af

et spørgsmål om hvordan man løser problemerne snarere end om der er et problem vi er

at udstationeringsdirektivet ikke sikrer udstationerede lønmodtagere en minimumsbeskyttelse og at

vil bare sige at helt grundlæggende er venstre ikke enige i

det her beslutningsforslag

beslutningsforslag der hedder b en hundrede og to og halvfjerds og der er det jo

skal indføre en social protokol

vil betyde at faglige og sociale rettigheder altid vejer tungere end det indre markeds regler om arbejdskraftens fri bevægelighed sker det vil arbejdskraftens fri bevægelighed blive begrænset og vi vurderer altså at det vil have en negativ

det med at der skal lovgives

set allerede et velfungerende system som sikrer en sund konkurrence og et fleksibelt arbejdsmarked og eu skal respektere at landene har forskellige måder at håndtere arbejdsmarkedet på og vi har ikke

medlemslandenes arbejdsmarkedssystemer der er altså med andre ord en fin balance mellem hensynet til den fri bevægelighed og hensynet til arbejdstagernes rettigheder

der er som sagt en god overensstemmelse mellem den fri bevægelighed og den danske arbejdsmarkedsmodel og der skal ikke herske tvivl om at vi arbejder for at man skal vælge

i forhold til det danske arbejdsmarked

fordel og glæde af og vi ønsker ikke

sådan en forrang frem for andre økonomiske rettigheder så på den baggrund ønsker vi

over at ordføreren og jeg håber ikke det er bevidst tillægger vores forslag nogle ting

står i det vi har jo ikke kritiseret at udstationerede arbejdere ikke har ret til en minimumsbeskyttelse det vi kritiserer

er at de ikke har ret til at få den fulde overenskomst som vi plejer at bruge her i danmark

om at eu skal begynde at regulere løn og arbejdsvilkår tværtimod er jo det stik modsatte forslaget om den sociale protokol

jeg tror ikke det ændrer på ordførerens holdning den er jo klar nok men vil ordføreren bare ikke nok være sød at læse

når ordføreren sådan meget klart tager afstand fra at gå den vej som enhedslisten her foreslår i forhold til

der giver muligheden for at sætte ind mod den sociale dumping som jeg siger truer

lader man bare tingene flyde og lader man det foregå som det hele tiden har foregået det vil

anerkender eller accepterer at der er

når man kommer hertil med sin virksomhed og sine medarbejdere

kan få oplysninger om hvor

hvor mange medarbejdere der arbejder det pågældende sted således at de

kan benytte sig af den konfliktmulighed der er så det handler jo også meget om at de faglige organisationer nu også bruger de muligheder der er

samtidig har en række domme ikke mindre end fire som i den grad undergraver den konfliktret der kunne gøre at man kunne sætte ind hvis man ikke kan om jeg så må sige forhandle sig tilrette med de udstationerende virksomheder så er man jo ilde stedt hvis man ikke gør

omfattet og får minimumslønnen på det danske arbejdsmarked så medgiver jeg ja at

steder det medgiver jeg men det må vi tage hånd om med de muligheder

dels bringer det overvejelser om balancen mellem den europæiske og den nationale kompetence op liberal alliance er uenig i udlægningen af det der i beslutningsforslaget kaldes social dumping det er vigtigt at skelne mellem sund konkurrence og omgåelse af regler og for os skaber den frie bevægelighed muligheder for den enkelte og

en gevinst for samfundet som helhed det gælder også for de arbejdsgrupper der oplever en større konkurrence inden for netop deres sektor derudover er vi uenige i problemets omfang ifølge dansk arbejdsgiverforenings arbejdsmarkedsrapport arbejder tre ud af fire udlændinge således efter dansk overenskomst det nuværende udstationeringsdirektiv

også allerede krav om ens vilkår for mindsteløn arbejdstid feriedage med løn beskyttelse af gravide og så videre og så videre derudover er der vedtaget en håndhævelse af direktivet der yderligere skal sikre at reglerne

det har vi endnu ikke set de fulde virkninger af da det først skal være endeligt og fuldt implementeret senere i år ligesom enhedslisten er liberal alliance dog også optaget af eu domstolens

retspraksis og balancen imellem national og europæisk kompetence samlet set kan liberal alliance dog ikke stemme for

og halvfjerds og

tredive procent slet ikke får nogen overarbejdsbetaling når de arbejder mere end fyrre timer at kun seks og fyrre procent af dem får udbetalt feriepenge

slet ikke har en ansættelseskontrakt at nitten procent frygter fyring hvis de taler med de danske myndigheder

og at de er bange for at kontakte fagforeningen og jeg kunne blive ved i en uendelighed er det et udtryk for sund

og jeg kalder det altså meget meget usunde konkurrence kan bevare det ordnede regulerede arbejdsmarked som vi kender i danmark og som er årsagen til den velstand

tre bundlinjer der skal være i balance den sociale den økonomiske og selvfølgelig den miljømæssige vi har desværre set at der har været et alt for stort fokus på den økonomiske bundlinje i det europæiske samarbejde på det indre marked

til den fri bevægelighed så der er et behov for at vi får et langt større fokus også på den sociale bundlinje derfor er vi glade for de her to beslutningsforslag fra enhedslisten som pålægger regeringen at arbejde for at medlemslandenes nationale kompetencer sikres på vigtige områder som lønbestemmelse og arbejdsvilkår i forbindelse med revideringen af udstationeringsdirektivet samt den her tilførelse af en social protokol til lissabontraktaten vi mener at disse to tiltag er vigtige værktøjer i kampen mod social dumping og værktøjer som også den europæiske fagbevægelse jo i flere år har understreget vigtigheden af så kan vi sikre at faglige og sociale rettigheder ikke er underordnet økonomiske friheder

man får lige løn for det lige arbejde og sikre blandt andet fagforeningernes strejkeret enhedslisten skriver i beslutningsforslag b en hundrede og en og halvfjerds hvordan eu domstolen har skabt problemer med sine indgreb i konfliktretten og i medlemslandenes ret til at beskytte sig imod social dumping det skal understreges at vi i alternativet også finder disse domme stærkt problematiske og det viser med tydelighed behovet for revidering af udstationeringsdirektivet men det er vigtigt i de her diskussioner også at have for øje hvorfor disse problematiske domme kommer eu domstolen skal jo fortolke eu lovgivning og når disse problematiske domme kommer

det ofte fordi kommissionen europa parlamentet og medlemslandene ikke har været gode nok til at præcisere formuleringer i eksempelvis direktiverne

ikke altid hos eu domstolen at hunden ligger begravet eu domstolen agerer jo ud fra det handlerum som lovgiverne i form af europa parlamentet og medlemsstaterne efterlader i form af upræcise vendinger når man i forhandlingssituationer ikke formår at blive enige om præcise definitioner så det er vigtigt at vi ikke bare giver eu institutionerne skylden når der kommer afgørelser fra eu domstolen som vi ikke bryder os om

ofte i høj grad selv er med til at skabe disse situationer det er når vi giver eu institutionerne skylden for situationer som vi fra medlemsstaternes i høj grad er med til skabe

en unødvendig skepsis vores øjne over for det europæiske samarbejde vi mener ikke at man som enhedslisten skriver kan skrive ind at eu domstolen ikke skal have kompetencer på de og de områder for eu domstolen skal som sagt fortolke eu lovgivningen men det viser vigtigheden af at man fra regeringens side skal være meget påpasselig i forhandlingerne af revisionen af udstationeringsdirektivet og få det præcist skrevet ind at eksempelvis definitionen af lønbestemmelser skal være national kompetence

strejkeretten for fagforeningerne skal sikres så der er lige den her lille ting som vi håber at vi sammen kan arbejde med i forbindelse med arbejdet med beslutningsforslaget og ellers er vi meget positive over for både b

og hvis de traktater og direktiver havde været fuldstændig krystalklare havde domstolen ikke kunnet afsige de kendelser den gør så det er jo en grundlæggende fejl i eu lovgivningen

vi faktisk også påpeger i bemærkningerne så jeg jeg forstår måske ikke helt

hvis man spoler tilbage til grundlaget for det danske medlemskab

var det en krystalklar forudsætning som blev lovet de danske vælgere og den danske fagbevægelse at domstolen og eu

stadig væk er korrekt at holde fast i det

dybt kompliceret og jeg vil altså ikke prøve at bluffe mig

eu ret direktiver forhandlinger

vi vil gerne bekæmpe social dumping men vi vil også godt sikre fri bevægelighed

for arbejdskraften i europa og så må man finde en balance der men jeg hører ministeren på den måde

bliver lagt op til i i udstationeringsdirektivet

op om at regeringen forhandler

protokol igennem fordi det kræver enstemmighed

derfor er det ikke så realistisk

meget overordnede og principielle tilkendegivelser

lige vilkår for udenlandske altså udstationerede arbejdere såvel som for danske så de får de samme vilkår

ikke er muligt inden for de nuværende eu regler og det er domstolens afgørelse i lavalsagen

at de svenske bygningsarbejderes fagforening

konflikte for at de udstationerede lettiske arbejdere

blev omfattet af nøjagtig den samme overenskomst som de svenske bygningsarbejdere

og det er det vi prøver at rette op på så er mit spørgsmål

kræve at de udstationerede arbejdere er omfattet af nøjagtig den samme overenskomst altså nøjagtig

problem når der er

behøver at være løsningen man kan løse

at de udstationerede arbejdere har krav på mindsteløn og overtidsbetaling og det er sådan set hvad der er når vi snakker løn og domstolene siger det er maksimum vi må ikke kræve den fulde overenskomst der står jo meget andet i en overenskomst end mindsteløn men det må vi ikke jo vi må godt kræve det men vi må ikke lave en konflikt for at få det det er

kan sikre hele konfliktretten så længe eu domstolen kan tolke de nuværende eu traktater og det gældende udstationeringsdirektiv som den har gjort i forbindelse med lavaldommen viking

der er brug for at vi får præciseret tolkningen af selve eu traktaterne med en ny social protokol som blandt andet

har foreslået samtidig er det nødvendigt at vi får forbedret udstationeringsdirektivet på nogle afgørende punkter begge dele både kan og skal den danske regering arbejde for i eu

ny social protokol eller et forbedret udstationeringsdirektiv

kan folketinget faktisk gøre meget for at sikre konfliktretten og dermed sikre at udenlandske arbejdere på danske arbejdspladser får bedre løn og arbejdsforhold og sikre danske arbejdspladser

østeuropæiske lande har fagforeningerne i danmark haft fast arbejde

på lidt længere sigt vil blive en gevinst for os alle sammen både i

demokratisk og økonomisk forstand men her og nu må vi sige at det også giver os en række udfordringer især når pengemænd fra østeuropa og kyniske danske mellemhandlere ser en mulighed for en hurtig profit ved

udenlandske firmaer og lønarbejdere er altså velkomne i danmark men de har ikke noget at gøre her medmindre de respekterer danske fagforeninger danske overenskomster og vores arbejdsmiljølovgivning og så i øvrigt også betaler skat og moms konkurrencen om jobs skal ske på fair og lige vilkår og ikke ved at se på hvem der hurtigst kan spænde livremmen ind

og er vi ikke vågne nu kan man med rette senere bebrejde os

sovet i timen mens det danske arbejdsmarked i øvrigt blev

konsekvenserne for hele samfundet på bare lidt længere sigt blive fuldstændig uoverskuelige erfaringerne fra tyskland og england viser risikoen ved ikke at tage fat på udfordringerne i tide

i de lande er lønningerne under pres og fagforeningerne på hælene

mennesker der synes at det er rigtig dejligt med sådan en røverkapitalisme men indsatsen i det her pokerspil er altså selve den danske måde at indrette arbejdsmarkedet på og for det meste når vi snakker om velfærd

det jo om skat overførselsindkomster og offentlig service men for ganske almindelige lønarbejdere

velfærd i høj grad et spørgsmål om adgangen til trygge

en folkesag der handler om at forsvare vores velfærdssamfund og den danske måde at indrette arbejdsmarkedet på fagbevægelsen udfører her for egne midler en kæmpestor opgave til glæde for hele samfundet

er jo strengt taget ikke holdbart sådan i længden hvorfor skal fagforeningsmedlemmerne sådan alene ved deres kontingent finansiere den indsats for at klare den opgave bliver det nødvendigt at vi endnu mere end vi gør i dag

hele tiden tilpasser værktøjer og indsatser i forhold til opgaven situationen

er rystet efter de her tre domme ved eu domstolen

og for sf har det hele tiden været vigtigt at følge to spor i det her arbejde dels et nationalt spor hvor vi retter lovgivningen til så vi her og nu så vidt muligt friholder det danske arbejdsmarked fra konsekvenserne af eu domstolens urimelige afgørelser og dels et eu spor hvor vi får nogle ordninger der på sigt kan sikre at det europæiske arbejdsmarked

en ladeport for social dumping hvor danskere konkurreres ud af deres egne job af ansatte fra lavtlønslande

man ikke tro at problemerne bare er løst for der er jo

det er der jo forskellige historiske årsager til men sagen er bare

vi konstatere at de ofte ligger både tredive fyrre og halvtreds procent under

brug af mindstesatser er ikke indrettet til den situation vi har fået efter udvidelsen af eu det kan vi så håbe på at fagbevægelsen får styrke til at overbevise arbejdsgiverne om

alle problemer den gør det bare mere håndterligt

til et fagretligt system men konklusionen er at de ting ikke kan stå alene og at der er brug for et nyt moderne udstationeringsdirektiv og en social protokol der forsvarer lønarbejdernes ret til at slås for overenskomster konklusionen er at det er en god debat enhedslisten har rejst

det som vi kalder den danske model hvor lovgivere skal blande sig udenom forholdene på arbejdsmarkedet

fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer ellers normalt

presse lidt socialisme ind i eu

social protokol så vil ordføreren nemlig se at det handler om at præcisere fortolkningen af nogle meget centrale traktatbestemmelser sådan at vi afskærer domstolen

lov til men jeg synes ikke at de her krav ligefrem skal lovfæstes i en eu traktat

fagbevægelsen og de har da klaret sig i danmark uden at vi har haft den slags slags traktatfæstelser jeg

specifikke rettigheder er under pres

arbejdsmarkedet under pres hvis man kan arbejde til tre og firs kroner i timen

hvor en normal dansk håndværker får en hundrede og fem og halvfjerds kroner i timen og selvfølgelig er arbejdsmarkedet under pres

som undergraver fagforeningernes muligheder for at

over for det her eventuelt gennem konflikter det er jo sådan nogle specifikke rettigheder vi

skal være men vi snakker om de rettigheder der

den danske arbejdsmarkedsmodel som den er i dag

alle de ting jeg kan varmt anbefale alle ordførere at læse den

her er benhård dokumentation for at vi har et stort problem med social dumping i hvert fald i byggeriet og jeg tror at os der kender lidt til arbejdsmarkedet ved at det

i andre brancher men nu er det i hvert fald dokumenteret og det er jo en uhyggelig klangbund og en meget aktuel klangbund for de forslag vi behandler

i dag jeg vil gerne

forslag hvis de skulle blive vedtaget

forslag skal rette op på men der skal jo også være en stærk fagbevægelse til at følge op på det og der skal være et samfund der bakker op om det princip

udenlandske arbejdere her i landet skal arbejde på lige vilkår med

danske arbejdere for det er jo sagens

nogle der vil men der er desværre et flertal her i salen der ikke vil erkende at eus regler om fri bevægelighed og eu domstolen har skaffet os meget store problemer og i uhyggelig grad har begrænset fagbevægelsens og medlemslandenes muligheder for

det handler om at vi skal have redskaberne til at sikre at når der kommer udenlandske arbejdere det har vi sådan set hvis de kommer enkeltvis og søger arbejde her

fra de borgerlige partiers og ministerens side

med en stribe domme som vi har nævnt navnene på her forhindret os i

vi arbejder ud fra når vi nu skal ind i forhandlinger om det her udstationeringsdirektiv vi skal ganske enkelt have sikret at medlemsstaterne

og deres fagforeninger hvis det nu er fagforeninger der klarer det

at stille krav om at de ansatte omfattes af de samme regler om løn arbejdstid og ansættelsesvilkår i øvrigt som ansatte i værtslandenes egne virksomheder det skal slås fast at medlemsstaterne har ret til at gennemføre det her krav om ligebehandling med de midler som den enkelte værtsstat nu måtte ønske at bruge det vil sige gennem lovgivning hvilket mange af eu landene benytter sig af eller kollektive overenskomster eller

en kombination af begge dele vi har så her i danmark valgt at det er arbejdsmarkedets parter og at det er kollektive overenskomster vi skal sikre at fagforeningerne medlemsstater får frihed til at indlede de kollektive kampskridt som det hedder med et fint ord altså konfliktretten for at sikre opfyldelsen af det her princip om lige løn for lige arbejde efter de regler der nu gælder i den pågældende medlemsstat vi skal have slået fast at domstolen ikke har kompetence til at fortolke lovligheden af kollektive kampskridt der er indledt med det formål jeg

har beskrevet og så skal vi have slået fast at når det drejer sig om at definere lønbestemmelser og andre bestemmelser vedrørende ansættelsesvilkår

det udelukkende national

selvfølge for medlemmer af det danske folketing uden videre diskussion at sige ja selvfølgelig skal vi have det

var jo forudsætningen for det danske medlemskab i nitten to og halvfjerds vi er nogle der er så gamle at vi kan huske slagordet

det var en fælles udtalelse fra den daværende formand for dansk arbejdsgiverforening

den daværende lo formand der sagde i skal ikke bekymre jer fordi

ef som det hed dengang kommer ikke til

berøre konfliktretten og vores kollektive overenskomstmodel det var et klart løfte der blev afgivet og det var en meget vigtig forudsætning for at det lykkedes at få danskerne til at stemme ja til medlemskabet af

vand hvad der også var nogle der advarede

det er et princip som danske regeringer har fastholdt hele vejen igennem så sent som i forbindelse med viking

dommen og lavaldommen i to tusind og syv hvor danmark indgav

skrive under på lissabontraktaten det gjorde man ikke men nu har man en chance fordi det her udstationeringsdirektiv er til forhandling

her i folketinget der ikke vil det er regeringen det er venstre liberal alliance radikale venstre konservative socialdemokraterne vil heller ikke det vender jeg tilbage til om lidt

det der er overraskende i argumentationen er at man

der er noget problem og hvis der er et problem

løses inden for de gældende eu regler gennem nogle forhandlinger ud fra kommissionens forslag man vil simpelt hen ikke forholde sig til det reelle indhold i de domstolsafgørelser som vi diskuterer her lad os bare tage dem ganske kort

blev afsagt i december to tusind og syv hvad handlede den om den handlede om at

med sig selv om at domstolen havde ret til at blande sig i

igangværende konflikt det var da noget af en chokmelding jeg skal nok lade være at trætte forsamlingen med alle de juridiske spidsfindigheder som

domstolen benyttede sig af desværre havde den nok ret et eller andet sted når man kigger på eu reglerne som de er skruet sammen men der traf domstolen den afgørelse at det har eu domstolen lov til at blande sig i

en uges tid senere

den konflikt som svenske bygningsarbejdere havde indledt for at sikre at lettiske

skulle omfattes af den samme overenskomst som de svenske bygningsarbejdere var omfattet af altså fuldstændig på linje med grundholdningen i danmark om

næh det går ikke fordi

ikke var nogen lovgivning om mindsteløn i sverige ja så også af den

var den svenske konflikt ulovlig men det der var interessant ved dommen var at den slog fast at de krav der er nævnt i udstationeringsdirektivet mindsteløn overtidsbetaling og nogle få andre

er maksimum det er det maksimale man må kræve

kan vi høre ministeren og hans meningsfæller

det er bare meget interessant hvorfor

danmark hvis der ikke var noget problem i forhold til

sendte en chokbølge gennem hele den europæiske fagbevægelse fordi den vendte fuldstændig op og ned på hvordan man hidtil havde opfattet det her udstationeringsdirektiv altså at de skrabede mindstekrav der står i det direktiv

ikke lovligt at konflikte og heller ikke at lovgive om noget i forhold til udstationerede arbejdere

at man har forhindret medlemslandene

og deres fagforeninger i at sikre lige vilkår så enkel er problemstillingen jo den næste dom var så rüffertdommen og den

måtte kræve af en polsk tjenesteyder at de lokale overenskomster der var i det her område for

bygmester skulle have en kontrakt

delstaten

eu lande altså igen en klokkeklar afgørelse om at man

lov at sikre lige vilkår

hvordan kan man snakke uden om det forhold det forstår jeg simpelt hen ikke det kan man jo kun hvis man egentlig har indstillet sig på

og så går det nok men der står jo altså mange andre vigtige ting i en overenskomst end mindstelønnen

er ministeren ked af at vi bringer det ned i salen det synes jeg er en upassende bemærkning

folketingssalen skulle have lov til at diskutere hvilket mandat og hvilke mål en regering skal forfølge i forhandlinger om et så vigtigt spørgsmål så ved jeg ikke hvor vi ellers skulle

på det her punkt hvilke andre muligheder skulle enhedslisten ellers have for at fremme de synspunkter som vi mener skal fremmes

sådan foregår forhandlingerne jo ikke i europaudvalget der handler det bare om at hvis man ikke konstaterer et flertal imod regeringens forslag til et mandat

der ikke varsler særlig godt for en mere demokratisk og åben tilgang til diskussionerne om eu

til begge forslag det må jeg sige er en yderst

man er sådan set enig i de enkelte punkter vi har i hvert fald ikke hørt at der skulle

man ikke var enig i så hvad skulle problemet være så måtte den videre kamp jo afgøre hvor langt vi kunne komme med det men så får vi sådan en eller anden procesundskyldning om at

binde regeringen jamen altså hvis man mener noget med nogle forslag

man selvfølgelig forsøge at binde regeringen

det er da så også den første betingelse for at man

en regering der bakker op om de syv andre medlemslande der jo klart har sagt til kommissionen at nu skal vi have en revision af udstationeringsdirektivet der netop sikrer

det gør kommissionens forslag på ingen måde der er vi jo sådan set meget enige tror jeg socialdemokraterne og enhedslisten jeg håber så at den enighed også kan bære frugt i morgen når vi skal diskutere kommissionens forslag og hvad vi stiller op med det men jeg synes da at man burde støtte os når man ellers er enig i

at man ikke kan støtte forslaget om en social protokol har jeg undret mig højlydt over allerede i de korte bemærkninger det fatter jeg simpelt hen ikke

socialdemokrati det danske lo har siddet til møde

søster og broderpartier og organisationer og bakket op om den europæiske fagbevægelses krav om at vi skulle have

vil man ikke være med det synes jeg ærlig talt er for slapt

om den sociale protokol og

så er vi ovre i den lidt mere tekniske diskussion men jeg vil gerne sige det alligevel det drejer sig ikke om det som herre rasmus jarlov har læst ind i det eller forsøgte at

vi forsøger ikke at beskrive en lang række konkrete krav den sociale protokol handler simpelt hen om at slå fast at hvis der opstår en konflikt imellem faglige og sociale rettigheder

fri bevægelighed altså de økonomiske friheder så skal de faglige og sociale rettigheder have forrang

noget man snakker om balance for der er jo ikke balance når domstolen har været inde og slå fast

hovedformålet med den her sociale protokol

få fortolket de konkrete traktatbestemmelser som domstolen har benyttet sig af da den afsagde de domme hvor den greb ind i konfliktretten og greb ind i medlemslandenes ret til at beskytte sig imod

synes jeg det var dejligt at få afklaret at den borgerlige fløj

ja det går ud over væksten hvis vi nu lægger så meget vægt på de sociale rettigheder som enhedslisten og andre partier gerne vil have det er da en klar melding det er til at tage og føle på så tak for den klare melding og tak til de partier

det er jo så alternativet og

delvis dansk folkeparti der i hvert fald støtter forslaget om

tak til disse partier for for den støtte

regeringens vurdering betyde at det samlet set vil medføre øget usikkerhed og øgede administrative byrder for virksomhederne lovgivning om kædeansvar i forhold til løn og overenskomstbaserede krav vil ikke harmonere med den danske model hvor der som bekendt ikke er tradition for at lovgive om løn det er tværtimod arbejdsmarkedets parters ønske at de selv står for regulering af løn og ansættelsesvilkår i danmark og regeringen har ingen intentioner om at anfægte dette

er en helt aktuel problemstilling som enhedslisten med beslutningsforslag hundrede og tre og halvfjerds sætter fokus på regeringen har således i dag også fremsat

gennemførelse af eus håndhævelsesdirektiv det er blandt andet et lovforslag om oprettelse af en fond til sikring af udstationerede lønmodtageres tilgodehavender lovforslaget herom har været i ekstern høring og vi vil få anledning til at behandle det her i salen i den kommende tid

regeringen med lovforslaget om oprettelse af arbejdsmarkedets fond for udstationerede lægger op til en implementering af håndhævelsesdirektivets krav om kædeansvar på en måde der harmonerer med den danske aftalemodel jeg ser frem til den kommende folketingsbehandling af dette lovforslag jeg vil dog allerede nu fremhæve at det regeringen har foreslået er baseret på et fælles oplæg fra lo

at fondsmodellen samlet set er den mindst indgribende måde at implementere håndhævelsesdirektivet på i danmark med den fælles forståelse mellem lo og

oprettelse af fonden er det min opfattelse at vi har håndteret spørgsmålet om sikring af udstationeredes tilgodehavender på dansk vis og at debatten om kædeansvar ikke er relevant længere i en dansk sammenhæng vi har således opfyldt håndhævelsesdirektivets krav om at det skal sikres at lønmodtageres overenskomstmæssige tilgodehavender bliver betalt det er altså ikke sådan at der ikke bliver gjort noget for at

der bliver netop gjort noget og

bliver gjort sker i fuld forståelse med arbejdsmarkedets parter og regeringen kan derfor ikke støtte

til en hel kæde af underleverandører og underentreprenører det skaber usikkerhed men hvis ikke der er

eller i form af en kollektiv overenskomst og det kan dokumenteres hvad den betyder så det er jo fuldstændig klart hvad grundlaget er jeg forstår simpelt hen ikke ministerens afvisning med de

enhedslisten

det er jo en kendsgerning det må ministeren da give mig ret i

at det har været ganske svært på trods af arbejdsretsdomme og så videre at inddrive tilgodehavender som

fagretslige sager så er

eller hovedleverandører af en ydelse jo da vel formentlig vil tænke sig om to gange inden de byder en hvilken som helst underentreprenør

gøre disse ting og det er også ting som vi forbedrer med det forslag som erkendt folketinget ikke har haft mulighed for at forholde sig til endnu men som vi kommer med fra regeringens side som i forhold til et fast grundlag altså det overenskomstsikrede skaber

til deres ansatte men som også afregner moms og skat

kan efterbetale i forhold til de grimme arbejdsgivere som ikke

er efter en ganske anden metode end den metode der lægges op til med enhedslistens forslag her som bygger på lovgivning om kædeansvar som

på tidligere forslag før det anledningen er jo

her forslag en generel lov om kædeansvar inden for tre områder det offentlige når det handler om skat moms

manglende tilmelding til rut registeret

forpligtelser over for arbejdstagere som løn pension

fremgår af kollektive eller individuelle aftaler

og endelig forpligtelser over

nogen skulle være i tvivl vi socialdemokrater er ikke bare tilhængere af den danske model hvor løn og arbejdsvilkår aftales mellem lønmodtagere og arbejdsgivere uden politisk indblanding

at modellen er en hjørnesten i udviklingen af vores velfærdssamfund modellen bygger jo på fleksibilitet

et sikkerhedsnet fleksibilitet fordi tryghed om

ordnede løn og arbejdsvilkår for lønmodtagerne går hånd i hånd med fleksibilitet for arbejdsgiverne når det handler om mulighed for at ansætte og fyre medarbejdere det vilkår som er langt bedre både for lønmodtagere og arbejdsgivere sammenlignet med med resten af europa stort set

modellen når arbejdsgivere ansætter arbejdere til lønninger der ligger langt under den aftalte minimumsløn det undergraver modellen når udenlandske virksomheder ikke betaler den moms skat

som de er forpligtet til og det undergraver modellen når staten ikke udfylder sin rolle

under dem der bliver ledige og også sørge for uddannelse mens folk er ledige og ikke mindst også kontrollere

med de ting som virksomhederne og arbejdsgiverne skal leve op til derfor brugte

mange værktøjer og ikke mindst midler på at styrke kampen og værnet mod social dumping et værn som den nuværende regering desværre godt hjulpet af

østeuropæiske arbejderes vilkår i danmark som dokumenterer det vi i forvejen godt ved nemlig at presset på det danske arbejdsmarked er stort

har regeringen afskaffet ved at sørge for at skat ikke kan gå ind

er svaret på de her udfordringer også mangefoldigt og vi skal tage mange af de værktøjer i brug vi skal sørge for

som jo så handler om at lave kædeansvar

det samme argument som da vi ikke var tilhængere af det for et år siden nemlig at når man kigger på

model hvori der også er indbygget et kædeansvar uden politisk indblanding men som

set nu løfter til lov som implementering af håndhævelsesdirektivet

den måde vi normalt implementerer eu lovgivning på som vedrører arbejdsmarkedet

jo også giver muligheden for at styrke vilkårene for udstationerede arbejdere i danmark

med kædeansvar ikke kan finde anvendelse nej der er jo forskellige områder også på det lovgivningsmæssige område hvor der allerede i dag er indbygget kædeansvar lad

men vi støtter altså ikke det her beslutningsforslag og jeg skulle hilse fra det radikale venstre som desværre ikke være til stede og sige at de også

selve det forslag der er nævnt i håndhævelsesdirektivet er ret begrænset men der er jo netop indeholdt i håndhævelsesdirektivet at det giver mulighed for at indføre kædeansvar bredt hvor medlemsstaterne selv måtte ønske det derfor kan det undre mig at socialdemokraterne ikke synes at det kan være en god idé der er jo tale om et middel i kampen mod social dumping som ordføreren jo ganske rigtigt og fint har redegjort for er et kæmpestort problem så der er tale om et middel der er jo

men der er tale om at man har et sted at gå hen med regningen når det er konstateret at der altså blevet underbetalt

så forstå at enhedslisten er imod det strider i min bog også lidt mod den måde vi

traditionelt set behandler det her arbejdsmarkedstof på i en dansk kontekst og som jeg også synes vi bør behandle det

noget der handler om moms og skat og noget

noget der er aftalestof på arbejdsmarkedet

det er der ikke og parterne er enige om at det er der ikke så det er vel ikke noget argument

vi lavede sammen med den tidligere regering

hvordan man mener at staten og andre offentlige myndigheder bør anvende kravet om arbejdsklausuler altså kravet om ordentlige løn og ansættelsesvilkår som en betingelse for at indgå en kontrakt med private virksomheder der er jo et kædeansvar i det cirkulære ordet kædeansvar bliver ikke brugt men der står jo klart og tydeligt

stille krav om en garanti for eventuel manglende løn hele vejen ned igennem kæden af underentreprenører det er det vi andre kalder kædeansvar

folkeligt ord for det så hvis man kan bruge det dér hvorfor kan

derfor ønsker man noget andet der siger jeg bare

synes jeg da at det er på sin plads at skele til hvad der er forhandlet på plads

samarbejde med arbejdsmarkedets parter her ønsker man en generel lov

er sådan set det vi anfægter med de bevæggrunde

enhedslisten skriver at nu går man væk fra det man kalder bestilleransvar

hovedentreprenøransvar i

det er stadig væk ikke det her begrænsede kædeansvar som vi i dansk

der skal stå til regnskab tyve tredive led

stor entreprisen er men at det er den

vi har samme holdning som sidste gang

hvis vi skal leve op til vores ønske om begrænset kædeansvar

selvfølgelig også spændt på at se hvor meget

der er lavet den her fond som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om

på det overenskomstmæssige område vi ved godt at der er nogle der er uden for det overenskomstmæssige område men mange af dem er måske heller ikke dem der

arbejde i forbindelse med de store entrepriser

de skal anmeldes i rut registeret

kædeansvar og

arbejde videre med og jeg synes også vi skal se på

kommer i det håndhævelsesdirektiv

reel bedømmelse af det før et par år efter jeg går ud fra der er en revision

det har haft den virkning som man ønskede det

synes vi det er positivt at enhedslisten lægger det frem og

at arbejde videre med det er ikke sådan at vi er helt afvisende over for

at dansk folkeparti ikke er indstillet på at gennemføre

fra enhedslisten om om et kædeansvar

hovedentreprenøren eller hovedleverandøren helt centralt

at det skal være det øverste led i kæden der ved hvad de har med at gøre det er trods alt dem der byder på en hovedentreprise eller

også i sidste ende skal være ansvarlig for det bud

venstre støtter ikke det her beslutningsforslag

venstre ønsker ordnede forhold på arbejdsmarkedet men et generelt kædeansvar for underleverandører vil være en

det er nævnt i beslutningsforslaget at metroselskabet som blev dømt til at betale to og tyve million kroner via det fagretlige system

men jeg mener netop at det viser

skal lovgive om mindsteløn det strider mod den danske model og det er en

grundpillerne i vores velfærdssamfund og et kædeansvar vil være med til undergrave dette dette så derfor har vi brug for en fornuftig løsning der understøtter understøtter

det danske arbejdsmarked og arbejdsmarkedets

som sagt kommer regeringen nu med et

det er med en bestemmelse om kædeansvar som skal ske på den mindst mindst indgribende

etablering af en fond som skal sikre ordnede forhold på danske

så konklusionen

her beslutningsforslag er at hvis man gennemfører

underleverandører overholder det de skal det er helt urimeligt at ønske at ville pålægge pålægge virksomheder yderligere byrder i en situation hvor vi netop har brug for at danske virksomheder vækster og ikke lukker nederst så på den baggrund kan vi ikke støtte

hører at ordføreren i lighed med ministeren og andre

hvor står det i beslutningsforslaget at det her

er lovgivning om overenskomster det er det jo ikke

lovgive om overenskomsternes indhold

vi siger bare at der skal være en generel adgang

for skat til at gå et sted hen

ikke kan udskrives eller at firmaer

medarbejdere som ikke bliver betalt det de skal på metrobyggeriet får det de skal have i løn anerkender enhedslisten ikke at arbejdsmarkedets parter

er de bedste til at sikre gode løn og ansættelsesvilkår på det danske arbejdsmarked eller tror enhedslisten at lovgivning herfra er

som ikke afregner for skat og moms dem som snyder deres ansatte kan rende fra regningen

ikke noget som helst incitament i den ordning og så er jeg ligeglad med om den

der er ikke noget som helst incitament i den ordning til at de firmaer som har tænkt sig at snyde og det har mange

bare på en lidt anden måde så placerer man ansvaret der hvor det bør ligge nemlig hos den leverandør hovedleverandør eller underleverandør der indgår kontrakten med en anden leverandør det er der ansvaret skal ligge så er vi sikre på at det er placeret et effektivt sted så

betaler sig fra så er det noget den

at vi kan håndtere det at sikre at der er løn også løn til de medarbejdere

kontrakt med nemlig at han kun laver kontrakt med virksomheder der har orden i tingene og eventuelt sikrer sig

vil ordføreren ikke medgive at det vil gøre at vi får skilt fårene fra bukkene og sikre en fair konkurrence på

aftaler mellem underleverandør

ansatte overholdes og over for forpligtelser dømt af det fagretlige eller civilretlige system liberal alliance er modstander af kædeansvar som generelt princip det bør være helt frivilligt for køber af tjenesteydelser hvorvidt de ønsker at pålægge leverandører kædeansvar i den aftale der indgås mellem

det er givetvis også fordyrende når en hovedleverandør skal monitere hvorvidt underleverandører lever op til en række specificerede krav

meget svært ved at forstå at man ønsker at det offentliges fordringer over for private virksomheder skal indgå som en del af kædeansvaret det er for os at se en myndighedsopgave at sikre at det offentlige får de indtægter som det offentlige har krav på skulle en underleverandør snyde med skat eller lignende finder vi det underligt at en hovedleverandør pludselig skal hænge på regningen ud over at kræve at en privat virksomhed udfører en myndighedsopgave

vi vi støtter heller ikke kædeansvar på den del der handler om løn og arbejdsvilkår og vi mener at vi har et ret velfungerende arbejdsretligt system

skal fortolke og håndhæve de aftaler der nu engang indgås at lægge hele ansvaret hos hovedleverandøren er at undergrave fagbevægelsens rolle i at sikre at virksomhederne lever op til de aftaler de indgår med deres ansatte de forpligtelser der med dette forslag lægges hos hovedleverandøren er for os at se urimelige og vi vil derfor ikke stemme for

en generel lov om kædeansvar således at hovedentreprenører og hovedleverandører af tjenesteydelser gøres økonomisk ansvarlige for henholdsvis underentreprenørers og underleverandørers forsømmelser hvad angår forpligtelser over for det offentlige forpligtelser over for den ansatte og

civile og fagretslige system vedrørende de

forslaget vi noterer os at kædeansvar ikke strider mod eu retten og vi synes at kædeansvar

end det forslag der i dag er blevet

det vil sige også dem der ikke ansætter underleverandører der begår fejl eller som ikke har rent mel i posen

vi synes som sagt at en kædeansvarsløsning er en bedre løsning men vi lægger også mærke

om et fælles forslag ville det være endnu mere interessant for alternativet

ville nok ikke føre til et flertal men

har gennem årene balanceret mellem ønsket om at lade arbejdsmarkedets parter tage sig af så mange forhold på arbejdsmarkedet som muligt og så

ønsket om at der rent faktisk skal ske noget på det her område det ideelle ville jo være at parterne på arbejdsmarkedet for længst havde fået skruet et system sammen som effektivt tager fat

at nogle firmaer efterlader regninger

især udvidelsen af eu i tusind og fire har gjort at vi i årene derefter har været til grin over for mange udenlandske firmaer som har tjent store penge i danmark og efterfølgende bare har vendt ryggen til lønefterbetalinger bod idømt ved

arbejdsretten og andre forpligtelser vi kunne jo simpelt

og kan stadig væk høre firmaerne grine hele vejen til banken

og kæde i firmaerne

vi altså har ventet længe nok på løsninger kampen mod social dumping skal have vores fulde opmærksomhed og vi skal være villige til at gå nye veje social dumping er ikke bare en trussel mod de enkelte lønarbejdere i bestemte brancher men en trussel for hele velfærdssamfundet

selvfølgelig meget en gentagelse af hvad vi også tidligere har debatteret når vi har fremsat

den måde vi har reguleret det danske arbejdsmarked på så tak til

dansk folkeparti som jo i hvert fald delvis støttede støttede det tak til alternativet som er positive over for det og som efterlyser at vi måske under udvalgsarbejdet kunne finde ud af

fra dansk folkeparti og vores det er vi helt klart åbne over for

der nok ikke noget flertal ud af det

muligt og tak til sf som jo også har været

halvfems mandater bag forslaget og det er egentlig ret ærgerligt

for at bekæmpe social dumping og

konkurrence i det her tilfælde må vi så efterlyse at socialdemokraterne tager sig sammen og er med til at manifestere

for et krav der længe har stået højt på ønskelisten i fagbevægelsen i hvert fald hos fagbevægelsens fodfolk som hver eneste dag kæmper med social dumping fra grådige arbejdsgivere

af østeuropæisk arbejdskraft det er også ærgerligt fordi kædeansvar vil være et rigtig effektivt middel i kampen mod social dumping og en unfair konkurrence for virksomheder der ikke spiller efter reglerne og det er ærgerligt fordi vi den niende maj

skal være gennemført i juni i år

det er netop i henhold til håndhævelsesdirektivet at mulighederne for kædeansvar

rigtig god anledning til så også at slå fast

indføre kædeansvar og endog giver muligheder for

indføre mere vidtgående former for kædeansvar end det faktisk er beskrevet i direktivet derfor finder vi i enhedslisten at det er utilfredsstillende hvis folketinget ikke benytter sig af mulighederne i håndhævelsesdirektivet

det er der helt klart ikke lagt op til i det lovforslag om ændring af udstationeringsloven som skal implementere håndhævelsesdirektivet og som vi sådan lige har været inde og berøre i flere omgange under spørgsmål svar seancen

og dansk arbejdsgiverforening ikke er begejstrede for at der bliver indført

til at gennemføre noget der virker og det er ikke lykkedes

og det er på trods af nogle af de få initiativer man har taget problemerne er ikke

vi har lige set set rapporten nu fra forskningscenteret ved københavns universitet

at det tværtimod fortsat har et kæmpestort omfang

for det danske arbejdsmarked og for de danske

social dumping hvor der snydes med lønnen

afregning af skat og moms er fortsat den største trussel mod vores regulerede arbejdsmarked som jo bygger på aftaler om løn og arbejdsvilkår mellem fagforeninger og arbejdsgivere

er social dumping naturligvis i sin natur også en trussel mod velfærdssamfundet så lad mig understrege en gang til at med det beslutningsforslag som enhedslisten har

ikke nogen som helst antydning af

vi forsøger bare at sige

der skal være et sted man kan gå hen med regningen når vi konstaterer at der er nogle der

beregninger der viser at der faktisk arbejdes til overenskomstmæssige lønninger og at man har orden i regnskaberne så

også afregnes moms og skat og hvad der ellers skal afregnes og med det kendskab

vil sådan et firma jo hurtigt vide om der er ugler i mosen når tilbuddene indløber fra underentreprenørerne eller underkontrahenterne som det jo hedder i håndhævelsesdirektivet og som jo dækker

mon ikke hovedentreprenører og hovedleverandører vil sikre sig mod tab længere nede i kæden gennem krav om garantistillelse

ikke stille ja så får vedkommende selvfølgelig

og mon ikke også

medlemskab af en arbejdsgiverforening der er nogle der vil hævde at kædeansvar ved lov er i strid med den danske arbejdsmarkedsmodel

men det er efter vores bedste mening noget sludder der står ikke et ord i b forslaget om at der skal lovgives

det som kædeansvar betyder er at de virksomheder der benytter sig af henholdsvis underentreprenører og underleverandører har et ansvar for at de overenskomster eller aftaler mellem virksomheden og de ansatte

forhåbentlig selv har tilsluttet sig arbejder under og

undermineres og at de selv samme henholdsvis hovedleverandører og

ansvarsfrit at anvende andre firmaer som ikke har rent mel i posen til at udføre de arbejdsopgaver

i forbindelse med den udbudte opgave selvfølgelig i et forsøg på at gøre

eget tilbud billigere og dermed påføre andre selskaber andre firmaer unfair konkurrence derfor synes vi faktisk også at det her b forslag er meget bedre end det lovforslag som regeringen har

med det forbehold at det det først lige er fremsat i dag og at vi indtil nu kun har set selve udkastet

betale for de arbejdsgivere der ikke overholder deres forpligtelser

det er ret uforståeligt at ministeren med en fortid i dansk arbejdsgiverforening kan synes at det er fair

medlemsvirksomheder i de organisationer som nu er tilsluttet

vi synes faktisk at indførelsen af kædeansvar er langt mere retfærdigt og som sagt et langt langt mere effektivt middel i kampen mod social dumping

til praktikpladser det der med at lave en fondskonstruktion på arbejdsmarkedet et ukendt fænomen

egentlig være at enhedslisten er så meget imod at arbejdsgiverne bidrager kollektivt og at man så

indskriver en række rettigheder for udstationerede arbejdere

at uddybe hvad den her store ideologiske modstand er

men der er jo ikke tale om at nogen

med alle mulige forbehold for hvordan det egentlige lovforslag ser ud vil jeg gerne understrege giver jo ikke noget incitament for virksomheder til at overholde reglerne tværtimod vil jeg næsten sige det giver vel en

for følelse af at nå ja der er nogen der betaler for mig hvis jeg ikke overholder reglerne så hvorfor skulle jeg egentlig

så let skal enhedslisten ikke slippe af sted med at sige at det

nu ligger der så en model som arbejdsmarkedets parter har forhandlet ind

lo er imod og så står man og tordner imod

lovforslag med alle de forbehold som jeg bliver ved med at understrege jeg må tage inden jeg har set det endelige lovforslag

så er det min klare opfattelse at enhedslistens beslutningsforslag er et effektivt middel det placerer ansvaret for

løn og arbejdsforhold og at der bliver afregnet moms og skat

eller leverandør der afgiver et tilbud det må være mere effektivt end det andet

nok vide hvilket mareridt

være hvis man skulle sidde og holde øje med sine underleverandører

de overholder alle mulige regler

overenskomster og alt muligt andet

det vil simpelt hen medføre et behov for et kontrolapparat i virksomheder med mange leverandører som vil gøre det ekstremt dyrt

enhedslisten ikke nogen der driver virksomhed eller også er man fuldstændig ligeglad med de omkostninger man pålægger virksomhederne med et beslutningsforslag som

være sådan at man anerkender at det skal være så nemt som muligt at drive virksomhed for

ellers er der ikke nogen arbejdspladser der må være grænser for hvor meget man kan

er totalt urimeligt vi bør gå efter dem der overtræder reglerne i stedet for

at blot man har en leverandør som kommer til at forbryde sig mod nogle regler på det danske arbejdsmarked

det skal være en fair konkurrence i forhold til lønmodtagerne og det skal være en fair konkurrence i forhold

udmærket kender deres lus på travet de har et så godt kendskab til den branche de opererer inden for at de naturligvis er klar over og hvis der kommer tilbud ind

de kan hurtigt gennemskue om der er tale om et fair

ordentlige lønninger overenskomstmæssige lønninger og at der bliver afregnet for moms skat og så videre og derfor tror jeg ikke at

behøver at iværksætte kæmpestore

kendskab til alt det hos sine underleverandører det er da fuldstændig urimeligt at bare fordi man handler med en virksomhed skal man gøres økonomisk ansvarlig og kunne få bøder fordi de gør et eller andet som man ikke har nogen som helst chance for at gennemskue

står meget alene med det synspunkt at det skulle være nemt at gennemskue

gå til en hovedentreprenør som jo udmærket godt kender forholdene inden for branchen og derfor udmærket ved på forhånd når tilbuddene kommer ind om der

man kan jo sikre sig en garantistillelse for at hvis der pludselig bliver rejst krav mod den pågældende virksomhed og det bliver hovedentreprenøren der kommer til at hænge på regningen så er der penge til

findes jo meget enkle måder at sikre sig imod tab på men det der fik mig til at trykke på knappen

ugebrevet a4 gennemførte for nogle år siden en undersøgelse jeg har desværre ikke det præcise årstal men jeg skal nok finde referencen til ordføreren

blandt håndværksmestre

for kædeansvar de går ind for at en hovedleverandør eller

stiller krav om at der overenskomstmæssige forhold hele vejen ned igennem kæden og det er jo fordi de små håndværksmestre har set at de er udsat for

konkurrence lige nøjagtig på grund af det udstationeringsdirektiv vi lige har snakket

stor byrde for at sikre at holde andre ude som eventuelt måtte konkurrere på nogle andre vilkår men jeg tror ikke at man får nogen af dem som bliver pålagt de her regler om kædeansvar og det var det der var min påstand før til at mene at det skulle være en god idé at de skulle kontrollere alle deres underleverandører at underleverandørerne så synes en god idé kan man godt forestille sig men dem der får den kæmpestore kontrolopgave vil næppe synes

hvis ikke alle løfter i flok

noget at man bare overlader den opgave til fagforeningerne alene

store magter blandt andet eus regler så det er jo simpelt hen et spørgsmål om grundholdninger mener man at de store virksomheder skal have

forpligtelser eller at de ikke

i dag står vi her igen for at diskutere næsten samme forslag men der er sket meget siden

vi overtog regeringsmagten noget af det der dog ikke har ændret sig er det store fokus på vandløb på store vandløb små vandløb vandløb med for meget vand og vandløb med for lidt vand vandløbsområdet er et område hvor der er mange meninger og interesser at tage hensyn til derfor var det et af de første områder vi gik i gang med at se på da den nuværende regering kom til for vi vil ikke se passivt til at god landbrugsjord må tages ud af produktion fordi vandløb ikke kan lede vandet tilstrækkeligt væk fra dyrkningsarealerne vandløbene skal vedligeholdes så de kan sikre en ordentlig afledning af vand men det skal selvfølgelig gøres så der samtidig tages hensyn til naturen og miljøet vi er i gang med at gøre en hel del på området for det første er der sendt et brev til

kommunerne hvori de er gjort opmærksom på at de skal sørge for at vedligeholde de offentlige vandløb så de overholder de fastsatte krav i regulativerne de offentlige vandløb udgør dog kun cirka fem og tyve procent af de åbne danske vandløb

de resterende cirka fem og halvfjerds procent

de private bredejere der har pligten til at vedligeholde vandløbene for det andet er der blevet nedsat en

som skal komme med anbefalinger til hvordan grødeskæring bør udføres så der i videst muligt omfang tages hensyn til både afvanding og til natur og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten anbefalingerne skal danne grundlag for at naturstyrelsen kan udarbejde en egentlig vejledning om grødeskæring forskergruppens udkast er på vej i høring hos interessenterne selve vejledningen forventes at ligge klar engang efter sommerferien det betyder ikke at nye metoder til grødeskæring vil kunne løse alle problemer

et skridt i den rigtige retning for det tredje er der blandt de borgerlige partier indgået en aftale om en fødevare og landbrugspakke hvoraf det fremgår at kriterierne for hvornår et vandløb skal være omfattet af vandplanlægningen skal gennemgås så smalle flade og gravede vandløb ikke fremadrettet skal være en del af vandområdeplanerne kommunerne og de lokale

vil blive involveret i det arbejde når resultaterne af de initiativer foreligger og udkommet af kommunernes evaluering af deres klimatilpasningsplaner er gennemført har vi et godt overblik over hvor der eventuelt fortsat måtte være problemer med afledningen af vand den viden vil jeg tage med mig idet

på et senere tidspunkt overvejer at igangsætte et større udredningsarbejde hvor jeg vil gennemgå den eksisterende lovgivning der har betydning for vandafledning så vi i højere grad kan sikre både land og by mod oversvømmelser og forsumpning så mennesker ikke mister store værdier uanset om det er på land eller i by vi har længe haft fokus på behovet for klimasikring af vores byer men det er vigtigt at vi også får taget fat på diskussionen af behovet for klimatilpasning i det åbne land liberal alliances forslag indeholder tre delforslag vandløb skal primært tjene afvandingsformål en sådan ændring af loven ville indebære at i alle vandløb ville den afvandingsmæssige interesse altid skulle prioriteres højest uanset hvor stor eller lille denne interesse er det vil betyde at danmark vil få vanskeligt ved at leve op til vores forpligtelser i forhold til eus

vi gennemfører betydelige kompenserende foranstaltninger udgifterne til kompenserende foranstaltninger kan i værste fald løbe op i et meget betragteligt beløb hvis vi skal forhindre at der sker forringelser

vandmiljøet det er også vigtigt at holde sig for øje at selv hvis vi løser et afvandingsproblem lokalt ét sted kan vi risikere at flytte problemerne til et andet sted længere nede i vandløbet desuden fremgår det af beslutningsforslaget at vandløbsloven skal ændres så kommunen skal bevise at det er nødvendigt at fravige regulativernes krav om vedligeholdelse af hensyn til miljøet det skal understreges at det allerede forholder sig sådan at kommunen efter gældende forvaltningsretlig praksis skal tilvejebringe det faglige grundlag for at kunne fastslå om en ændret vandløbsvedligeholdelse vil skade eller ikke skade de naturtyper og arter som et natura to tusind område er udpeget for at beskytte i administrationen af vandløbsloven påhviler det ligeledes kommunen at vurdere om en ændret vandløbsvedligeholdelse vil ødelægge eller beskadige yngle eller rasteområder

sidste element er at udtage vandløb fra naturbeskyttelseslovens § tre og flytte dem til vandløbsloven så beskyttelsen af vandløb skal ske på et grundlag der muliggør tilpasning af vandløbenes vandføringsevne baseret på en samlet afvejning af hensyn til afvanding natur miljø og klimatilpasning grunden til at vandløb er en del af naturbeskyttelseslovens § tre

af vandløbene som levesteder for det vilde plante og dyreliv i samspil med de omkringliggende moser enge og søer

af vandløbenes åbne forløb som grønne korridorer igennem landskabet så vandløbene ikke udrettes opgraves rørlægges eller

vandløbsregulativet samt vedligeholdelse af dræn kræver ikke dispensation men regulering af vandløb som for eksempel ændring af profilen eller uddybning gør i sådanne

sager har kommunen kompetencen til at træffe afgørelser der er således god overensstemmelse mellem vandløbslovens og naturbeskyttelseslovens regler for et år siden var venstre en af forslagsstillerne i dag kan vi ikke støtte forslaget det skyldes at vi

vil være som at læse slutningen af bogen først dermed siger jeg ikke at regeringen aldrig vil ændre vandløbsloven jeg siger at tidspunktet i hvert fald ikke er det rette lige nu men som nævnt overvejer jeg at igangsætte et lovforberedende arbejde

en eventuel ændring af vandløbsloven når vi har set resultatet af de initiativer

har ansvaret hvor og hvorledes og det giver kun god mening at man har en åbenhjertig drøftelse med kommunerne om

fra et åløb ud i en fjord hvem har ansvaret for hvis der er tilstopninger der

så i min og regeringens verden giver det rigtig god mening at man har den dialog med landets kommuner

af et hyrdebrev så jeg siger ikke at der er foregået ulovligheder

havde misligholdt deres

er nok til at man skal sende et hyrdebrev og sige i skal huske at overholde loven det er vel derfor vi også har et klagesystem

både at kommunerne er helt skarpe på hvordan og hvorledes de håndterer deres opgave

vi har jo fået brev fra kl og landbrug fødevarer der lægger op til at der blandt andet skal ses på vandløbsloven

tvivlstilfælde der kan være diskussioner om hvordan man foretager vandløbsvedligeholdelse

det er for at være helt ærlig jo ikke bare lige noget man gør hver eneste dag det er

en svær disciplin i forhold til vandføring i vores åer og vandløb derfor er jeg af den opfattelse at jeg

ministeren siger at det ville være lidt ligesom at læse slutningen af en bog først jeg kan afsløre for ministeren at det rent faktisk er noget jeg en gang imellem gør men

initiativer der allerede er taget nemlig hyrdebrevet og grødeskæringsvejledningen som ministeren beskrev

sin redegørelse her ministeren

også på et tidspunkt at det bestemt ikke løser alle problemer

at høre hvad ministeren så mener kan løse de

sikrer en god miljøtilstand i vores vandløb derfor

der er problemer i kategori a b eller c

tage den drøftelse med kommunerne

med lodsejerne fordi der også er mange private vandløb så vi sikrer at

det intensivt så humuslaget er svundet hen så jordlaget nu ligger langt

ikke mærkeligt at med stigende nedbørsmængder

oversvømmelse sted

at det her handler om at vandløbene ikke bliver vedligeholdt anerkender ministeren ikke at der er den her sammenhæng

og oversvømmelser den dag i dag hvor klimaforandringerne

de anbefalinger jeg tror det vil gøre os alle sammen klogere det er muligt at der er medlemmer af det høje ting som er eksperter i grødeskæring det er jeg bestemt ikke og derfor glæder jeg mig meget til at få de anbefalinger

professor eller forskergruppen kommer med men også til reaktionen fra både de grønne organisationer landbruget og lignende så vi får en kvalificeret debat om

set at alle medlemmer her er interesseret i både

have vandføring men også at have en god

bare ville spørge ministeren om er om ministeren også mener at liberal alliance med sit forslag går for langt ved at gøre vandafledningen til det primære formål i vandløbsloven jeg hørte jo ministeren sagde at man ville stemme nej til det fra regeringens side

det er sådan men jeg kunne godt tænke mig at ministeren

nogle forpligtelser i forhold til miljømålsætninger samtidig

især har siddet i sidste periode hvor vi har diskuteret åer og vandløb

og hvad er bare afvandingskanaler og lignende det er jo ikke et hverken rødt blåt grønt eller gult

vue på det det er jo simpelt hen et spørgsmål om at vi får fundet frem til

siger her og nu citerer jeg der skal være en balance mellem hensyn til afvanding af vores terræn og et godt miljø der har været en glidning i den balance således

fokus nok på at vandet skal ud i havet det skal vi have tilbage sådan at åernes primære formål er at aflede vand fra vores terræn er ministeren enig i at det primære formål med vores vandløb skal være at aflede vand fra

da b en hundrede og fem og fyrre blev fremsat havde danmark en socialdemokratisk miljøminister der klart sagde nej til elementerne her i forslaget og meget har ændret sig siden da man kunne være fristet til at sige at der er løbet meget vand under broen selv om liberal alliance nok vil indvende at der løber alt for lidt vand under broen i lyset af det her forslag danmark har for eksempel ikke længere en miljøminister med det ene ressort danmark har desværre heller ikke længere en regering der vil finde den rigtige balance mellem miljøhensyn og hensynet til erhvervet dog er der en ting som ikke har forandrer sig og det er

og hensynet til vækst og beskæftigelse vi mener stadig væk at det her forslag ikke er udtryk

for det første en ensidig præcisering af vandløbsloven så det tydeligt fremgår at vandløb skal tjene afvandingsformål altså skal afvandingsinteresser gå forud for hensynet til miljøet balancen skal tippes må man forstå det er vi grundlæggende uenige i vandløb

skal både være til for landmænd for naturen for lystfiskerne og for miljøet vandløbsloven fra nitten tre og firs er netop sat i verden for at afveje de hensyn

at ændre på vi ønsker en vandløbslov der kan løse de konflikter der måtte opstå mellem de forskellige hensyn det er vigtigt at få slået fast at afvandingshensyn og hensynet til miljø og natur ikke altid er i modstrid med hinanden ofte er det muligt at finde en fornuftig balance og det er det vores vandløbslov skal bidrage til det er der i øvrigt flere af vores kommuner som har vist at de kan gøre det er selvfølgelig også vigtigt at vi i den her sammenhæng overvejer hvordan vi

den best practice til de øvrige kommuner i landet på den måde kan vi sikre balancen mellem miljø og afvanding i hele landet jeg er godt med på at forøgede nedbørsmængder er en udfordring

til gengæld helt uenig i at grødeskæring kan løse de problemer der er knyttet til klimaforandringer helt alene for det første er de forandringer et vink med en vognstang om at vi ikke bør slække på den ambitiøse

regeringen desværre har vist sig at være stormestre i for det andet er der allerede instrumenter i vandløbsloven der gør det muligt at håndtere øgede nedbørsmængder

det bliver vanskeligt at overholde vores eu forpligtelser hvis vi lader hensynet til vores miljø vige for hensynet

det kan få store konsekvenser for danmark og kan ende i en regning til landbruget og til miljøet hvis eksempelvis eu ikke vil godkende vores landdistriktsprogram fordi vi slækker på beskyttelsen af vandmiljøet det er der ingen der har interesse i liberal alliance ønsker også at bevisbyrden skal ligge hos kommunen i de konkrete sager hvor der er tvivl om hvorvidt afvandingshensyn skal gå forud for miljøhensyn i den forbindelse

bare konstatere at det hele tiden har været kommunernes ansvar at sikre det nødvendige grundlag for at kunne fastslå om en afvanding af et vandløb kan holdes inden for rammerne af eu retten endelig ønsker liberal alliance at fjerne § tre beskyttelsen af vandløb socialdemokraterne mener ikke at § tre beskyttelsen er til hinder for vandløbsvedligeholdelsen ved større forandringer kan man søge dispensation som også ministeren gjorde rede for i sin tale til at sikre afvanding samtidig vil det få konsekvenser for naturbeskyttelsen hvis beskyttelsen fjernes og det vil gå ud og dyre og plantelivet så på den baggrund kan jeg sige at socialdemokraterne ikke kan støtte forslaget men jeg vil gerne sige at vi selvfølgelig lytter når den nedsatte arbejdsgruppe som vi har nedsat den findes så forstår jeg ikke længere men så kommer der en anden gruppe

rapportere ind vi vil gerne

kigge på vandløbsloven men det skal bare være i den rigtige balance hvor miljøet og afvandingshensyn balancerer bedre med hinanden så med de bemærkninger skal

ordføreren også spurgte ministeren om tidligere vist

men jeg kunne godt tænke mig at høre socialdemokraternes ordfører om ikke de anerkender kls

på baggrund af den retspraksis og de

i beslutningsforslaget men det kan ordføreren jo så i øvrigt sige lidt om når

når kl siger noget

derfor siger jeg også meget klart i afslutningen af min tale at vi gerne med til at kigge på vandløbsloven det er jo ikke sådan en ting der er mejslet i granit så man ikke kan kigge på

skal man sikre at balancen mellem

er der og det kan vi bare ikke se i det her beslutningsforslag her oplever vi

balancen i de indspil der skal være til en eventuel lovrevision

man så gjort dem til høringsparter og det

med til at kigge på lovgivningen i danmark og der er ikke noget der på den måde er urørligt det der er vigtigt for os og et knæsat princip er balancen og den balance

taler om her det er også lodsejere der har haver og kældre tæt på vandløbene det er sågar sportsfiskere som har svært ved at komme ned og finde åen

er oversvømmet og nogle gange ligger fiskene og spræller oppe på marken det er altså et bredt

der er et stigende problem fordi vi har fået mere vand

mere monsterregn nu på grund af klimaforandringerne dertil kommer at vandføringsevnen beviseligt er reduceret i mange vandløb og så skal det jo gå galt i form af oversvømmelser

du kan jo godt grødeskære dig igennem det hele men hvor ender vandet så

jeg citerede ordføreren for tidligere da jeg stillede et spørgsmål til ministeren der ender ude i havet noget ender jo også nede i holstebro by noget ender

ikke skal ende så derfor er vi nødt til at huske på balancen og derfor er den her debat hvor ubehjælpeligt det

være nuanceret og kravene til nuancerne

også sige om det tilsagn der blev kvitteret for og det er

en ekspertgruppe og vi har kunnet læse i bt og andre steder at bæredygtigt landbrug

været pennefører på næsten hele kommissoriet for det så vi er skeptiske men interesseret i

hånd i hånd med et godt miljø

vandløbenes åernes primære altså forrangsmæssige formål

spørger mig om jeg ønsker en balance mellem afvanding og miljøhensyn

det gør jeg oplever jeg at venstre står for den samme balance ikke når jeg ser tv midtvest

omkring vandløbende skulle spille ind og komme med anbefalinger til det her

ekspertgruppe eller forskergruppe som har været så omtalt her i i løbet af årets første måneder noget af det der bekymrer mig er jo at interessenterne er flyttet til

høringsret altså en en lavere rang i det her og så kan det jo kun bekymre når det har været

arbejdsgruppens arbejde nemlig kommissoriet har været så tæt dikteret og

noget gør at man løfter løfter brynene lidt og jeg tænker da også at vi i udvalgsbehandlingen skal få afdækket hvilke skifter der har været i

sådan at vi får det boret helt ud det var jo et emne

og vi var fire borgerlige partier sagde jeg i hvert fald

at forslaget blev stillet fordi vi har nogle lodsejere rundtomkring som har nogle store udfordringer i forhold til oversvømmelser

vi har byer der bliver oversvømmet vi har marker

var mit helt klare indtryk

i den nuværende regerings levetid at der trods alt er sket noget men men i min optik må der godt ske noget mere så på den måde synes jeg det er fint at vi får trykket

rent faktisk får

at se at man kan ændre nogle ting vi ved at

minister eva kjer hansen sendte et hyrdebrev ud til kommunerne

fald opfattet det der skete på det tidspunkt og det synes jeg

også haft møder med organisationer der siger jamen vi kan godt

behøver man jo ikke nødvendigvis at ændre loven kan man sige

også liberal alliance ønsker med det her forslag

er nemlig at få en bedre afvanding og det mener jeg rent faktisk også er vigtigt

venstreregeringen en chance for at få det her gjort færdigt

bare at sige nå men så skal tingene fortsætte som de altid har gjort så er der jo ligesom ingen grund til at stille forslaget og jeg er ikke typen der synes at det er godt at stå her

spilde sin tid det ligner mig meget dårligt

kommer til at ske noget for det var faktisk meningen med det forslag

jeg synes ikke uanset hvilken side af bordet man sidder

det er vigtigt vi får noget afvanding og det håber

egentlig ikke synes der er sket nok men også at at

at dansk folkepartis tålmodighed endnu ikke er opbrugt så derfor vil jeg gerne spørge hvornår man kan forvente at dansk folkepartis tålmodighed

at kommunerne går ud og ligesom forsøger

det jo ikke kun er kommunens udgift det kan også være

og så var det mit indtryk at

det synes jeg måske er knap så interessant

får ført det beslutningsforslag ud i livet så lige hvornår vores tålmodighed er opbrugt tør jeg ikke

med områder der kan oversvømmes hvis der kommer ekstra meget vand i åen men det er jo ikke det samme som at åen bare får lov

fordi vi lader os inspirere og fordi jeg altså ikke

jeg er politiker jeg har en holdning til noget

jo ikke ensbetydende med at man ikke lader sig inspirere så er der nogle man lader sig inspirere mere af end andre og hvis det i det her tilfælde er bæredygtigt landbrug så fred være med

det er måden vi arbejder på det gør vi alle

det er rart at høre den socialdemokratiske ordfører netop være positiv i sin tale for det synes jeg faktisk den socialdemokratiske ordfører var og ligesom række hånden ud og sige når det her

kommissorium og arbejdsopgaven er udført

se på det og måske oven i købet være med

ændre en lovgivning hvis det er nødvendigt

det synes jeg er positivt og det

det skal jo ende galt i form af oversvømmelser og forsumpning det koster samfundet og de ramte lodsejere enorme tab

at vi får øget fokus på hensynet til at vandet ledes mere effektivt ud til havet

heldigvis kan dette hensyn sagtens gå hånd i hånd med hensynet til natur miljø og god biodiversitet der er ingen grund til at opstille det som modsætninger derfor hilser jeg i høj grad liberal alliances beslutningsforslag velkommen som en anledning til en nødvendig debat om det her vigtige spørgsmål fokus inden

til i højere grad at fokusere på vandløbenes miljøforhold det har betydet en hævning af vandspejlet i mange vandløb det har betydet reducering i grødeskæring mindre oprensning og mange andre tiltag der fører til nedsat vandføringsevne

mange steder det har vi målinger på ud over de her afvandingsforhold

er det et faktum at den årlige nedbørsmængde er steget med cirka hundrede

over de sidste hundrede år og førende hydrologer spår at vandmængden vil øges yderligere i de kommende år i venstre mener vi at det skal være fortid med de meget ødelæggende oversvømmelser af sommerhusområder beboelsesområder og landbrugsarealer grundet mangelfuld vedligeholdelse af vandløb effektiv afvanding af jorden er en grundlæggende forudsætning for at

og jeg kender rigtig mange der gerne vil være med til at bruge de mange penge som landbruget skaffer hjem til danmark og som er glade for de mange jobs der

men også et godt stykke væk fra selve vandløbene men det er ikke kun landbruget der har brug for at vandløbene kan afvandes det er også vigtigt for skovbrugene at forhindre at trærødderne bliver ødelagt eller begrænset i deres vækst af øget vandstand mange steder langs vandløbene står flotte solitære træer og drukner

i mange haver og kældre lider man under oversvømmelser

er terrænet langs mange vandløb ved at være som en svamp der hele tiden er gennemvædet og alle der kender en svamp der er gennemvædet ved at der ikke er meget reserve til at suge mere vand

så kommer regn derfor har vi problemet jeg havde i sidste uge fornøjelsen af at have besøg i midtjylland vores miljø og fødevareminister

hvor vi blandt andet satte fokus på vigtigheden af at lede vandet ud til havet for at undgå oversvømmelser ministeren mødte ved gudenåens bred blandt andet bjerringbro og omegns sportsfiskerforening som præsenterede

særdeles seriøse forslag til intelligent grødeskæring og til en forbedring af vandløbsvedligeholdelsen ministeren kvitterede for forslaget på stedet og lyttede intenst til behovet for at lede vandet bedre væk og der er et stort behov jeg har mødt tilsvarende konstruktive tilgange hos andre sportsfiskerforeninger i det midtjyske sportsfiskerne er trætte af ikke at kunne komme nogenlunde tørskoet ned til åens bred for at fiske regeringen er godt på vej til at imødekomme behovet

eva kjer hansen har sendt et relevant hyrdebrev til kommunerne for at pege på behovet for at iværksætte grødeskæring når vandet stiger derudover har regeringen igangsat en undersøgelse af optimeret grødeskæring

det ikke er nok vandet skal bedre ud til havet og mange steder er der i vandløbene opstået propper i hullet om jeg så må sige i form af aflejringer

jeg er glad for at ministeren i dag har tilkendegivet at når vi nu har set resultatet af det der er igangsat

gå i gang med et lovforberedende arbejde og det er der brug for

til at vi under udvalgsbehandlingen prøver at lande det her med en beretning der opfordrer regeringen til at igangsætte arbejdet med en modernisering af vandløbsloven når evalueringen foreligger i den forbindelse er der brug for en god dialog med kommunerne med lodsejerne med landbruget skovbruget sportsfiskerne om andre

kommunerne har i fremtiden brug for en bred vifte af virkemidler der kan bringes i anvendelse når vandet stiger op over de fastsatte koter det bedste er at målet om mere effektiv afvanding sagtens kan nås uden at vi går på kompromis med naturhensynet

og moderne virkemidler jeg ser frem til at vi i de kommende måneder på tværs af partier arbejder videre med

og så nedstrøms i vandsystemet hvor der ofte ligger sommerhusområder hvor der ligger byer hvor der ligger andre områder som så vil skulle håndtere det her vand hvilket kan medføre oversvømmelser

for vandløbsvedligeholdelsen og det er jo lige netop

silkeborg viborg favrskov og randers kommuner er gået i gang med og hatten af for det fordi selvfølgelig skal man se på det her på tværs af kommuner så man ikke bare eksporterer problemet ned til næstliggende kommune nedstrøms vi skal have vandet helt ud i havet

at høre enhedslistens bud på at hvis ikke vandet skal ud i havet hvor skal det så havne skal vi bare acceptere at det forsumper terrænet og giver oversvømmelser og tab

som noget negativt men sådan er vådområder de kan optage utrolig store regnmængder og frigive dem langsomt til omgivelserne efterfølgende

det er klimatilpasning der respekterer at vi har en natur derude

ordføreren nævner og graver vandløbene ud hvor er så gydepladserne

som frivillige har brugt tusindvis af timer på at forsøge at genetablere

har vi netop brug for en bred vifte af intelligente virkemidler og i stedet for have en sådan næsten religiøs eller ideologisk modstand mod overhovedet at lave vandløbsvedligeholdelse synes jeg at enhedslisten skulle tage og gå konstruktivt ind i at lave den her brede vifte af virkemidler

vi sikrer at vandet kommer mere effektivt ud til havet samtidig med at

der er rigtig god sammenhæng i det her og der er også god sammenhæng i at ministeren gerne vil se effekten af det vi jo allerede har iværksat efter at det her beslutningsforslag blev fremsat første gang er der jo iværksat en række ting og der skal vi lige se virkningen af det få det evalueret og så hører jeg ministeren sige at så skal vi videre med det lovforberedende arbejde fordi vi har brug for at modernisere hele det her system

for bare ti og femten år siden

bliver terrænet som en svamp der ikke er i stand til at opsuge noget som helst når der kommer lidt regn og så har vi problemerne derfor er vi nødt til at finde nogle veje til at få kvoten ned samtidig med at vi laver nogle rigtig gode løsninger sammen med sportsfiskere

traktose altså at jorden bliver klemt sammen så hvis man

at forværre problemerne

enige om de grundfakta

at finde fælles fodslag i forhold til

har den højeste prioritering i i det her spørgsmål om vandløbsloven jeg fandt et læserbrev

denne afgørende prioritering i forbindelse med den kommunale forvaltning af vandløbene men ministeren sagde jo lige før at der skulle være en ligeværdig balance så hvad er venstres politik i grunden

miljø og afvanding ordføreren siger i tvmidt vest og

alle mulige andre steder at venstres politik er at prioritet nummer en er afvanding det er bare der jeg er i tvivl om hvad venstres holdning egentlig er og om ordføreren overhovedet føler sig sikker på at ordførerens eget ønske om at få afvanding som prioritet nummer

det man har lovet borgerne i favrskov og hele midt og vestjylland

en det

landmandens marker og det ønsker liberal alliance skal præciseres i vandløbsloven ligesom loven skal ændres så vandløb mere nidkært renses op

vandløbsbunden udgraves og vandplanterne fjernes der er også dem der mener at vandløb er noget andet end afvandingskanaler for landbruget der er nemlig nogen der mener at vandløb er natur der er mennesker der holder af at gå en tur og opleve vandløb der er fulde af liv der er mennesker der holder af at fiske en ørred eller en laks i de danske vandløb der er også mennesker der i årtier har gjort en kæmpemæssig indsats for at genskabe livet i de danske vandløb der er frivillige der har udlagt gydegrus for at genetablere gydepladser de de mange steder der er blevet ødelagt af omfattende vandløbsoprensning og udgravning af vandløbsbund der er mennesker der har udsat fiskeyngel for at

de fisk der har haft trange kår i årevis fordi vandløb er blevet udrettet rørlagt og opgravet

tilbage i vandløbene der er dem der mener at det er vigtigt at vi som samfund arbejder for at forbedre vandmiljøet i vores vandløb fordi naturen er vigtig for os alle sammen uanset om man er lystfisker turist eller bare helt almindelig dansker der er også dem der påpeger at et levende vandløb med vandplanter er langt bedre til at omsætte kvælstof hvilket betyder at ved at gøre omtrent det modsatte af hvad liberal alliance foreslår her

have bedre muligheder for at kunne leve op til de vigtige miljømål der blandt andet er fastsat af vandrammedirektivet om at sikre god økologisk tilstand i

havnære områder

liberal alliance bruger et hovedargument i deres beslutningsforslag som jeg synes jeg bliver nødt til at tage fat på i min ordførertale og det handler om at vandløbsoprensning er vigtig for at undgå at beboelsesområder og sommerhuse bliver oversvømmet vandområder det vil sige enge og ådale er og har altid været de steder i naturen der har formået at tilbageholde vand fra omgivelserne fordi vådområder som jeg tidligere har sagt fungerer som en svamp når det regner meget

opsuger vådområderne vandet engen eller ådalen oversvømmes og efterfølgende frigives vandet langsomt

de seneste årtier der har man inddraget mange af de her ådale man har omdannet engarealerne til landbrugsdrift

vi har altså fjernet store arealer af naturlige vandbuffere

det bedste ord jeg kan finde på fra landskabet og det er altså store vådområder som helt gratis leverer den service at forhindre oversvømmelser af andre landbrugsarealer og byer og nu opstår problemerne

naturens egen evne til at undgå oversvømmelser

og mangeårig landbrugsdrift har gjort at landbrugsjorden har sat sig som det hedder jordoverfladen er sunket så meget at jordens humusindhold er brændt af på grund af

landbrugsdriften og tunge maskiner har pakket jorden og dræn er tilstoppet så får man oversvømmelser hvis man løser problemet med med vandløbsvedligeholdelse fjerner man ikke vandet

og der ligger ofte især omkring vores kyster sommerhusområder og byområder der så vil

oversvømmelse så det som man gerne vil håndtere med det her beslutningsforslag håndterer man ikke tværtimod risikerer man at forværre problemet og man gør det endda på en måde der koster kommunerne ufattelig mange

erkendt at den manglende forsinkelse af vandmasserne opstrøms i vandsystemerne er en medvirkende årsag

at vi har klimaforandringer der øger nedbørsmængderne at man simpelt hen genetablerer naturens egne forsinkelsesbassiner ådale engarealer for at sikre en klimatilpasning hvor både hensyn til natur og hensynet til alle mulige andre landbrugsarealer

kan opnå en form for balance det er jo ikke sådan at vandløb går fuldkommen i stå og at der slet ikke er noget vand der flyder igennem dem så jeg tror at hvis vi kigger hen imod

vil vi også få vandløb i langt bedre balance i forhold til den sammensætning af vandplanter

meget mere naturlige vandløb som kan afvande og hvor der også er en meget meget høj grad af biodiversitet

håbløst at komme ned at gå langs vandløbet

kongensbro kro og sådan kan man fortsætte dernedad hvor der er store oversvømmelser

derfor vil jeg jeg spørge ordføreren når

siger at den rekreative betydning er vigtig hvad

nogenlunde tørskoet ret tæt ved vandløbene eller skal

kan holde nedstrømsarealerne mere tørre

siger hvor skal vi genskabe vandets naturlige hydrologi

det er vi da fuldkommen enige i i enhedslisten vi tror bare at

for meget jord under plov

bliver nødt til at indgå i en dialog med landbruget om hvordan

balance der er i lovgivningen i dag grundlæggende set er fin at man altså har de to hensyn at

få forskubbet den balance i retning af at se vandløb som

overvejende rigtig mange steder

mod havet på samme

tid var der meget store oversvømmelser i alle de byer der ligger ned til limfjorden og alt sammen skyldes det jo at der kommer mere vand

de partier der støtter at det eneste et vandløb skal

fuldstændig ignorerer det

det så er vandet kommer hen jeg kan sagtens forstå den landmand der siger lad os nu få kørt nogle maskiner igennem det vandløb lige ned til min mark

ned i et sommerhusområde ned i holstebro by

noget andet og derfor er brug for at man her i folketinget laver en plan

og ikke bare for nogle enkeltgrupper som synes det kunne være fint at vores vandløbslov udelukkende fokuserer på at et vandløb skal få vand væk lige præcis fra deres mark

det er for simpelt at se det på den måde som liberal alliance gør det

er får taget en diskussion om den store mængde af vores jord som bliver brugt

cirka to tredjedele

det kunne så være

kunne landmændene få lov at gøde noget mere og producere noget mere

at naturhensynet miljøhensynet klimahensynet vandhensynet samfundshensynet og hensynet til vækst i landbrugserhvervet går hånd i hånd og natur og landbrugskommissionen anbefalede

vi nu ser med landbrugspakken og med det her beslutningsforslag er at man kun fokuserer på én ting som bare vil ende med at være kortsigtet så derfor kunne vi godt tænke os at man egentlig

at lave en samfundsplan for hvordan man håndterer det her vand i stedet for

en lov der så gør at man får ødelagt naturen

kører maskiner igennem vandløbene og man så i øvrigt bare flytter vandet fra den ene til den anden så vi siger nej til det her beslutningsforslag og håber at vi kan komme ind i nogle drøftelser om hvordan man laver en

man vil køre maskiner igennem de danske vandløb men ordføreren fremhæver også natur og landbrugskommissionen som jo

en ændring af

natur og landbrugskommissionens afrapportering

de her ændringer som er påkrævet kan ordføreren måske ikke

det netop er natur og landbrugskommissionen og kl der

kortest mulig tid på vejene

sommerhusområder

men jeg vil bare sige det er jo præcis det modsatte der vil komme til at ske

større vandmængder nedstrøms for eksempel i kystbyer anlagt ved åudløb

klimatilpasning på hav eller fjordsiden

yderligere udfordret fra landsiden med forøgede vandmængder fra landbruget forslaget flugter

fremstå mest landbrugsvenligt men

kortsigtet løsning også for landbruget det som flere har været inde på

så mangler vi de her svampe som venstres ordfører var inde på vi mangler de her områder der kan opsuge det vand

bliver meget mere af i fremtiden

opsuge det vand som vil blive ved med at

brug for at vandet løber hurtigere

lidt op og vi har brug for noget areal i det her land

som radikales ordfører også var inde på

er så dem der vil få oversvømmelsesproblemerne

skal have klimatilpasning som formål ud over natur og og til dels vandføring

som det var tilfældet da der var natur eller eng i stedet for afgrøder men vi har også brug for at der er jord der bliver taget ud

nedbør for så stille og roligt at kunne lade det sive igen genopretning af åsengen og den naturlige vanddynamik i vandløbene har derudover en række fordele

færre pesticider i vandløb og

man kan sige at man synes landbruget skal tilgodeses på

synes naturen trænger til en hjælpende hånd

når tunge maskiner

forsvinder og vi vil se at

nogle meget større jordområder

at

ønske det ene synspunkt så kan jeg heller ikke se at det her forslag

problemerne vil kun blive

ha oversvømmelser

fra dårligt vedligeholdte eller uduelige

tunge maskiner og et

liberal alliance er uenige jeg vil egentlig meget gerne fokusere på de steder hvor vi

skovbrug i danmark og den slags ting jeg synes måske at jeg hørte

vil jeg sige fra fru lisbeth bech poulsen i forhold til at

i nedbøren i fremtiden også

måde skal give sig udslag i en ændring i lovgivningen er det

kunne opsamle noget af det vand vi ønsker vi siger ikke at det er nok for

vi bliver også nødt til at have genetableret mange flere vådområder enge og så videre og så videre men ordføreren spørger om der er noget

hovedpunkter som forslaget går

lidt ligesom de andre ordførere også har læst det at det er det primære formål og det er det ikke for os

i konkrete sager er kommunen der uden rimelig tvivl skal bevise at bestemmelserne om vedligeholdelse er nødvendige at fravige af miljøhensyn

bevisbyrden skal være på den modsatte side

hvor en klager får medhold i at det er kommunen der har misligholdt vandløbene det er ikke mange sager

slagsmål man sige om netop vandløbene og hvilken grad af miljøbeskyttelse der skulle være af dem

så har der været et efterspil

med det her forslag at vi ikke vil være med til at forringe

ser ud til at være det der er intentionen med det her beslutningsforslag og derfor kan vi ikke støtte det der kan sagtens være grund til at man iværksætter en revision af lovgivningen det kan sagtens være at noget af lovgivningen kan gøres bedre men det skal ikke bare være ud fra et ønske om at der skal lægges mere vægt på vandføringsevne og dermed måske mindre på

ikke alle vandløb men rigtig mange af dem er natur ikke de her

har vi ikke noget ønske om at de skal have mindre miljøbeskyttelse

at der

vandløb som er natur og jeg er

enig med ordføreren i i de varme følelser for dem kan ordføreren så som forligspart garantere at

der ikke er nogen af de naturlige vandløb der vil blive taget ud

skal vi kigge på om det er rigtigt at der er nogle vandløb der er fejlklassificeret og hvis der er nogle af de her sådan nogle rent gravede grøfter fuldstændig lige som er kunstige og som kun er lavet med det formål at kunne afvande marker som er omfattet af noget miljøbeskyttelse selv om de ikke har nogen miljømæssig værdi så er det fair nok med os at vi så ikke har dem med i vandplanerne vi må se om det er rigtigt jeg tror ikke selv

nu får vi se jeg er da enig i at det er mange penge at bruge på det men det

bedre end at tage vandløb direkte ud af vandplanerne uden at få en vurdering af deres miljømæssige

for at ville hjælpe mig med at trykke ministeren på maven

men med den rigtige balance natur og landbrugskommissionen har været nævnt flere gange og dem vil jeg måske også godt sende en

tak til her fra talerstolen fordi de i virkeligheden nok er dem der har startet hele diskussionen

revision af vandløbsloven i liberal alliance vil vi gerne arbejde kontinuert og løbende udvikle vores politik også på natur og miljøområdet men vi vil også gerne stå fast på vores mærkesager og hvad vi lover før og under

valgkampe herunder diverse beslutningsforslag om urørt skov eller vandløbslovgivning derfor er det

også helt naturligt for os at vi kan genfremsætte et beslutningsforslag som vi var medforslagsstillere på i seneste samling

hvis det vedtages i dag eller ved senere afstemning vil kunne skabe klarhed

konstatere og det er der flere ordførere der er enige med mig i jeg høre at vandløbenes evne til at lede nedbør væk fra mark og by ikke længere er tilstrækkelig hvorfor er det så sådan det er der nok mange grunde til klimaændringer stigende nedbørsmængder havspejlsstigninger isostasi jordsammenpresning og meget andet

alle formentlig alligevel en del af skylden men hvis vi gerne vil undgå oversvømmelser af kældre

er vi nødt til at gøre noget anderledes end det vi gør i dag

liberal alliance rent faktisk godt være foregangsparti for så vi kan få håndteret udfordringerne

omkring vores vandløb

vi kan få dem håndteret bedst muligt og tilgodese alle interesser bedst muligt det må jo kunne være en fælles dagsorden at beskytte mennesker og værdier fra oversvømmelser og landbrugsjord fra forsumpning samtidig med at der tages hensyn til natur og miljø når jeg som

ikke som lord nelson ved at sætte kikkerten for det blinde øje nej jeg forsøger at gøre det med en

til en helhed og hvor det ikke nødvendigvis er et modsætningsforhold imellem vandafledning og natur og miljøbeskyttelse men ifølge aktører inden for området

som jeg har nævnt flere gange i løbet af debatten i dag begrænser administrativ praksis gældende lovgivning regler og afgørelser i klagenævn og ved domstole i dag muligheden for de nødvendige tilpasninger af vandløbsvedligeholdelsen

tilpasse sig virkeligheden derfor må vi have ændret loven beslutningsforslaget opfordrer ministeren til at iværksætte en revision af lovgivningen og det må forventes at det vil kræve et grundigt forarbejde og et grundigt analysearbejde

det også vigtigt at det lovforberedende arbejde iværksættes hurtigst muligt vi kan ikke her på christiansborg løse alle landets udfordringer ved blot at snakke om det til langt ud på aftenen og nogle gange endda langt ud på natten produktet her må ikke blive debatten alene der er nødt til også at ske ændringer

jeg er selvfølgelig glad for og det også udtrykt tidligere at der er udsendt et hyrdebrev fra ministeriet til kommunerne og jeg er glad for revisionsarbejdet af grødeskæringsvejledningen men jeg mener ikke at det er tilstrækkeligt

for at komme videre fra hvor vi er nu det synes jeg at vi her i folketinget skal efterkomme

sætte den nødvendige proces i gang

klappe ministeren på skulderen når vi engang

mange boligejere rigtig mange bysamfund og kystsamfund vil blive oversvømmet i endnu højere grad end vi hidtil har set det og det vil det her

den diskussion kan vi måske tage på et senere tidspunkt men det er jo sådan at der rent

områder til netop vådområder og

er en udvikling som vil blive eskaleret i de kommende år gennem allerede trufne folketingsbeslutninger så jeg mener

fiskeriforening forventer at op mod firs procent af det danske fiskeri vil være msc certificeret inden for et par år og dansk akvakultur som er brancheforening for de danske fiskeopdrættere har blandt andet sat sig som mål at hele den danske konventionelle produktion af ferskvandsørreder skal asc

også detailhandelen er godt i gang med at sikre at alle fisk og skaldyr der sælges til forbrugerne er bæredygtige dansk supermarked har sat som mål at det fulde sortiment af produkter med fisk og skaldyr skal være bæredygtigt og tidligere på måneden annoncerede lidl at alle deres vildtfangede fisk skal være msc certificeret i to tusind og seksten mens alle deres opdrættede fisk skal være

selv uden krav om offentligt indkøb af bæredygtige fisk og skaldyr er dansk fiskeri altså i fuld gang med en omlægning der bidrager til at undgå overfiskeri og udryddelse af fiskearter

er ikke i tvivl om at de initiativer der allerede er sat i værk i fiskeriet akvakulturbranchen og detailhandelen samt den kommende vejledning til offentlige indkøbere samlet vil give et større udbud af bæredygtigt producerede fisk og skaldyr til forbrugerne og et mere bæredygtigt dansk fiskerierhverv på den baggrund kan regeringen ikke støtte

bæredygtigt det kunne eksempelvis være de såkaldt msc certificerede fisk konkret vil alternativet stille krav om bæredygtigt og naturskånsomt

fiskeri i offentlige og statslige udbud samtidig fremgår det

at der skal stilles krav om bæredygtigt fangede fisk for at kantiner kan gøre sig fortjent til fødevarestyrelsens ø mærke

kan få tre forskellige mærker afhængigt af hvor meget økologi der serveres i kantinen socialdemokraterne socialdemokraterne er overordnet positivt stemt over for at fremme bæredygtigheden i de offentlige køkkener vi ser det også i den private detailhandel som øger udbuddet og øger kravene til fiskeri i forhold til bæredygtighedsmærkninger vi gjorde en stor indsats for at udbrede økologien i de offentlige køkkener hvilket vi ser som et stort skridt i den rigtige retning i forhold til at få bredt økologien ud til hele landet så økologien bliver for de mange samtidig tager socialdemokraterne fiskebestandenes tilstand alvorligt og vi ønsker at havets ressourcer forvaltes bæredygtigt på den baggrund vil vi gerne arbejde for at det offentliges indkøb afspejler den prioritet og sikrer at der indkøbes bæredygtigt fanget fisk det er socialdemokraternes indtryk at

det vil komme danske fiskere til gode da to tredjedele af det danske konsumfiskeri er msc certificeret det vil derved kunne stimulere efterspørgslen af danske fisk frem for at det offentlige indkøber pangasius eller tigerrejer fra asien der ikke kan kategoriseres som bæredygtige ud fra det synspunkt er der tale

om et interessant forslag hvor vi både kan fremme bæredygtigheden i de offentlige køkkener samtidig med at vi kan skabe arbejdspladser i fiskeriet i de dele af danmark der traditionelt har haft mange arbejdspladser i netop fiskeriet

har socialdemokraterne også en række betænkeligheder ved

som skal belyses før vi eventuelt kan støtte det for det første er det vigtigt for os at få belyst hvordan det vil påvirke kommunernes og statens økonomi og udgifter kommunerne er hårdt spændt for og msc certificerede fisk er dyrere

vi finder en god balance der ikke presser kommunerne yderligere og derfor er der også behov for i udvalgsarbejdet at få mere viden om hvordan det vil påvirke økonomien i det offentlige

helt klart hvad der kan kategoriseres som bæredygtigt fanget fisk skal staten eksempelvis kun indkøbe økologisk opdrættede fisk eller skal staten slet ikke indkøbe opdrættede fisk er msc og asc

mærker eller ligger der også et indbygget krav om nye mærker eventuelt med krav til fangstredskaber for det tredje mener vi at bemærkningerne om fiskebestandenes tilstand er lidt for unuancerede af bemærkningerne fremgår det at halvfjerds procent af eus fiskebestande er overudnyttet og at tallet er halvfems procent på verdensplan der er behov for at tegne et mere nuanceret billede da mange bestande i hvert fald ifølge europa kommissionen er i bedring og flere og flere bestande fiskes efter princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte

msy princippet for det fjerde

skal have erhvervet med på råd for at lave den mest hensigtsmæssige og langtidsholdbare ordning

er også behov for at få belyst hvordan forslaget vil påvirke erhvervet så på den baggrund ser vi

diktere hvilken form for fisk kommuner og så videre skal købe nu kan vi godt lide at kommunerne har en eller anden form for selvstyre og det her er

så en lille del af det kan man sige det er i hvert fald sådan i vores optik at de godt selv må bestemme hvordan de vil lave deres indkøb

i de seks år jeg sad i europaudvalget var det i hvert fald et af de få steder jeg gav mandat

fisk ikke kender grænser og det gav rigtig god mening at det var biologer i eu som ligesom tilkendegav

i de forskellige lande ud fra et biologisk synspunkt og også ud fra at det selvfølgelig skulle være bæredygtigt

til vores børn og børnebørn

i europaudvalget støttede fra dansk folkepartis side

som jeg har opfattet det her

kan indkøbe fisk som har de her to mærker nemlig msc mærket og

og så fisk økologisk og skånsomt fiskeri

også helt tydeligt at der altså er fiskeri

kystnære fiskeri hvor fiskerne i hvert fald er en del bekymret for om man overhovedet så vil købe deres fisk problemet er tror jeg når man stiller

når min lille fiskebil kommer til mariager

ikke ret mange mærker på nogen af de fisk for de er ikke pakket ind vil jeg skynde mig at sige de er ret friskfangede og jeg ved faktisk ikke

institution så må købe de fisk jeg ved ikke hvordan de

man holder sig inden for de kvoter der er nu når fiskerne er ude på havet det er mit indtryk at de gør

det er helt fint at vi også kan købe fra fiskebilen eller nede ved havnen for

støtte det her forslag som vi mener er

agerer på en måde som er bæredygtigt i

er ordføreren ikke enig i at det er rimeligt når vi betaler vores skattekroner igennem

er der mange kriterier vi laver store indkøbsaftaler og så videre og så videre og det er ikke nødvendigvis dem alle sammen jeg synes

er lige gode man kan stille en masse kriterier op men det er ikke nødvendigvis dem alle sammen

der i hvert fald synes jeg er vigtigt er at man ikke bare ensidigt siger jamen det er kun hvis man gør sådan her at tingene er

er helt klart af den opfattelse at

biologer fra eu sidder og deler fiskekvoter ud til de forskellige lande

den her sag afdækker jo også at vi

et mærke vi mangler et mærke for det skånsomme bæredygtige kystfiskeri sådan at forbrugeren bare ved at se på et mærke

komme frem til

at fratage kommuner regioner og statslige institutioner muligheden for selv at

som man ønsker man ønsker med beslutningsforslaget dermed desværre også at fratage de samme institutioner muligheden for at vælge en bestemt lokal havn

man fratager muligheden for at vælge en bestemt lokal lille fisker

og så spiller man en lille smule plat på hvad bæredygtighed er

starte med at blive enige om at de kvoter på de fisk som vi tillader der kan blive fanget i danmark

er bæredygtige kvoter og dermed et bæredygtigt fiskeri så alt dansk fiskeri er et bæredygtigt fiskeri for ellers giver vi jo ikke fra folketinget tilladelse til

lægger man op til at man skal læne sig op ad nogle

mange små lokale fiskere som jeg tror bestemt ville kalde sig selv for bæredygtige fiskere desværre ikke kan

den eksklusive klub som man jo næsten bliver nødt til at være medlem af hvis man skal eksportere i dag af flere årsager måske

kan det nævnes at fiskere som har en forening af skånsomt kystnært fiskeri ikke kan komme i betragtning

man sige udelukke så store dele af

alternativet virkelig ikke har mere på hjerte i forhold til hele fiskeriområdet måske kunne man have puljet det min frygt er faktisk lidt

efteraber et af de partier man egentlig næsten altid stemmer ens med nemlig enhedslisten i kampen om at fremsætte flest overflødige beslutningsforslag jeg synes at

man fremsætter beslutningsforslag men måske kunne man pulje nogle beslutningsforslag så man kunne tage en mere overordnet drøftelse fordi det selvfølgelig optager meget

vores fødevareminister for at komme i en dialog om

hvor mange andre partier man har haft drøftelser med for at se om man kunne opnå en eller anden form for forlig på det her område

minder det mest af alt om et populistisk forslag som vil have nogle kedelige konsekvenser hvis vi gennemførte det og derfor

det kan du blive og med med bundtrawl og og alt muligt andet kan du få det her mærke men

at alt fiskeri i danmark er bæredygtigt mener ordføreren at alt fiskeri i danmark er bæredygtigt forstået på den måde at ikke laver vedvarende skader på

til trods for at al den fisk vi fisker i danmark er bæredygtig men det er klart

kvæg som prutter kvæg som bøvser

produktionen af stole eller stoppe fiskeriet

og der sker en lang række ting på forskningsområdet

verdens mest skånsomme og bæredygtige

skånsomt kystnært fiskeri ikke er med og det er

vi kalder det naturskånsomt og det tænker vi også skal med i

af udenlandske fisk som der slet ikke er nogen mærkning på

kunne hjælpe den danske branche ved

skæve aftale som ordførerens parti selv har været med til at lave tilbage i historien

ordføreren ser frem til at få en grundlæggende debat om det danske kvotesystem og ser frem til at lave justeringer på kvotesystemet så vi kan få en bedre fordeling af fiskekvoterne i danmark

mulighed for at flere mennesker kan få deres

det har selvfølgelig haft den kedelige konsekvens for mange fiskere som har fisket bæredygtigt og skånsomt at at

er blevet tvunget ind i den her msc mærkning hvor man jo så skal betale et bidrag til de her grønne

det bæredygtige og pejle efter de her mærker det er også en bevægelse som

i det samlede billede måske kan få flere danske fisk ind i vores kølediske og måske også ved

større efterspørgsel på dansk fisk og mindre

pangasius og tigerrejer hvis vi stiller sådan

eneste regioner og kommuner kan sådan set i morgen prioritere deres indkøb

kommuner og regioner har en mulighed for at gå videre uanset om

og tyve med at få det fuldt implementeret

få fisken på bordet

få genetableret fiskeri i flere havne i danmark

kan være med til at sikre at folk får øjnene op for at at en friskfanget fisk har en kvalitet

en fisk der måske har været på et større fartøj i en hel uge

kom til fiskeriauktionen så vi mener

der er et potentiale ude i de tyndt befolkede egne hvor der stadig væk er nogle

set landbrugspakken som åbner for at der kan komme nye havdambrug i danmark vi synes også det er væsentligt at få

de fisk som opdrættes til havs

norsk laks som er opdrættet i havdambrug

fisk det faktum synes vi egentlig også

skal frem i debatten jeg synes vi skal vi skal have nogle grundige fødevaredebatter

i øjeblikket en vis opmærksomhed om

en grundigere debat mellem en række politikere den den tredje maj det bliver

klimabelastning den fødevare

set et fornuftigt forslag som alternativet

kommuner og regioner kunne fare derudad i morgen

når jeg læser beslutningsforslaget at jeg rent faktisk forstår baggrunden for

har en vis grad af forståelse for men jeg mener så godt nok

at jeg er valgt til folketinget for at skulle bestemme hvilken type fisk

hvilken mad der skal serveres ude i kommunerne

madpakkeordninger ned over samtlige

på daværende tidspunkt havde jeg selv børn i

bestemme over mine børns spisevaner og madpakker i

at beslutte hvad der skal indtages

serveres det vil formentlig så også give en eller anden større variation i udbuddet af de tilbud som vi finder ude i kommunerne det kunne være man kunne forestille sig en en børnehave eller et plejehjem hvor der kun blev serveret msc certificeret fisk og at man så kunne bruge det til at tiltrække børn eller ældre medborgere til det pågældende sted det kunne også være at man ønskede udelukkende

servere svinekød eller udelukkende

blot her til sidst inden jeg afviser beslutningsforslaget sige at der jo

i løbet af en forhåbentlig relativt overskuelig tidshorisont skal sættes gang

herunder selvfølgelig også muligheden for at kunne bevare og udvikle

både skånsomt og mindre skånsomt

får skabt noget af den udvikling man gerne ser

for eksempel skånsomt kystfiskeri eller fiskeri hvor

er tilfældet for msc mærkningen er det ikke en meget god mekanisme at man bruger

at at skabe den udvikling som man gerne vil have mod en mere

de

ting behøver i styre det hele

hvorfor skal jeg stille op til en børnehavebestyrelse når i alligevel har besluttet alting hvorfor skal jeg

gå i gang med borgerinitiativer i min kommune når i alligevel har besluttet alting inde på christiansborg

skal jeg overhovedet engagere mig i mit samfund når i alligevel tror i skal bestemme det hele ovre på christiansborg

skabe nogle rammer for at kommuner regioner institutioner kan agere mere bæredygtigt det er for eksempel lykkedes at få rigtig meget økologi i offentlige institutioner ved at lave nogle rammer der gør det attraktivt det er lykkedes at få rigtig mange kommuner til at investere i grøn energi fordi man har lavet nogle rammer der gør det attraktivt det er lykkedes at få rigtig mange kommuner til at investere i grøn transport gasbiler brintbiler elbiler

man har skabt rammer for grøn omstilling ikke tvang

og en folkelig proces med virksomheder borgere institutioner fagforeninger foreninger

at de vil investere i at få flere elbiler

i skal gøre det på uanset hvad i selv finder ud af derfor er vi uenige i det her forslag som vil tvinge kommuner til at købe fisk ind på en bestemt måde

altså fisk i det kommunale selvstyre der går fisk i den offentlige og folkelige opbakning og

dropper at købe fisk fordi man har gjort det besværligt med en masse bureaukrati herindefra så vi siger nej til det her beslutningsforslag men ja til at diskutere

hvordan man kan skabe nogle rammer for

indkøb til at fremme bæredygtig udvikling nye virksomheder iværksætteri alt muligt det er helt oplagt en god idé spørgsmålet er bare om vi skal bestemme herindefra i detaljen hvordan

decentral tilgang til det

serverer køber ind lever op til den mærkningsordning så skal der sidde nogle her i københavn og kontrollere at kommunernes kontrollanter har kontrolleret korrekt og så har vi så fået ansat nogle flere mennesker til at kontrollere hinanden i stedet for at man rent

har købt noget fisk til til de mennesker der gerne skulle have noget fisk

noget af min taletid på baggrunden i to tusind og syv privatiserede vk regeringen jo et fælles gode nemlig de fisk der er i vores have

er fisk blevet et spekulationsobjekt hvor rettigheder

eller solgt til højestbydende

få købere til for dyre kvoter og det koster i lokalsamfundene hvor

fartøjer betjenes af stadig færre hænder hundrede

på markedet for at tjene det samme som en folkeskolelærer skal man opkøbe kvoter for tredive til fyrre million kroner og der er sket en halvering af arbejdspladser siden to tusind det er ikke til diskussion

privatiseringen af kvoterne det er et faktum vi har set kvotekoncentrationer hvor milliarder er blevet samlet på få hænder og det har samtidig resulteret i færre arbejdspladser lukkede havne og lokalsamfund der visner hen så hvis man vil gøre noget både

vores fisk i vores have

hvor fiskene bliver landet i stedet for alle mulige andre mærkelige steder

at nogle af de allermest truede lokalsamfund der har været fuldstændig afhængige af lokalt fiskeri

ud over alt det gode i forhold til

for de lokalsamfund der er fuldstændig afhængige af fiskeriet og ikke af kæmpe bundtrawlere som nej ikke fisker bæredygtigt

fuldstændig umuligt for unge mennesker at komme ind

de nye andelsfællesskaber som vi heldigvis ser som enkelte lyspunkter rundtomkring

eller økologisk opdrættet fiskeri

om økologibegrebet

i folketingssalen længe foreslået en mærkningsordning for naturskånsomt fiskeri

stort set kun garanterer at fiskene ikke er fanget ulovligt eller med total ødelæggelse til følge for eksempel er muslingeskrab og bundtrawl jo

det har der også været en generel kritik af

er blevet kritiseret for at promovere opdræt af fisk på bekostning af lokalt fiskeri

i fiskeri på åbent hav

lande vi mener at det bedst sker gennem

fiskeri og gerne bistået af offentlige indkøb til slut

mellem det vi gerne vil gøre for at fremme en bæredygtig udvikling også ved offentligt indkøb på to hundrede og halvfems milliard kroner årligt

så måske kunne vi se hvordan vi kommer nogle af de her hensyn i møde ved at sige vi omlægger nogle kvoter til bæredygtigt fiskeri vi understøtter det økonomisk som vi allerede gør i dag vi giver nogle meget mere favorable vilkår

attråværdige produkt at købe ude i daginstitutionerne jeg tror vi vil det samme så jeg er sikker på at vi godt kan nå

det konventionelle fiskeri ud men vi gør det meget mere klart

hvis det bedst opnåelige er

bruge de mærkningsordninger der eksisterer så skal vi ikke bruge det men jeg mener ikke at vi i dag har et mærke som danskerne kender

af hvordan kommunernes indkøbspolitik skal være

lægger op til i det her tilfælde

give venstres ordfører ret i at man

et beslutningsforslag det kommer selvfølgelig lidt an på hvad formålet med det er

jeg anbefale at man måske kunne tage det op på et møde med ministeren og så

offentlige indkøb er at man kan skabe et stort marked for det man gerne vil have altså i det her tilfælde

så også kan smitte af på det private marked og på den måde skabe noget som også

sådan hele tiden skal tage en hel masse politiske hensyn i sine indkøb er ikke vores foretrukne måde

at styre verdensudviklingen på

der må være nogle regler for hvordan virksomheder skal agere

hele tiden skal lægge politiske hensyn ned over

bliver meget meget ineffektiv hvis der hele tiden skal være alle mulige politiske hensyn

det offentlige hele tiden skal styres i detaljer fra fra christiansborg med hensyn til indkøbspolitik

vi vil nok vælge nogle andre redskaber

hvor fiskeriet dør ud og derfor er

at vi fremmer det mest skånsomme og det mest bæredygtige fiskeri i danmark vi har med det her forslag

mærkerne msc og

er godt klar over at de mærker ikke er perfekte men vi har også indtryk af at der er et vist volumen

det kan skabe nogle store fremskridt hvis man fremmer fiskeriet

det er rimeligt at vores skattekroner går til de mindst belastende løsninger

markedsvolumen som skaber en større sikkerhed for afsætning for de fiskere der gør det på den gode måde

grundlag for et større privat marked så det er grundlaget for at

så vil jeg gerne

der er forskellige ønsker til at man skal specificere lidt nærmere hvad det er for ordninger vi har med at gøre her

betyder i den her sammenhæng har vi

tak for en god debat og

det som jeg spurgte efter i min tale hvor ordføreren jo ganske rigtigt ikke svarede mig på mine spørgsmål men

synes det er en uskik

at afsøge nogle alliancer

et ønske om at opnå et reelt resultat

man i det her spørgsmål har rettet til ministeren på området for at se om man kunne opnå nogle resultater

mange henvendelser man har rettet til alle vores kolleger i de forskellige partier for at se om man kunne opnå

og hvor der er behov for at fremme en udvikling især

fremme at vi får mere skånsomt fiskeri og det kunne man blandt andet gøre ved

jeg medgiver at mit forarbejde i forhold til samarbejdet med andre partier sikkert kunne

forbud mod sprøjtning af § tre arealerne for det første er vandløbene fortsat beskyttet af de

afstandskrav der stilles i forbindelse med godkendelsen af sprøjtemidler for det andet bliver hovedparten af de omfattede § tre arealer som oftest i praksis ikke sprøjtet lad mig derudover understrege at vi har en udmærket sprøjtemiddelstrategi som er aftalt af et bredt flertal i folketinget som virker

sf ikke desto mindre synes jeg det er interessant at drøfte de foreslåede elementer i lyset af at den nuværende sprøjtemiddelstrategi udløber i slutningen af to tusind og seksten miljøstyrelsen er i gang med en bred interessentinddragelse i lyset af at den gældende sprøjtemiddelstrategi udløber med udgangen af to tusind og seksten lad mig for nuværende kommentere

de enkelte dele af beslutningsforslaget jeg er enig i at vi fortsat skal have en restriktiv godkendelsesordning i danmark afskæringskriterierne for de særligt problematiske pesticidaktive stoffer for eksempel stoffer som sandsynligvis er kræftfremkaldende gælder ikke for hjælpestoffer der skal i henhold til pesticidforordningen udarbejdes en liste over problematiske hjælpestoffer det er min indstilling at hjælpestoffer ikke må have egenskaber som opfylder afskæringskriterierne for aktivstofferne

på fostre forplantningsevnen eller arveanlæggene samt hormonforstyrrende egenskaber derudover kan der være andre hjælpestoffer som vurderes problematiske og derfor bør udelukkes fra at anvendes i sprøjtemidler miljøstyrelsen deltager i eu arbejdsgruppen for at få fastlagt kriterier og proces for oprettelse af listen over problematiske hjælpestoffer der er få sprøjtemidler godkendt i danmark som indeholder særligt problematiske aktivstoffer disse er belagt med en høj afgift der netop tilskynder til at de kun bruges hvis de er helt nødvendige afgiften beregnes på klassificeringen af de færdige sprøjtemidler det betyder at der i danmark er et stærkt incitament til at vælge hjælpestoffer uden sundhedsfare for at reducere afgiften forslagsstillerne foreslår også at der indføres krav om best available techniques eller det vi kalder bat bedst anvendelige teknologi for sprøjteteknik

indgår en bestemmelse om at der i alle medlemslande skal indføres krav om at alt pesticidsprøjteudstyr

gennemgået et obligatorisk syn hvis det skal anvendes efter november to

minimeres risikoen for at udstyret får negativ indvirkning på miljø og sundhed i danmark blev de første sprøjter synet primo to tusind og fjorten og de sidste skal være synet senest inden vækstsæson to tusind og sytten indførelsen af krav om syn medfører at en del ældre sprøjter vil blive taget ud af drift det forventes at en del landmænd køber nye sprøjter indgår maskinfællesskaber eller får sprøjtearbejdet udført af maskinstationer som i stort omfang benytter nye og intelligente sprøjter jeg forventer dermed at den eksisterende sprøjtepark på landbrugsbedrifterne bliver moderniseret jeg vil også minde om at jordbrugere siden to tusind og ti årligt har

tilskud til investering i ny teknologi med det formål at reducere pesticidforbruget der er siden to tusind og ti givet cirka en hundrede og firs million kroner i tilskud til dette regeringen ønsker at gøre det attraktivt for jordbrugerne at investere i nyt og intelligent sprøjteudstyr med pesticidafgiften understøttes det at det altid kan betale sig at optimere pesticidforbruget i forhold til at gøre retningslinjerne for ipm altså integrated pest management som vi på dansk omtaler som integreret plantebeskyttelse

obligatorisk at dyrke efter de otte ipm principper der indgår i rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider de overordnede principper gennemføres via etablering af en række konkrete tiltag da bedrifter er forskellige kan de tiltag være vidt forskellige på de enkelte bedrifter der indgår i den nuværende sprøjtemiddelstrategi flere indsatser for at sikre implementeringen

der er gennemført målrettet rådgivning udarbejdet en række afgrødsspecifikke dyrkningsvejledninger og givet større fokus på ipm ved uddannelse af sprøjteførere endelig bliver jordbrugere orienteret om principperne ved kontrolbesøg jeg vurderer derfor at jordbrugerne har et godt udgangspunkt for at implementere ipm principperne og mener ikke at der skal indføres en certificeringsordning for produktion det er i sprøjtemiddelstrategien fastlagt at den overordnede målsætning er at reducere pesticidbelastningen med fyrre procent i to tusind og femten i forhold til det beregnede niveau i to tusind og elleve baseret på solgte mængder belastningsindikatorerne udtrykker den potentielle samlede belastning af sundhed og miljø ud fra en række data vedrørende sprøjtemidlernes miljø og sundhedsmæssige egenskaber de senest tilgængelige data fra

fjorten viser at belastningen baseret på solgte mængder er faldet med fem og halvtreds

er faldet med atten procent i perioden to

det giver således ikke mening at fokusere på om behandlingshyppigheden stiger så længe belastningsindikatoren falder

at styrke håndhævelsen af grænseværdier for pesticidrester i fødevarer så der gives sanktioner ved enhver overskridelse det mener jeg ikke er vejen frem det er ikke korrekt at der i dag er en lempelig praksis for håndhævelse af grænseværdier fødevarestyrelsen skal til enhver tid reagere på en overtrædelse af pesticidreglerne og bruge den sanktion som er nødvendig for at motivere til overholdelse af reglerne det vil være en skærpende omstændighed hvis der er tale om gentagne eller grove overtrædelser sanktionen må dog ikke være unødigt indgribende da der skal være proportionalitet mellem overtrædelse og sanktion fødevarestyrelsens kontrolprincipper har fokus på det forebyggende element en automatisk sanktionering ved enhver overskridelse vil kunne stå i vejen for fødevarestyrelsens muligheder for at bruge vejledning og dialog ofte er vejledning og dialog netop de bedste virkemidler i forhold til at virksomhederne fremadrettet overholder reglerne vejledning og dialog kan faktisk føre til at virksomhederne stiller de nødvendige krav til deres leverandører af fødevarer og dermed have en forebyggende effekt i forhold til overskridelse af grænseværdier for pesticidrester

konkret indebærer forslaget for det første at pesticider med utilsigtet farlige egenskaber ikke skal godkendes i danmark for det andet

indføres krav der sikrer at man anvender den bedste sprøjteteknik det der kaldes best available techniques og i tillæg hertil ønsker forslagsstillerne en tidsplan for hvornår ineffektive sprøjteteknikker forbydes for det tredje skal regeringen sørge for at de retningslinjer der lige nu findes for integreret plantebeskyttelse ophæves til lov og dermed bliver obligatoriske for det fjerde skal der gribes ind i de tilfælde hvor behandlingshyppigheden altså det samlede pesticidtryk stiger selv om belastningsindikatorerne

skadevirkninger vi i dag kender

at grænseværdierne for pesticidrester i fødevarer skal håndhæves bedre

overskridelse skal sanktioneres

være tvivl om at socialdemokraterne i lighed med sf ønsker at brugen af

ikke medfører at helt almindelige danskere bliver syge

ikke være tvivl om at brugen af pesticider ikke skal belaste vores sårbare natur og miljø unødigt det er sådan set en mærkesag for socialdemokraterne i vores regeringstid sørgede vi blandt andet sammen med sf for at danmark fik en sprøjtemiddelstrategi samtidig forbød vi sprøjtning og gødskning på de naturbeskyttede arealer

for vores miljø og for danskernes sundhed

vi ønsker derfor en ny sprøjtemiddelstrategi som kan erstatte den nuværende der udløber ved årets udgang som ministeren også fremhævede vi mener at en samlet aftale hvor vi håndterer alle de udfordringer der knytter sig til sprøjtemidler er den rigtige vej at gå og derved kan vi sikre at alle initiativer kommer på bordet og vi kan sikre at vi i en samlet prioritering sætter ind der hvor vi får mest ud af vores ressourcer det er på den baggrund vi ikke kan støtte sfs forslag på nuværende tidspunkt når det er sagt mener vi at de initiativer som sf har

om en sprøjtemiddelstrategi og grundlæggende finder vi at forslagene er sympatiske socialdemokraterne vil i den her forbindelse opfordre regeringen til at indkalde til forhandlingerne om en ny sprøjtemiddelstrategi det er vores håb at regeringen vil være med til at indgå en bred aftale

mest tilhængere af og det er derfor at vi med henvisning til den

vi havde tidligere på aftenen ikke vil gå hen og læse det sidste kapitel i bogen først men ligesom prøve at få

en samlet prioritering en samlet drøftelse af

kan tage højde for det der hedder cocktaileffekten hvor forskellige stoffer spiller sammen og kan forstærke hinanden

er ingen tvivl om at vi ikke aner hvad det er vi har med at gøre og det

siger at vi bliver nødt til at regulere det her område mere restriktivt

en meget meget kraftig stigning

det er er meget svært at se hvilket køn de er børn der går i pubertet alt alt for tidligt drengebørn med alt for meget østrogen pigebørn med alt for meget testosteron mænd der får testikelkræft vores reproduktive evner alt det der under et vil hedde hormonforstyrrende lidelser

en af grundene til det kunne jo være at vores areal er så meget mere dækket

specielt i forhold til hormonforstyrrende stoffer ligger alt alt for højt også i forhold til sammenlignelige lande

regeringen ikke godkender pesticider med utilsigtede og farlige egenskaber venstre mener at

reglerne i pesticidforordningen er tilstrækkelige til at sikre at sprøjtemidler med særlig problematiske egenskaber ikke godkendes den skrappe godkendelsesordning som vi har i dag sikrer nemlig at sprøjtemidler kun godkendes hvis en risikovurdering viser at de ikke udgør en stor risiko for menneskers sundhed eller for miljøet

det såkaldte bat for sprøjteteknik med en tidsplan for forbud mod

ineffektive sprøjteteknikker venstre afviser forslaget da der på eu niveau ikke er udviklet de nødvendige værktøjer og konklusioner på sprøjteteknologiområdet som vil være en forudsætning for

eu krav om at alt sprøjteudstyr skal have gennemgået

obligatorisk syn inden november to tusind og seksten

ikke gå enegang i forhold til eu da danske landmænd vil opleve at de

stillet end konkurrenterne i resten af eu og det vil så i givet fald være en ny byrde for et i forvejen hårdt presset erhverv

for at retningslinjerne for integreret

inden for landbrug gartneri og frugtavl og venstre afviser forslaget

er obligatorisk at dyrke efter de otte såkaldte ipm principper der indgår i rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider for det fjerde foreslår sf at regeringen skal gribe ind hvis behandlingshyppigheden stiger selv om belastningsindikatorerne falder og venstre afviser forslaget da målsætningen på pesticidområdet med sprøjtemiddelstrategien to tusind og tretten til seksten blev ændret fra et mål om reduktion i behandlingshyppighed til et mål om reduktion af belastningen af sprøjtemidler med fyrre procent

sf at håndhævelsen af grænseværdier for pesticidrester i fødevarer bliver styrket så der gives sanktioner ved enhver overskridelse venstre afviser forslaget da der med de gældende principper for fødevarestyrelsens kontrol herunder retningslinjerne for sanktionering allerede er fokus på det forebyggende element venstre stemmer imod forslaget da der i stedet skal forhandles en ny pesticidstrategi for perioden to tusind og sytten til

andre dele af en landbrugspakke der fjerner randzoner og som øger gødningsmængderne på de danske marker de her initiativer fører til et øget pesticidforbrug i danmark

vi ikke har styr på de negative effekter ved pesticider vi kan i dag risikovurdere det enkelte pesticid men vi har meget meget lidt viden og meget lidt forståelse for hvordan de forskellige pesticider spiller sammen og forstærker hinandens effekter det der hedder cocktaileffekten

vagt i gevær har sagt meget tydeligt at man er nødt til at tage hånd om alt det vi ikke

de kemiske stoffer der er omkring os der er i vores hverdag der er i vores mad der er i vores kosmetik og i vores tøj og alle mulige andre steder derfor er det i meget høj grad den forkerte vej at gå at gennemføre en række initiativer der øger pesticidforbruget derudover

er der også problemer med det sprøjteudstyr man anvender når vi for eksempel kan måle stigende koncentrationer af den sprøjtegift der hedder prosulfocarb i regnvandet

hen uacceptabelt at det om efteråret regner med pesticider ned over danskernes haver ned over alle mulige arealer der intet har med landbrug at gøre jeg synes egentlig at sfs forslag er ganske pragmatisk det er ikke fordi lægger op til at tage pesticiderne fra landbruget i morgen man vil gerne sikre at vi forbliver på en sti hvor

sikre at vi griber ind hvis det ikke lykkes hvis behandlingshyppigheden stiger man vil gerne sikre at nogle pesticider med tilsætningsstoffer som vi ved er farlige får vi ud med

det samme man vil gerne indføre bat teknologier som i forhold til prosulfocarb måske kunne afhjælpe

noget af problemet så helt overordnet

synes jeg egentlig at man har forsøgt at lægge sig

pragmatisk og fredeligt sted formentlig også med den intention og det håb

at skabe opbakning her i folketinget til at vi netop kan gøre det som forskerne så tydeligt beder os om tage højde for alt det vi ikke ved og sikre at befolkningens sundhed kommer før hensynet til landbruget i den her sammenhæng eller hensynet til en bestemt gren af landbrugsproduktionen så fra enhedslistens side vil

vi synes det er ganske fornuftigt og vi synes da også det er ærgerligt at det ikke kan samle

langhalm på det der er fremført mange argumenter

både regeringen og

af begrundelserne er at vi egentlig føler at reglerne i pesticidforordningen som den er i øjeblikket er tilstrækkelige

kun har sprøjtemidler der er godkendt efter en risikovurdering der viser at der

er en uacceptabel risiko for mennesker og miljø ved korrekt anvendelse

obligatoriske syn der nu skal være på

de obligatoriske principper som indgår i rammedirektivet også

for bæredygtig anvendelse af pesticider så

ordfører beskriver nogle stigende samfundsmæssige omkostninger som mig bekendt måske ikke nødvendigvis er dokumenteret stammer fra de her påvirkninger

egentlig ret stor tryghed ved de risikovurderinger som

med på de forslag som sf kommer med her vi synes det er nogle interessante forslag

at ipm direktivet skulle være fuldt implementeret som jeg husker det er en af komponenterne i det her direktiv

og det vil sige så har vi vel ikke helt så god en implementering som som

overordnet set er vi helt med på sfs

det ikke har været igennem al mulig forarbejdning klorbehandling og hvad man ellers kender fra andre lande

sprøjtemiddelstrategi i danmark

det første er at vi sætter sundheden og vandet først

der er usikkerhed om hvorvidt et

sprøjtemiddel har en skidt effekt eller ej

og vandets side vi ønsker at

presser landbruget i retning af at bruge færre sprøjtemidler

grundvand og så ønsker vi en omstilling til mere økologisk landbrugsdrift fordi det også mindsker udledningen af skadelige stoffer

udmærkede så kan man diskutere hvordan

i forhold til at kunne implementere

eu lovgivning og noget af alt det som som nogle af kollegaerne har sagt

aftaler med hinanden at arbejde hen imod

at lave en strategi for de næste tre år som som også var det ministeren lagde op til og

nogle principper om at vi vil beskytte grundvandet og nogle af de ting jeg nævnte lige

fem seks punkter som

jeg mest kontroversielle

de radikale i hvert fald

overveje at stemme for det her

er pesticidomfanget et reelt problem og med regeringens politik er det kun blevet større så hvis vi kan nå hinanden

jeg gerne det i stedet for bare at sende det til afstemning men ellers håber

jeg synes det er nogle rigtig gode

er her det vil vi rigtig gerne arbejde videre med

kan få et bredt flertal i udvalget for

relativt pragmatisk der er ikke tale om forbud der er tale om substitution og så videre og så videre der er tale om realiserbare muligheder i forhold til eu lovgivningen og så videre

gjerding fra enhedslisten sagde det meget præcist og jeg vælger ikke at tage det som en negativ kommentar at det her er et meget pragmatisk forslag så man

at forvente at det danske landbrug måtte dreje nøglen om i morgen kunne støtte

tager højde for eu lovgivning hvor man tager højde for substitution i stedet for forbud og udfasning i

er nogle lidt trælse for at sige det på jysk reaktionsmønstre vi nogle gange har herinde når vi bruger

det giver ikke incitament

man går væk fra

man allerhelst vil være og siger

være sikre på at bat bliver brugt

at principperne bliver taget i brug for jeg glæder mig også til at høre ministeren om det her med at det er obligatorisk

og det her med at gribe ind hvis behandlingshyppigheden stiger selv om indikatorerne falder

er ret sund fornuft og noget som

noget af det er også noget vi har forpligtet os til i andre henseender jeg synes egentlig at det er det samme som sædvanlig

nogle der støtter og det

en skueplads for

er automatreaktionen der alligevel

at hvis vi kunne nå et godt stykke

så er det jo også et resultat

ét skridt frem og to tilbage

en række af de beslutningsforslag som

vi behandler her i salen faktisk

kunne være noget der kunne samles et flertal om på forhånd jeg ved at venstres ordfører med et tidligere forslag også havde nogle betragtninger om at

sfs

det mest grundlæggende ved at være menneske vores forplantningsevne nogle af de ting håber jeg at vi på et tidspunkt

ser en stigning i i nogle af de her tilfælde som vi gør i forhold til kræftfremkaldende stoffer reprotoksiske hormonforstyrrende og så videre så det er en af dem jeg har mange drømme som jeg

carsten bach med længe men men lige inden for det her område

kan meninger brydes og vi kan prøve at overbevise

nogle gange blive overbevist om nye ting nye måder at gøre det på stemme ja til hinandens

landbrugspakke initiativerne i fødevare og landbrugspakken bidrager samlet set med godt en milliard kroner i strukturelt bnp og et løft i miljøtilstanden i to tusind og en og tyve i den aftale indgår flere initiativer til udvikling af en konkurrencedygtig og markedsdrevet økologisektor selvfølgelig

i forhold til selve beslutningsforslaget enhedslisten foreslår at folketinget pålægger regeringen at fastholde økologimålsætningen om en fordobling af det økologiske areal i

to tusind og syv det kan regeringen ikke støtte og det er der flere grunde til regeringen mener ikke at det er vejen frem at genindføre et kvantitativt mål for det økologiske areal det var derfor at vi i oktober sidste år meldte ud at vi ikke længere ville fastholde den kvantitative målsætning vi mener i stedet at økologisektoren på den lange bane er bedst tjent med at være markedsdrevet derfor giver det ikke mening med en kvantitativ målsætning vi får det økologiske areal som markedet fordrer omlægning til økologisk produktion er en proces som typisk typisk tager to år inden man er helt i gang og kan begynde at afsætte økologiske produkter derfor skal økologien udvikles gennem reelle initiativer der styrker den enkelte landmands tro på at der også er afsætning for de økologiske produkter i årene fremover

vores aftalepartnere i fødevare og landbrugspakken styrker vi økologiens konkurrencedygtighed ved at fjerne barrierer i forhold til hele markedskæden og fokusere økologiindsatsen på

fair produktionsvilkår ny forskning og øget afsætning og eksport helt konkret afsætter vi halvfems million kroner i perioden

seksten til atten til at hjælpe landmænd som går med tanker om at lægge deres produktion om til økologi med at få et omlægningstjek af deres bedrift og til at styrke den fortsatte afsætningssikkerhed ved at fremme den indenlandske afsætning og eksport derudover har vi i perioden to tusind og sytten til tyve afsat mere end en milliard til økologisk arealtilskud og omlægningstilskud det vil kunne finansiere rundt regnet tohundrede og attentusind

og hvis der skulle være en større søgning har vi aftalt at prioritere yderligere midler svarende til

såkaldt optimistiske skøn på udviklingen i det økologiske areal

dermed har regeringen anvist finansiering til et større økologisk areal end nogen sinde før til styrkelse af den økologiske sektor på den lidt længere bane nedsætter vi et økologisk erhvervsteam med ressourcepersoner fra erhvervet der inden udgangen af i år og frem i det nye år skal komme med konkrete anbefalinger til hvordan en konkurrencedygtig og markedsdreven vækst i økologien kan understøttes inden for områderne afsætning eksport råvaregrundlag og innovation det bliver altså et arbejde der

ind i første kvartal af to tusind og sytten herudover gennemfører vi nabotjek af hvordan økologireglerne er udmøntet i andre eu lande blandt andet er vores økologiske frugt og bærproduktion nødlidende og udvikler sig ikke i takt med efterspørgslen fra markedet for eksempel er de danske økologiske æbler udsolgt på ganske få uger derfor ser vi på hvordan rammevilkårene er i de andre lande flere vigtige produktioner som for eksempel frugt og bær væksthusgrønsager samt biavl fylder ikke ret meget rent arealmæssigt sammenlignet med for eksempel økologisk mælkeproduktion hvor der skal være store græsarealer som dyrene kan komme ud på derfor risikerer man med en enøjet målsætning om et givent

antal hektar at undlade at understøtte eller i værste fald bortprioritere vigtige økologiske produktioner som ikke er særlig arealtunge

at omlægge til økologi og at det kræver en stor sikkerhed osv

på den baggrund og også af hensyn til det erhverv der lige nu pejler efter at omlægge og mælkebønderne tjener penge på det og

bør følges op med den sikkerhed det er at politikerne siger at den her vej vil vi faktisk gerne gå

det er det vi har signaleret med fødevare og landbrugspakken og det er det vi har signaleret med det vækstteam for erhvervet som vi nu har nedsat og som skal komme med anbefalinger

køber de varer der produceres så kan vi have nok så mange initiativer uden det nytter noget det er derfor regeringen

har fungeret som et pejlemærke hvad

i venstres overbevisning der er så vigtigt at man skal nedlægge noget der har været en stor succes

og som de nu begræder er forsvundet hvorfor er det man vælger den prioritering fra venstres side og vil der komme en anden type målsætning som erhvervet så kan pejle efter når nu de ikke kan få den økologimålsætning som de

at have en målsætning hvis ikke man kan indfri den og det tror jeg

alle i erhvervet kan forstå

ikke fordi vi har sat en målsætning i to tusind og ti

at

ikke bare er antallet af de to partiers mandater der er faldet de grønne ambitioner er desværre faldet i takt med mandaterne i to tusind og ni introducerede vk regeringen en målsætning om at danmark i to tusind og tyve skulle fordoble det økologiske areal i forhold til to tusind og syv en ganske ambitiøs målsætning som vi kunne være stolte af efter folketingsvalget i to tusind og femten skulle der desværre ikke gå så mange måneder før den daværende miljø og fødevareminister eva kjer hansen smed den målsætning som venstre selv indførte i to tusind og ni over bord dermed sendte regeringen et klart signal dagene hvor venstre havde mål for økologien var talte og de grønne ambitioner var forsvundet beslutningsforslaget som vi behandler behandler her i dag er fremsat af enhedslisten og med

ønsker enhedslisten i al sin enkelthed at at målsætningen om en fordobling af det økologiske areal i to tusind og tyve i forhold til to tusind og syv genintroduceres og lad mig bare sige med det samme at det det er noget som socialdemokraterne bakker op om socialdemokraterne ønsker et mangfoldigt landbrug hvor der både er plads til konventionelt landbrug og hvor vi gør en stor indsats for at fremme økologien og sætte skub i omlægningen til økologisk landbrug

ud fra et dyrevelfærdsaspekt er økologi en reel

den økologiske efterspørgsel er høj mælkebønderne tjener gode penge så også økonomisk er det en god gevinst derfor er det vigtigt med en ambitiøs målsætning der kan bruges som løftestang for udvidelsen af det økologiske

danmark vil økologien

en forventning om en årlig stigning i eksporten på ti procent der bliver købt flere økologiske varer end nogen sinde før og vi skal kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og udnytte vækstpotentialet derfor skal vi have ambitiøse målsætninger da socialdemokraterne sad i regering vedtog vi en økologiplan for hele danmark i et forsøg på at realisere målsætningen desværre har regeringen taget livtag med store dele af planen og er godt i gang med at begrave den ved siden af målsætningen om en fordobling af det økologiske areal det er brandærgerligt særlig i lyset af at landbrug fødevarer som er blevet fremhævet her i debatten faktisk tror på at målsætningen er realistisk det giver simpelt hen ikke mening for mig at regeringen i dette tilfælde ikke vil lytte til erhvervet for mig virker det som om

regeringen bare ikke vil grønne initiativer uanset om erhvervet er med eller ej den logik kommer jeg aldrig til at forstå jeg ser i virkeligheden sådan en win win situation

det her og

nogle situationer byder sig mener jeg de skal udnyttes når selv dansk folkeparti undrer sig over at regeringen aflyste den grønne økologiske målsætning burde det give anledning til ekstra overvejelse hos regeringen

ordfører er jo den næste i rækken at dansk folkeparti vil stå fast på bekymringen og forundringen over at regeringen vil slække på ambitionsniveauet det det husker jeg at den tidligere ordfører for dansk

var ganske unødvendigt så på den baggrund kan socialdemokraterne altså støtte beslutningsforslaget og vi håber at folketinget vil stå sammen om at bringe målsætningen tilbage på bordet sådan at danmark fortsat kan trække i den grønne førertrøje

nå det mål man egentlig gerne ville

argumentation så når nu

har en mulighed for at samle flertal for

er stigende efterspørgsel i udlandet eksporten er i

vi ambitiøse økologimål

beklager sig over det undrer sig over det og synes det er besynderligt og man måske nu har mulighed for

benytter man sig så ikke af den

vide hvad i politikere vil også et stykke tid frem

kan vi bedre indrette os efter det

i alle mulige andre henseender siger

det er vi gør

skrotte en målsætning end ikke at nå helt i i mål

så ved erhvervet også

tit spørger vi sådan hen over nogle valgperioder

altså bare et par måneder tilbage hvad er det der har ændret sig i dansk folkepartis politik siden

fordi man kan afgøre flertallet her på tinge

i aften så jeg kunne måske også vende det om og så stille mit spørgsmål lidt omvendt

indføre den her ambition igen

som gør at man så kan nå målet der vil jeg da godt spørge om om ordføreren kender til den her satsning som

der var endnu større og lavede en satsning og

i øvrigt ved den satsning

øget efterspørgslen endnu mere altså den vekselvirkning der er imellem udbud og efterspørgsel kan man faktisk gå ind og og

at den meget godt afspejler hvordan man faktisk kan gå ind og stimulere markedet hvis der er behov for

er forbrugerne der bestemmer hvad der skal i indkøbskurven flere og flere efterspørger økologi og derfor er det også vigtigt at vi understøtter økologiske producenter i at møde de ændrede behov samtidig må vi sige at der er sket meget i den danske fødevaresektor over de senere år de fleste ved at

udfordret og dansk landbrug har ikke brug for at blive bundet

en kvantitativ målsætning i stedet har vi i venstre fokus på at fjerne barrierer

der er nok at tage fat på vi er allerede trukket i arbejdstøjet med vores fødevare og landbrugspakke og vi vil fortsætte arbejdet

også i fremtiden kan have en stærk fødevaresektor tiden er ikke til luftige målsætninger for

tiden er til bedre rammevilkår som gør en reel forskel for økologerne og vi ser på fjernelse af barrierer for økologisk produktion eksempelvis ved ensretning af

fastholder vi ambitionen om at fremme økologiomlægningen så det økologiske areal og produktionen kan vokse frem mod to tusind og tyve i stedet for at lægge os fast på bestemte tal for bestemte år fokuserer vi på hvordan man kan skabe de bedste rammer for økologien på baggrund af disse forhold

at tjene på økologi og den økologiske omstilling

der kan få venstre til at skifte mening eller er det en selvstændig værdi og et selvstændigt mål at der aldrig skal komme

om at der kommer en målsætning at man politisk sætter nogle pejlemærker og viser at man har nogle ambitioner på en del af erhvervets vegne

at venstre kunne skifte mening og få lyst til at sætte en

en økologimålsætning med med esben lunde larsen som miljø og fødevareminister

her situation økologerne nogle muligheder og så er det forbrugerne der bestemmer hvad der skal i indkøbskurven og meldingen fra

forkert at have en en målsætning sådan som venstre har haft det

kan på markedsvilkår og i venstre vil

med til at give mulighederne for at de kan opfylde det og derfor

fokus på at fjerne barrierer give muligheder for omlægning

er vigtigere end at have fokus på et bestemt

vi støtter jo fordi vi har besluttet

har en politisk interesse i hvad det er vi får for ti milliard

have et understøttet landbrug bruger vi pengene på

en fødevaresektor men eu har jo taget skridt til det ligger i den sidste eu aftale at man

begynde at sænke landbrugsstøtten lidt og der er forskellige omlægningsmuligheder for så vidt angår det med målsætningsprocenter

har man jo heller ikke målsætninger for

der skal produceres inden for de forskellige dele

man kan jo sige at

naturligt nok

i sf og og i venstre jeg er venstremand og liberal så jeg synes jeg vil være med til at give nogle muligheder for at man kan producere gode sunde kvalitetsfødevarer som opfylder de kvalitetskrav som vi har her i danmark og så ligesom sige til producenterne bare gå til den og sælg det der kan sælges på markedsvilkår

miljø og fødevarer i liberal alliance

en stor og stærk økologisk produktion i danmark som

jeg også sagde tidligere i dag i

et moderne redskab når jeg kigger ud i verden det er en kikkert

kigger på det danske landbrug som

håber jeg at det kan fremover også jeg håber faktisk at den økologiske del kan blive styrket men i liberal

ønsker vi ikke den type målsætning som der er tale om her i beslutningsforslaget vi ønsker at den økologiske produktion skal øges via

så ønsker vi i øvrigt heller ikke som også venstres ordfører

en teoretisk mulighed for at man reelt set med den udvikling der allerede er i gang kan

er også i i fødevare og landbrugspakkesammenhæng som

er der også allerede på nuværende tidspunkt reserveret kanaler til yderligere støtte til at udbygge det økologiske areal så med de ord vil jeg sige at liberal alliance går ind for forbrugerdrevet økologi

og vi håber på at den danske økologiske sektor måske endda også kan komme til at bidrage

kræver

et politisk mål er med til at hjælpe dem og når der er så god økonomi ønsker erhvervet faktisk

omstilling og så have en politisk målsætning der er ikke nogen modsætning der

de selvfølgelig have en mulighed for at købe dem og

og så hele tiden løbende justerer på hvad det er for virkemidler der skal til for at man når sine mål

de mål man sætter sig og og det er jo netop derfor at vi

skal vi jo selvfølgelig sætte os nogle delmål og det her er et passende minimumsmål

vil sikre at hvis vi ser en tøven i markedet

for eksempel om et par år eller eller på et

tidspunkt se en tøven i markedet så er det det er vigtigt

der skal til for at man når målet

at betale en meget meget stor gæld tilbage som man har bygget op

finanskrisen i radikale venstre synes vi det havde været klogt at benytte den her fødevare og landbrugspakke som varer

og fødevareerhvervet flyttet hen

forhold til miljø og klima partierne bag landbrugs og fødevarepakken vil

sige ja det er lige præcis det vi har gjort

skyde miljø og klimaregningen tre år ud i fremtiden for det der er sagen er at den her massive landbrugsstøtte som landbruget får halvtreds milliard

er bundet op på et krav om at man skal beskytte miljø natur og klima mere for hver dag der går så det man faktisk har gjort er bare at skyde regningen ud i fremtiden det hedder målrettet regulering men det kommer til at blive danmarkshistoriens største miljø og klimaindgreb over for landbruget det er der bare ikke nogen der har forstået endnu derfor synes vi det havde været klogt for eksempel at fokusere mere på økologi i den her fødevare og landbrugspakke hvor man prøver

landbruget flyttet over på nogle produktionsformer som giver flere indtægter vi kan se at markedet eksploderer efterspørgslen eksploderer så det havde været klogt at bruge penge på at flytte landbruget mere over mod økologi

forurener det mindre så det lever op til de målsætninger og de krav der bliver stillet sammen med den massive statsstøtte fra eu derfor synes vi det havde været en god idé at fastholde den her målsætning i debatten her bliver en målsætning stillet op imod det at det skal være markedsdrevet

understøtte netop en markedsdrevet udvikling af økologi

forskning udvikling markedsudvikling og alle mulige andre tiltag som netop gjorde at det her skete på markedsvilkår og så ja en del støtte til de landmænd som vil omlægge til den her produktionsform derfor støtter vi selvfølgelig enhedslistens

forslag det er vores politik i de forhandlinger vi har været igennem men også da vi sad i regering

fordoble det økologiske areal

til at tage en ungdomsuddannelse

selvfølgelig skal man jo helst også følge det op med noget politisk vilje og noget noget finansiering men først og fremmest er en målsætning jo et redskab til at vise at det er den vej man vil gå det er det man viser dem der er uden for christiansborg altså alle interessenterne

så skaber man nogle rammevilkår noget forudsigelighed og noget stabilitet og det er det som rigtig mange efterspørger

rigtig rigtig ærgerligt at at regeringen

danmark har en styrkeposition hvor vi tjener

på naturområdet på miljøområdet på klimaområdet og inden for dyrevelfærd jeg har

flere specielt venstres ordfører sige heroppe at det hele skal være drevet af

et statsstøttet landbrug i danmark fordi

vi synes det er vigtigt så har vi nogle politiske

hvordan det skal reguleres hvordan det skal se ud hvor meget økologi der skal være og hvor meget forurening man synes er acceptabelt

ikke skal være en eneste statsstøttet krone til

så ville vi ikke have et dansk landbrug så alle er enige om at understøtte det fordi det er vigtigt for os at have en fødevareproduktion

ikke mening at tale om markedsudvikling det bizarre er jo bare at det lige præcis er på økologiområdet at der har været en markedsudvikling der har været en markedsdrevet udvikling og forbrugerne har efterspurgt det men det har de jo gjort fordi der har været noget ro om

at det her er en vej vi gerne vil gå

vej vi gerne vil gå og det

giver tryghed for erhvervet og for organisationerne

det er faktisk rart at i kan vise

zigzagkurs er noget af det der er allersværest for os at forholde os til

være med på at fastholde den her målsætning

vi føler nok at det vil være lidt

en torpedering af

det samarbejde vi har og man har lavet en landbrugspakke som lægger nogle rammer

kommer vi til at stemme imod det her forslag så det er egentlig mest

for at kunne stå ved de aftaler vi har lavet på området

faktisk

der er en mindre intensiv dyrkning og at det er sundt

er nogle initiativer på vej der ligger også nogle ting i landbrugspakken som gør at

jeg forstår også på ordføreren at man egentlig er meget positiv indstillet over for

at stemme for progressive forslag om en økologimålsætning som jo ikke i sig selv koster

eller hvordan er det lige at man kobler

initiativer for at fremme målsætningen for

den her sag er men jeg ved at den har stor betydning for

i landbrugspakken eller i forligsteksten som gør at man ikke godt som folketing ved siden af pakken kan

som også skal udmøntes undervejs og som kan understøtte

til at forstå det sådan at landbrugspolitikken nu er fredet område for det konservative folkeparti

jeg spørger bare fordi der jo også er en debat om kvælstofreducerende tiltag hvor det konservative folkeparti har flirtet med at lave noget uden om regeringen men det må man så forstå

på trods af det der forsøges at

kunne pege på et eneste initiativ som vi har stemt igennem her

som har været til skade for landbruget men vi er optaget af at vi også tager nogle hensyn til miljøet og vi

der i sin tid indførte målsætningen fordi

man dengang mente at det var rigtig vigtigt i mellemtiden

konstatere at er der noget der er en bragende succes inden for dansk landbrug

det går rigtig rigtig godt for økologiske landmænd over en bred kam økonomien er fornuftig der er generelt sorte tal på bundlinjen også for de økologiske svineproducenter hvorimod deres konventionelle kollegaer har uhyggelig svært ved at tjene penge og har haft det rigtig svært i mange år salget af økologiske fødevarer bliver ved med at slå rekord år efter år danskerne er blandt dem der bruger allerflest penge på økologi og danmark er det land i verden hvor andelen af solgte økologiske fødevarer i detailhandelen er størst

udlandet hvor efterspørgslen efter økologiske fødevarer er i eksplosiv vækst over hele verden er der et stigende ønske

om at få fødevarer der er produceret uden sprøjtegifte og med en større respekt for både dyrevelfærd og natur så vil jeg lige adressere et spørgsmål fra herre carsten bach til den forrige ordfører om natur og biodiversitet i forbindelse med økologi jeg vil nævne at der er et studie som viser at der er tredive procent flere vilde plante og dyrearter på økologisk dyrkede marker end ikkeøkologisk dyrkede marker så der er faktisk en sammenhæng mellem natur og biodiversitet og økologi

til fremtidens landbrug det et landbrug som kan eksistere inden for de rammer og begrænsninger som vores natur og miljø sætter i danmark

miljøet jo er mere sårbart over

for kvælstofforurening hvor naturen er mere sårbar og hvor vi derfor bliver nødt til at have en mere restriktiv miljøregulering hvis der også skal være plads til både natur og et rent miljø der er heldigvis rigtig rigtig mange landmænd

har indset at økologien er vejen frem og som er i fuld gang med at lægge om til fremtidens økologiske produktion der er en massiv stigning i antallet af landmænd der ansøger om at få lov til at få økologitilskud så de kan komme i gang med omlægningen lidt i modsætning til økologiens meget store succes står en anden driftsgren

det er den konventionelle svineproduktion det er en driftsgren

meget meget vanskeligt ved at tjene penge der er røde tal på bundlinjen for rigtig mange producenter og produktionen er forbundet med en lang række problemer der kaster rigtig store omkostninger over på resten af samfundet

omkostninger forbundet med

det stigende antal antibiotikaresistente bakterier

også mennesker der aldrig har været i

det er også forureningen fra svinegyllen

vandløb natur og havmiljø jeg synes det er rigtig ærgerligt at man fra den her regerings side har udarbejdet og vedtaget en landbrugspakke som har som et af de helt centrale mål at øge produktionen af konventionelle svin det gør man ved at hæve harmonikravet ved at ophæve en række

så udbyttet kan stige på landmandens marker og så mener man også at kornet kan blive bedre egnet til foder samtidig har man så droppet et ambitiøst økologimål på trods af

her vi finder den bedste økonomi på trods af at det er her efterspørgslen både nationalt og internationalt er i meget meget kraftig vækst

der er altså slet ikke nogen tvivl om hvilken produktionsgren regeringen sætter allermest ind på at hjælpe og udvikle det er en svineproduktion som ikke tjener penge og

det er jo fordi det bedre kan betale sig at sende levende svin syd for grænsen hvor lønningerne

det er også en produktion som er meget vanskeligt forenelig med

de høje miljøkrav som vi skal have i danmark fordi som jeg nævnte både vores natur og

vandmiljø er mere sårbart end i andre

direktøren fru karen hækkerup har udtalt

økologimål fastholdes fordi det sender et positivt signal til de landmænd der overvejer

jeg citerer nu direktøren fru karen hækkerup at have et ambitiøst mål for den økologiske produktion har været med til at drive økologien fremad og skabe økologisk

det har altså været de høje danske økologimål der har været med til at sikre at vi i danmark

vi også formår at øge eksporten af økologiske varer år efter år

jeg er rigtig glad for den behandling der har været i dag også selv om jeg synes det er ærgerligt at for eksempel det konservative folkeparti ikke støtter forslaget på trods af at man

at socialdemokraterne radikale venstre sf og alternativet støtter forslaget

som et stort miljøproblem blandt andet i form af slid fra bildæk maling skibsmaling og vejstriber og det er måske med god grund den første del af forslaget handler om at indføre et forbud mod produkter der er tilsat mikroplast det der kaldes primær mikroplast så vidt jeg har forstået

er det især brugen i plejeprodukter og brugen til kunstgræsplæner som

sigter mod den type mikroplast udgør omkring elleve procent af de samlede frigivelser til miljøet af mikroplast

udgør under en procent af det der ender i vandmiljøet brugen af mikroplast i plejeprodukter bidrager kun ganske lidt til udledning til vandmiljøet vores beregninger viser at det er nede på nul

når det er sagt er jeg som udgangspunkt enig med forslagsstilleren i at man ikke bør bruge mikroplast hvor der ikke er god grund

derfor har jeg netop bedt kommissionen om at udarbejde et forslag til et forbud mod mikroplast i kosmetikprodukter langt de fleste produkter der kan købes i danmark produceres uden for landets grænser og derfor bør en indsats der retter sig mod produkter der indeholder eller kan frigive frigive mikroplast ske på eu niveau ud af de elleve

som primær mikroplast udgør af den samlede frigivelse til miljøet er gummigranulat den største kilde det kommer blandt andet fra kunstgræsbaner hvor granulatet fra banen ryger ud til arealerne ved siden af her kan det udgøre et lokalt miljøproblem mens kun en mindre del bliver frigivet til vandmiljøet gummigranulaten er lavet af kasserede bildæk og brugen til kunstgræsplæner og lignende nedsætter derfor den mængde udtjente dæk som ellers ville skulle deponeres eller afbrændes regeringen tager hånd om problemet med gummigranulat

i gang med at lave en vejledning om hvordan man håndterer kunstgræsplæner fra de anlægges til de bliver til affald problemet med at begrænse spredning af mikroplast omfattes af denne vejledning med hensyn til forslagets anden del der sigter på at forhindre spredning af den sekundære mikroplast altså mikroplast der dannes ved slid af produkter

derfor arbejder danmark sammen med nabolandene blandt andet inden for de regionale havkonventioner for nordsøen atlanten og østersøen om at begrænse marint affald eu kommissionen har annonceret at de som en del af deres handlingsplan for den cirkulære økonomi vil udarbejde en plaststrategi i to tusind og sytten strategien skal tage højde for de problemer som plast forårsager gennem hele plastens livscyklus fra dansk side vil vi selvfølgelig bidrage til udvikling af strategien og vi arbejder for at strategien kommer til at omfatte initiativer til at begrænse forureningen med mikroplast det kunne i den forbindelse være oplagt at diskutere om der kunne udvikles standarder for frigivelse af mikroplast fra produkter eller materialer her nytter det ikke med nationale initiativer

for eksempel brug af mikroplast i kosmetik gør vi det på de områder hvor der stadig væk mangler en masse viden sætter vi gang i undersøgelser og teknologiudvikling jeg mener det er vigtigt at sætte ind på det rigtige niveau og når det drejer sig om grænseoverskridende problemstillinger og begrænsning i mulighederne for salg af produkter

derfor kan regeringen ikke støtte

om at der er mikroplast i de fisk vi spiser som endda kan binde farlige stoffer der er mikroplast i honning og alle mulige andre

forbyde det ét sted jeg er enig med ministeren i at det er begrænset

indstillet på at hvis det ikke lykkes i eu regi så går vi

produceres eksporteres og når størstedelen af det vi rammes af

kvittere for den anden del af det som ordføreren sagde

de undersøgelser vi får frem vil vi naturligvis følge til dørs og

også løfte i eu regi det er klart at den nye viden vi vi får på baggrund af de her undersøgelser

brede ud i et eu perspektiv men det er altså

det her op på eu plan tidligere fik vi et svar til folketinget der viste at danmark ikke var blandt de lande der

frem i bussen men vi har jo tidligere set at nationale forbud har været med til at presse kommissionen det er ministeren vel

eu forbud forslaget pålægger også regeringen at udvikle en strategi for en indsats mod øvrig mikroplast kampen mod skadelige stoffer

ligger os i socialdemokratiet meget på sinde i danmark har vi satset massivt på forskningen inden for hele det her område og vi har en stor viden og ekspertise på området derfor skal danmark selvfølgelig også gå forrest i kampen mod skadelige stoffer den danske befolkning udsættes for påvirkning af mikroplast mange steder fra blandt andet gennem plejeprodukter tøj møbler maling tæpper og endda også

hverdagsting selv om der er tale om ganske små plaststykker

de alligevel gøre stor skade på miljøet dyr og menneskers sundhed vi kender ikke de fulde konsekvenser af hvad mikroplast gør ved naturen og mennesker men alligevel mener vi at der er god grund til at øge indsatsen på området i usa har

for nylig indført et forbud mod mikroplast i plejeprodukter hvilket blot bekræfter at der bør gøres noget også i eu det er helt oplagt at vi går samme vej som usa forbuddet i usa må kunne bruges som løftestang til at få et eu forbud mod mikroplast i plejeprodukter igennem hurtigt når det er på plads

bør eu også se på at lave en mere overordnet og samlet plaststrategi som håndterer mikroplast i bredere forstand men plejeprodukterne er et godt sted at starte socialdemokraterne bakker op om et eu forbud mod brugen af mikroplast og vi mener at eu med det samme bør komme ud af starthullerne og følge efter usa og forbyde brug af mikroplast i plejeprodukter vi ser meget gerne at ministeren tager kontakt til kommissionen og sine europæiske kollegaer med en opfordring til at fremsætte forslag til

af brugen af mikroplast i kosmetiske plejeprodukter og gerne hurtigst muligt og jeg vil så gerne kvittere for at ministeren allerede har sat det i værk og jeg går ud fra at det ligger i sagens natur at folketinget løbende bliver orienteret om hvordan

de her sonderinger bærer frugt det vil give et godt grundlag for en en hjemlig national debat det er vores klare holdning at vi skal forfølge det internationale spor

kan fordi det er vores overbevisning at det batter mest de danske forbrugere er bedst beskyttede med en fælles eu regulering det gælder for forbuddet mod mikroplast ligesom for mange andre skadelige stoffer i vores hverdag derfor mener vi heller ikke at vi skal indføre danske særregler eller nationale forbud

godt støtte op om at der skabes et solidt grundlag for en strategi for en indsats mod mikroplast men samlet set

udsættes den danske befolkning for påvirkning

mikroplast fra mange forskellige kilder og det har negative sundhedsmæssige konsekvenser den første del af beslutningsforslaget

at danmark indfører et nationalt forbud mod mikroplast i plejeprodukter og produkter i øvrigt der er tilsat mikroplast problemet

at langt de fleste forbrugerprodukter der markedsføres og forbruges i danmark bliver produceret i udlandet derfor vil et nationalt forbud mod salg af produkter tilsat mikroplast have negative konsekvenser for danske importører derudover er kosmetikbranchen i eu

i gang med at udfase anvendelsen af mikroplast i kosmetik og bidraget af mikroplast fra kosmetik til udledning i vandløb er særdeles begrænset venstre giver dog enhedslisten ret i at

plast ikke hører hjemme i vores natur og forbrugerprodukter og derfor bør regeringen presse på for en eu regulering imod mikroplast i plejeprodukter den anden del af beslutningsforslaget foreslår

standarder for frigivelse af mikroplast fra produkter og materialer bør de derfor som minimum fastsættes på eu niveau for nogle typer af produkter for eksempel tekstiler er det vanskeligt at fastsætte krav selv om venstre er enig med

at begrænsningen af mikroplast er en vigtig problemstilling stemmer venstre imod forslaget blandt andet med henvisning til at det skal løses på

eu og internationalt niveau og at der allerede er igangsat initiativer samt at problemstillingen også vil blive behandlet i

plaststrategi som kommissionen vil udarbejde som led i handlingsplanen for cirkulær økonomi

også hilse fra dansk folkeparti

i i usa når

et slag i luften hvis det var vi lavede et nationalt

det skal have nogen reel virkning

mod farlige stoffer som også kunne være

skubbe kommissionen i den rigtige retning det bliver lynhurtigt sådan at man henviser til eu og at det bliver undskyldningen

en mulighed om ganske kort tid igen når sfs stort set identiske beslutningsforslag skal behandles

meget relevant emne det er jeg egentlig enig med flere af de ordførere der allerede har været på talerstolen i

og man kan jo synes det kan være en lille smule ubehageligt

små stykker plastik i

af plejeprodukter og andet så vi bifalder selvfølgelig initiativet

at sætte fokus på den her

vi mener bestemt ikke i liberal alliance at plastaffald hører hjemme i naturen

hvert fald i nogle sammenhænge måske endda i langt de fleste sammenhænge kan

form for ressource i vores samfund hvis man ellers kan få indsamlet plastaffaldet igen derfor er vi

et arbejde hen imod en plaststrategi i forbindelse med arbejdet med den cirkulære økonomi og igen med et halvt øre

omtale den danske regerings indsats i den forbindelse og det at regeringen har involveret sig i arbejdet og ønsker at der kommer en styrket europæisk

frem for en national handleplan

i deres produkter og jeg er jo rigtig glad for at der på den måde allerede nu frivilligt i industrien

en udvikling miljøstyrelsen

for et års tid siden eller noget tilsvarende omkring fordelingen af mikroplast i vores miljø og så vidt jeg husker

der kommer fra de her plejeprodukter hvorimod det

slitage fra bildæk maling og og andet vist op imod halvfjerds procent fra bildæk der er tilfældet

derfor synes jeg jo det er væsentligt at vi får sat ind der hvor effekten

egentlig også at den indsats som regeringen

jeg forstår på ministeren allerede er i gang med kan føre til en indsats på eu niveau som måske kan matche

indsats som usa allerede

været foregangsland for

til at sige at liberal alliance faktisk ikke støtter beslutningsforslaget men

og bifalder det arbejde som regeringen

enorme øer af plastik ude i verdenshavene altså ikke små øer men øer på størrelse med ja da jeg først hørte om det snakkede man om

nu snakker man om øer på størrelse med frankrig

derfor er det supervigtigt at vi tager det alvorligt og og

som vi jo er rigtig gode til i danmark og netop går foran og derfor støtter vi det her

fra enhedslisten vi mener det giver god mening at gå foran og tage fat i det helt konkrete der handler om

som det første men også går i gang med en lidt bredere indsats og arbejder med en strategi for hvordan vi kommer den her bredere problemstilling til livs så

ikke en ø man sådan kan træde ud fra et skib og gå på det er en ø

man kan kigge ud over og se at

man skal forstå de her øer

de her effekter på dyrelivet som fugle der optager plasten og og dør af det i sidste

den samlede masse af mikroplast og

svarer til jeg tror det er syv hundrede gange danmarks

også adskillige marinebiologer der har skrevet mange kronikker

mytedannelser jeg tror det er fastslået

ikke skal bruge mere krudt på det det håber jeg også

et forbud det vil være meget svært for et

ud over det vil en beslutning i eu også betyde at man får bekæmpet bekæmpet de her affaldsstoffer i hele europa og ikke kun i danmark

siger vi nej til beslutningsforslaget men vil rigtig gerne støtte op om regeringens indsats som lyder

diskutere og blive ved med at holde fast i i fremtiden hvis man har beskæftiget sig med miljø i mange år

ved man jo at der opstår nye miljøproblemer gradvis og der er ingen tvivl om at plastikforurening og mikroplastforurening er et af de helt store miljøproblemer vi står over for nu både i forhold til den her kæmpestore plastiksuppe eller de plastikøer eller

udvalget kunne rejse ud og se så vi får syn for sagen selv men også

den stigende mængde mikroplast som optages i fødekæden og som kan bære farlige kemikalier og som i sidste ende risikerer at ende i toppen af fødekæden hvilket jo er i vores egne

en sammenhæng mellem de her store plastikøer og så mikroplasten

plasten nedbrydes jo gradvis så den plastikforurening med store plastikstykker som formentlig

er i stillehavet og andre steder bliver altså også til mikroplast på et tidspunkt forslaget her

som enhedslisten har fremsat er blevet ekstra aktualiseret af en undersøgelse der blev offentliggjort i sidste uge af

dtu aqua hvor man havde undersøgt fire hundrede sild og torsk og hvor biologerne fandt små plastikfibre i hver femte

meget alvorligt problem også fordi det er hvis vi først får det i vores egne kroppe

det meget svært at udskille det vil sige at det ophobes i kroppen og det

mistænkt for at medføre celledød infektioner eller andre typer immunkrævende tilstande så både af hensyn til miljøet men sandelig også af hensyn til

område som skal prioriteres det er et område som vi

fokus på her i folketinget i forhold til jævnligt at diskutere hvad vi kan stille op med det og hvad vi kan gøre

fra dansk side og i den sammenhæng synes jeg er rigtig positivt at miljøministeren meldte ud at man

set allerede er i gang som jeg også nævnte i mit spørgsmål til ministeren

jo ikke så længe siden at folketinget har fået et svar om at danmark ikke var blandt de lande der i eu tog den her problemstilling op og det er man så nu og det synes jeg er

rigtig positivt man kan gøre forskellige ting man kan både og det er måske det mest oplagte at starte med at gøre

fjerne mikroperler der hvor de er tilsat for eksempel

kosmetiske produkter og hvor det overhovedet ikke er nødvendigt det er et sted man kan sætte ind her og nu

er det der i statistikken fylder langt mest er alt det som kommer fra slitage for eksempel af kunstgræs eller skosåler eller bildæk og andre

mere vanskeligt at komme til livs fordi man ikke lige fra den ene dag til den anden kan erstatte den type anvendelser med noget andet

jo også derfor vi er nødt til at have en mere åben tilgang

for de forskellige kilder og hvordan vi kan blive bedre til at rense på renseanlæggene så vi kan fjerne mikroplasten og undgå

miljøet helt overordnet set

meget positiv tilgang til beslutningsforslaget jeg ser frem til at vi i udvalgsarbejdet kan blive endnu klogere på

den globale plastikforurening og dens konsekvenser og

diskutere et endnu mere vidtrækkende forslag og

set kun det er rigtig godt at vi i folketinget jævnligt drøfter et af vor tids nok

men der er store praktiske problemer ved det

lave et forbud mod produkter med mikroplast fordi der er så mange produkter

bør løses på europæisk plan for

jeg kan forsikre om at det er et problem som vi også tager

vi synes det er et af verdens helt store miljøproblemer og det er rigtig godt at der kommer noget mere fokus på det i de år her og det skal man også se forslaget